anmeldelser justitsministeren lovforslag nummer hundrede og tre og tres lars dohn og rosa lund beslutningsforslag nummer b en og firs titlerne på de

sager vil fremgå af folketingstidende

jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra c hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem

første stedfortræder for javnaðarflokkurin aksel v johannesen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget

tusind og tolv i anledning af sjúrður

er tilfældet går vi til afstemning

og vi går til afstemning

forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v halvtreds af troels ravn lotte rod lisbeth bech poulsen og rosa lund

ni og halvtreds imod stemte tre og tyve

herefter er forslag til vedtagelse nummer v ni og fyrre af marie krarup og nummer v en og halvtreds af mai henriksen

der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og halvtreds af ole hækkerup jeppe mikkelsen holger k nielsen og pernille skipper

otte og halvtreds imod stemte

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v to og halvtreds af karsten lauritzen peter skaarup

en tilbagerulning af en lov som egentlig slet ikke har fået lov

pludselig har et meget meget spinkelt flertal så ruller man altså noget tilbage som man ikke brød sig om at den tidligere regering lavede

man også havde en taxabevilling det ruller man tilbage

altså igen kvit og frit køre rundt

arbejde og det vil have stor betydning specielt i udkantsdanmark det er bare at skubbe yderligere

med den tidligere lovgivning det var netop for

under påskud af

værste nonsens jeg har hørt

hvis kommunerne mener at de får en ekstraudgift på tre hundrede million

tjent styrtende med penge alle de foregående år og mig bekendt har kommuner og regioner ikke betalt nogen penge tilbage til staten så det her såkaldte dut krav er fuldstændig udokumenteret

bund og grund bare en dårlig undskyldning for at regeringen og enhedslisten nu

rulle den her lov tilbage som har virket i ganske få måneder

har et reelt grundlag at vurdere

har haft en effekt i forhold til taxabranchen og deres muligheder for at overleve

de tyndtbefolkede områder af danmark man burde

selv er kommet til enighed om nemlig at

et indretningskrav til de her biler som kan ligge og køre

regional kørsel for trafikselskaberne men ikke engang det vil regeringen selv om det var det branchen selv ville

man blev tøsefornærmet i den forrige samling og

med djævelens vold og magt rulle det tilbage for ret vil man have uanset om det så er til stor skade

vil herre christian juhl gerne udtale sig ja herre christian juhl som

sin ferie men vi har ikke kunnet komme igennem endnu jeg kunne jo appellere til

medlemmer om så lige at tænke sig om en gang til

handler om en meget bureaukratisk ordning med at arbejderne selv skal stille med en lægeerklæring forlods hvis de er syge det er et brud med tidligere praksis og derfor vil jeg opfordre til at vi piller det ud af loven

at det er vores opfattelse at loven er i strid med eu reglerne

fire ud af de fem uger den den første uge er på egen risiko og det er ikke meningen med de her regler det er meningen at ferien hvor lang den så måtte være i de enkelte lande

derfor har vi spurgt ministeriet om de vil bede eu om

det her er i strid med reglerne

der findes jo ikke nogen objektiv forklaring på hvorfor pokker

ikke skulle være dækket i hele ferien i øvrigt har jeg lidt svært ved at koncentrere mig da der er temmelig mange der snakker samtidig med mig jeg ved ikke om det er helt ok

vi ønsker at få tilbage er at der er utrolig mange uklarheder i

uklarheder om

arbejdstagere og lønmodtagere skal agere i forbindelse med

sygdom under ferie hvor syg skal man være skal man rejse hjem fra ferie nej det skal man ikke man kan få en læge i

ret til at genoptage arbejdet når man er rask igen og så udskyde ferien selv om virksomheden har lukket

hen så mange uklarheder der er også uklarheder

sygedage sammen i løbet af de fem uger

man få noget erstatningsferie der er simpelt hen så mange uklarheder

at man skal træffe den beslutning og

til rådighed for at besvare de spørgsmål der måtte være

også gerne afvise den påstand jeg har hørt fra enhedslistens

ikke skulle være foreneligt med det eu direktiv der ligger til grund og de

eu spørgsmål der ligger til grund for det her lovforslag altså vi er

set i gang med at implementere eu stof i

den lovgivning som vi andenbehandler her jeg synes at vi har fundet den rette balance med lovforslaget her sådan at lønmodtagere

at vi skal sikre i dansk lovgivning det gør vi herved men jeg synes samtidig også at det er helt fornuftigt at man selvfølgelig skal kunne dokumentere at man rent faktisk er syg

det er den balance vi har ønsket

med lovforslaget her og det synes jeg er er lykkedes

er fire ugers erstatningsferie og da den danske ferielovgivning foreskriver at man som lønmodtager i danmark har ret til fem uger har vi fundet det helt fornuftigt at de første fem dage skal afholdes

en betydelig forbedring for danske lønmodtagere for det vil

være sådan i fremtiden at bliver man syg mens man afholder ferie og ikke kan afholde ferie på grund af sygdom får man ret til erstatningsferie

den ret har man ikke haft tidligere samtidig synes jeg at det er vigtigt at holde fast i at man selvfølgelig skal kunne dokumentere at man rent faktisk er og har været syg sådan at arbejdsgiveren ikke har unødvendige omkostninger så alt i alt mener jeg at balancen er opretholdt i forslaget jeg vil gerne slå fast at vi mener at det selvfølgelig er

er meget klart men jeg synes selvfølgelig samtidig at det er fornuftigt at man tager forslaget tilbage i udvalget så eventuelt nye

for stemte syv imod stemte otte og halvfems

forkastet herefter er ændringsforslag nummer to stillet af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af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

ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget

hvis man ønsker at udtale sig om andre ting

bedes man gå uden for

at udtale sig om lovforslaget

dette lovforslag indeholder en række etiske problemstillinger som betyder at venstres gruppemedlemmer er fritstillet i denne sag langt hovedparten af venstres gruppe

og så er der en række medlemmer som ikke vil kunne stemme for lovforslaget ved den endelige vedtagelse l en hundrede og otte og tredive indeholder forslag til ændringer i tre love og jeg vil lægge ud med at gennemgå nogle af de forskellige forslag til ændringer i loven om kunstig befrugtning for det første vil l en hundrede og otte og tredive udvide lovens anvendelsesområde loven gælder i dag kun for behandlinger udført af læger og nu bliver det foreslået at den skal gælde for behandlinger udført af enhver sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar

foreslået at den skal gælde for vævscentres virksomhed for så vidt angår ydelser der vedrører kunstig befrugtning i forbindelse med behandling diagnostik og forskning med videre for det andet bliver det foreslået at ophæve anonymiteten ved æg og sæddonation donor og modtager får i stedet valgfrihed den her del af forslaget indebærer at donoren tager stilling til om der skal være tale om anonym donation krydsdonation eller ikkeanonym donation samtidig skal den enlige kvinde eller parret tage stilling til om der skal anvendes en anonym eller en ikkeanonym donor for det tredje er det en del af forslaget at tillade krydsdonation og det betyder at en kvinde får ret til at få et æg fra en ægpulje hvis hun medbringer en donor som samtidig donerer et æg anonymt til puljen

forbuddet mod at sende ubefrugtede og befrugtede æg fra danmark til udlandet

om destruktion af ægtefælles eller samlevers opbevarede sæd i tilfælde af mandens død det var lidt om ændringerne i lov om kunstig befrugtning ændringerne i børneloven og adoptionsloven vil jeg ikke komme nærmere ind på her

lige nævne at de hovedsaglig bliver foreslået som følge af ændringerne i loven om kunstig befrugtning og det betyder

faderskabet til et barn fastsættes på samme måde uanset

eller en anden sundhedsperson og så ændres adoptionsloven tilsvarende til at adoption af registreret partners barn fra fødslen følger reglerne i børneloven om fastslåelse af faderskab

dækker er meget omfattende og inddrager en masse etiske aspekter det kan man blandt andet læse i de mange mange høringssvar vi har fået og der er gode argumenter både for og imod de forskellige ændringer et stort flertal i venstres gruppe har valgt at støtte l en hundrede og otte og tredive

de ufrivilligt barnløse og deres donorer mere frihed og flere valgmuligheder samtidig er det også et meget væsentligt aspekt i hele debatten at vi tager hensyn til børnenes ve og vel her til sidst

lige nævne nogle eksempler på fordele ved forslaget med valgfriheden i forhold til anonymitet kan vi imødekomme donorers individuelle overvejelser og samtidig kan vi tage hensyn til

eller parrets ønsker

så er det forhåbningen at de nye regler kan skabe bedre muligheder for flere ægdonationer og så er der muligheden for at opbevare sæden i tilfælde af ægtefællens eller samleverens død her kunne man for eksempel forestille sig en kræftsyg mand og hans kone der ønsker sig et barn efter mandens død

man kan dog diskutere hvor stor betydning en vedtagelse af

vil få for de barnløse og donorerne det er jo sådan at der allerede i dag er en lang række muligheder i privat regi og det

nuværende lovgivning uden for lovens anvendelsesområde men i venstre ser vi frem til det kommende udvalgsarbejde og vi har også bedt om en teknisk gennemgang fordi det her lovforslag indeholder rigtig mange både tekniske og etiske dilemmaer som vi gerne vil arbejde yderligere med

der snart noget det biologiske ur tikker det

sådanne kommentarer

finde på en undskyldning hver gang emnet dukker op hvis man altså ikke lige tænker at man skal dele hele sit privatliv med en fremmed en svigermor eller andre i sin omgangskreds heldigvis er det i dag med forskningen

forfinelsen af medicin og teknologi i stigende grad blevet muligt at hjælpe barnløse danmark er faktisk et af de lande der ligger helt i top med hensyn til forskning inden for infertilitet og denne forskning foregår på alle offentlige fertilitetsklinikker formålet med denne forskning er at gøre behandlingerne mere effektive og skånsomme i dag er der således

der kommer til verden efter at deres forældre har modtaget behandling enten på en offentlig eller en privat fertilitetsklinik

eller næsten ti procent af en fødselsårgang havde vi ikke mulighed for at hjælpe ufrivilligt barnløse ville vores fødselstal således være markant ringere og de sociale og psykiske problemer der kan være forbundet med at forblive barnløs på den ene eller anden måde man kan

ville formentlig være større

at vi i efteråret fik fjernet den uretfærdige brugerbetaling på fertilitetsbehandling som den tidligere

mener således at det er rimeligt at man kan tilbyde ufrivilligt barnløse hjælp på vores offentlige klinikker inden for de rammer vi nu en gang har vedtaget her i folketinget om at kvinden ikke må være over en vis alder at der ikke må være et fælles barn i hjemmet

prøve et andet sted halvfjerds procent af de barnløse i dag får barn inden for de her rammer og de resterende tredive procent må købe sig til yderligere behandlinger på en privatklinik hvis de fortsat ønsker behandling

sæd fra enten en anonym donor

i socialdemokratiet mener vi at den vigtigste forudsætning for at en familie kan komme godt fra start er at både faderen og moderen er tæt knyttet til barnet og hvis faderen ikke føler sig tryg ved at der ved behandlingen for barnløshed er blevet brugt en ikkeanonym donor så viser forskning at det blandt andet kan være svært for faderen at knytte sig til barnet vi har også set nogle resultater fra sverige

man jo kun tillader kendte donorer og der var det

fald sådan i en overgang at der var rigtig mange forældre

og det var ikke så godt man fulgte så op på

godt tilfredse med at man med det her lovforslag fra regeringens side

sætte sig ned gerne under kyndig vejledning og tage stilling til

skal komme til verden ved hjælp af en anonym donor eller en ikkeanonym donor således at familien også

ægtefælles eller samlevers sæd hvis vedkommende

områder som vi har haft en diskussion

og som i høj grad har trængt til

støtte lovforslaget og vi vil også sige at

villige til at diskutere der er rigtig mange høringssvar

fint at få en teknisk gennemgang for alle partier

det her spørgsmål om hvorvidt vi skal kalde lov om kunstig befrugtning eller en lov om assisteret reproduktion som nogle foreslår det synes jeg også godt at vi kan se på i udvalgsarbejdet tak for ordet

de skønneste oplevelser man kan få her i livet

det man ønsker desværre

sygdom ikke kan få et barn derfor er det glædeligt at vi har en lovgivning herhjemme hvor man kan få hjælp til det her dog har vi set at det kan være svært med netop den anonymitet

det gælder især på ægdonationsområdet hvor der i mange år har været lange ventelister vi har diskuteret emnet her flere gange det er tit oppe at vende i medierne

for etisk og moralsk kan der stilles en mængde spørgsmål

forslaget var allerede til høring for en år siden da den tidligere regering tog det op så derfor har vi haft en grundig debat på mange af områderne vi nåede bare aldrig

allerede dengang talte vi om at forældre skulle have den her mulighed for at vælge hvilken donationsform der var den rigtigste for lige netop deres familie forudsætningen for loven er naturligvis også at sæddonoren og den kvinde eller det par der bliver behandlet med kunstig befrugtning giver deres samtykke til den valgte donationsform

men for os i dansk folkeparti ville det mest optimale

kendte deres ophav

er de kommer fra

de gener som de har hvis de har en arvelig sygdom hvor kommer den

har de nogle bestemte karaktertræk som de kan se ikke stammer fra deres forældre de står tit i en uvished

vi ved så også

de lande der har haft

manglede man sæddonorer

et problem med at skaffe dem og derfor så vi også at mange kom til danmark for at få hjælp

med hensyn til ægdonation har der som sagt været lange ventelister jeg synes personligt at det er rigtig rart

som kvinde enten kan hjælpe sin søster

enten ved en krydsdonation eller ved at sige jeg vil gerne give det videre til dig

det mener jeg ikke er et realistisk problem

problemstillinger som vi gerne ser belyst derfor kan vi ikke sige lige præcis nu om vi kan støtte forslaget

venstre anerkender at livet er mangfoldigt

der findes mange forskellige måder at etablere en familie på der findes også en række mennesker der ønsker at etablere en familie og blive forældre til

det kan det være fordi den ene part i et forhold har fertilitetsproblemer for eksempel fordi

en enlig kvinde der ønsker at blive mor eller det kan være et lesbisk par der ønsker et barn sammen kernen i dette lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning er udvidelsen af de nuværende regler om anonym donation af sæd og æg så der skabes valgfrihed for den enkelte donor og for den enlige kvinde eller parret som ønsker at modtage donation i forbindelse med behandling med assisteret befrugtning fremover vil det være muligt at benytte såvel anonym som ikkeanonym sæd og

det valg de ønsker det mener vi i det radikale venstre er et rigtigt og et vigtigt skridt fremad vi mener at det er de mennesker der har behov for assisteret befrugtning der bør kunne bestemme hvordan de vil indrette sig det der er rigtigt for den ene familie er ikke nødvendigvis rigtigt for den anden og hvad der er rigtigt for en given familie mener vi

bedst selv kan vurdere lovforslagets åbning for kendt ægdonation og krydsdonation vil forhåbentlig også kunne medføre at der bliver flere tilgængelige æg

ventetiderne er i øjeblikket lange i mange tilfælde flere år

som har adgang til en behandling men ikke mulighed for at få den simpelt hen fordi der ikke er det materiale til rådighed som de har behov for lovgivning af denne type skaber stor debat dels er det jo et område der notorisk notorisk medfører en række etiske dilemmaer dels er det et område som alle mennesker kan relatere sig til vi anerkender at der findes dilemmaer på dette område det gælder for eksempel i forhold til barnets mulighed for at kende identiteten på sine

biologiske forældre men vi er overbeviste om at de mennesker der giver sig i kast med assisteret befrugtning gør det efter nøje overvejelser og med et meget meget stærkt ønske om at få et barn det er ikke noget dårligt udgangspunkt for livet at være ønsket lovforslaget indeholder en række andre forslag som har det tilfælles at de medfører større lighed

til hvilken fagperson der udfører behandlingen med assisteret befrugtning ophævelsen af forskellige forbud samt større klarhed om hvordan en faderskabssag skal afgøres endelig ændres adoptionsloven så spørgsmålet om graden af anonymitet

der er blevet til ved assisteret befrugtning allerede fra fødslen uanset donorstatus det er en velkommen lovændring

allerede nævnt de mange høringssvar der er kommet

til dette lovforslag det kræver selvsagt en grundig behandling og vi kan varmt tilslutte os ønsket om en teknisk gennemgang vi er også meget villige til villige til at se på sprogbrugen på dette område og om det kan imødekommes at vi fremover taler om kunstig befrugtning som assisteret befrugtning det betyder nemlig rigtig meget for de grupper der har behov for hjælp til at få børn radikale venstre mener at landets lovgivning skal rumme det liv der leves det er kun hjertet der kender kærlighedens veje og en familie kan antage mange former

tror også at dansk folkepartis ordfører refererede til

som netop afstedkom en række debatter folketingets partier imellem derfor synes jeg

er rigtig glædeligt at vi i dag netop kan diskutere forslaget

ikke bliver et spørgsmål om partidisciplin eller andet men et spørgsmål om hvor man i øvrigt interesserer sig for det her spørgsmål

et ønske om netop at finde nogle fælles regelsæt som alle et eller andet sted kunne føle sig imødekommet ved

slå fast at det at få børn

jo er noget som rigtig mange ønsker derfor synes jeg også at det er vigtigt at erkende at der er et behov for behandling af infertilitet som er

det er jo også baggrunden for at danmark heldigvis kan man sige har været relativt førende

en alvorlig problemstilling hvor vi ser flere og flere have problemer med reproduktionen ikke mindst når vi ser på de demografiske udfordringer som vi står over for

får taget hånd om en række af de problemstillinger som de seneste år har været diskuteret blandt andet her i salen forslaget har til formål at ændre de nuværende regler i forhold til anonym donation af æg og sæd i forbindelse med kunstig befrugtning det var en af de debatter

startede op da den tidligere regering indførte brugerbetaling på kunstig befrugtning men

at alle partier har været meget imødekommende over for og

det er vigtigt for sf at

i forhold til den enkelte donor men også i forhold til den enkelte kvinde eller parret som ønsker at modtage donationen i forbindelse med behandlingen med kunstig befrugtning derudover

udvider anvendelsesområdet i forhold til at der nu sker en ophævelse af forbuddet mod at udføre æg af danmark

er der en række præciseringer i forhold til bemyndigelsesbestemmelserne forhold til ivf registreringen og så videre

til adoptionssager som led i at forenkle reglerne for det område

den familieretlige del men det er jo også et komplekst spørgsmål

også har efterlyst en teknisk gennemgang så vi netop kan få en grundig drøftelse

så vi forhåbentlig i fællesskab kan tilslutte os det her forslag for det er helt afgørende at det her i

sidste ende ikke bliver en

nogle rimelige muligheder for at alle kan

op mod ti procent af alle børn i dag kommer til verden med den ene eller den anden form for fertilitetsbehandling

der er også behov for at vi tager de her drøftelser

meget positivt at der er kommet så mange høringssvar som rejser nogle af de problemstillinger der er på det her område derfor glæder

videre udvalgsbehandling for der er kommet rigtig mange høringssvar som vi selvfølgelig bliver nødt til at

til den tekniske gennemgang som jeg tror kan gøre os alle sammen en lille smule klogere

glæder mig over at vi med det her lovforslag får taget et meget vigtigt skridt i den rigtige retning i forhold til at sikre at endnu flere

fik jeg en bog der hed sådan blev du til

i min mors mave i dag kan man udvide den bog med

i dag kan man blive til på mange forskellige måder det her lovforslag

med henblik på at udvide muligheden for at forældre som gerne vil have hjælp til at blive gravide kan vælge mellem at have en anonym eller en ikkeanonym donor

børn får den rigtige historie om hvordan de er blevet til og jeg tror at det at man som barn kender historien om sin tilblivelse

en rigtig god idé at åbne op for at

som donor selv kan vælge om man vil være kendt eller ukendt

for muligheden for krydsdonation når det gælder æg baggrunden for forslaget er at der er stor

tilgodese flere af de mange par som står på venteliste

det er i strid med princippet om lige adgang til sundhed

grundlæggende princip at man ikke skal levere noget for at få adgang til en sundhedsydelse

måde at det er helt tydeligt at vi i dag mangler æg i så

tror kan hjælpe samtidig synes jeg

bide mærke i at der er håb om at krydsdonation også kan komme nogle af de par som ikke selv kan

til gavn

det er vigtigt at være opmærksom på

skal være en frivillig gerning og ikke

der opstår som følge af pres

et løfte om penge under bordet

med fru liselott blixt som sammenligner med organdonation hvor vi

kan være et vist pres for at man for eksempel skulle kunne

for øje at i den proces hvor en kvinde

er med til at donere

eller sundhedspersonen et ansvar for

ad frivillighedens vej

lovforslaget handler også om at

de nye muligheder jeg synes det er et skridt i retning af at vi anerkender at familier ikke bare består af mor far og børn

af mange forskellige konstellationer og være langt mere mangfoldige end det regeringsgrundlaget indeholder et ønske om at der skal være en mere kønsneutral familielovgivning

stadig mangler en ting som det her lovforslag ikke råder bod på

muligheden for at medmor kan blive set som den juridiske forælder umiddelbart i forbindelse med kunstig befrugtning men jeg kan forstå på ministeriets

på når man kigger samlet på familielovgivningen

fuld ligestilling på det område til sidst vil jeg sige at jeg synes det er en glimrende idé at diskutere

sprogbruget på det her område og jeg kan sagtens støtte at man

så det synes jeg er ganske fornuftigt og jeg

det fint at give borgerne flere muligheder for at vælge den type behandling der

dem bedst om det er en kendt eller en anonym donor der passer den enkelte dansker bedst har vi ikke mulighed for at vide og derfor skal vi sikre borgerne den frihed

at kunne vælge frit det princip støtter liberal alliance at ophæve forbuddet mod at udføre æg af danmark og at ophæve påbuddet om at destruere en ægtefælles eller samlevers sæd i tilfælde af vedkommendes død mener vi også er udmærkede tiltag med hensyn til påbuddet om destruktion af sæd mener vi ikke at det er statens opgave at forbyde opbevaring af sæd efter donorens død det er en privatsag for den enkelte donor

forslag som på en række områder vil kunne give nogle bedre muligheder for nogle barnløse par

og jeg tror at vi efterhånden alle sammen kender nogle som er igennem forløb eller kender børn som er kommet til verden efter at forældrene har fået hjælp til

jeg har så aldrig oplevet at de børn som er blevet undfanget eller er kommet til verden ved

kunstige på den måde de føler sig nærmest

liv jeg har ikke noget imod at man går ind og diskuterer hvorvidt det skal hedde kunstig befrugtning eller noget andet men jeg kan berolige med at mange af de børn som er kommet til verden efter kunstig befrugtning

så meget ved hvad det kaldes

kendte æg der synes jeg

vi kan se at man går noget i den rigtige retning med en sidestilling af

og fjerner reglen om at ægdonoren skal være anonym det betyder

at forslaget giver mulighed for at æg og sæddonation kan ske såvel

jeg tror faktisk det vil betyde at vi vil kunne opleve at flere kvinder gerne vil donere

også kan betyde at man ikke kan være fuldt ud på arbejdsmarkedet så det er fint at

set ved hvem man egentlig donerer til og det tror jeg faktisk vil motivere flere til at donere

at kunne udføre æg af danmark hvilket jo egentlig vil være en fordel for de par som er barnløse og i behandling

så får et job udenlands og rejser af sted

har æg i fryseren der kan være befrugtede eller ikkebefrugtede

de nu få mulighed for at tage dem med sig det synes jeg egentlig er

og det er jo baggrunden for ligesom andre ordførere har fremhævet at vi

vil give mulighed for at man kan se på det individuelt der er blandt andet hele

eller et befrugtet æg

det er jo helt klart et spørgsmål som rejser en lang række etiske

kommer der også nogle affødte ændringer i børneloven og adoptionsloven hvor

der også rejser sig nogle spørgsmål derfor synes jeg det er meget positivt og vi finder det meget positivt

vil være den her form for tekniske gennemgang så vi kan

og den rigtig gode debat i dag det er hårdt når man gerne vil have børn men ikke kan få dem selv jeg

tror at vi alle sammen har nogle i vores bekendtskabskreds der har oplevet vi kender det alle direkte eller indirekte

heldigvis er vi jo et sted i dag hvor vi kan afhjælpe ufrivillig barnløshed tre tusind dejlige unger kommer til verden hvert eneste år fordi vi kan det her og det er jo rigtig glædeligt det er vanskelige spørgsmål vi har behandlet her i dag problemstillingen er kompleks og der findes jo næppe nogen helt entydige og rigtige svar men det er min opfattelse at vi må prøve

balancere hensynene til barnets tarv den samlede familie og det omgivende samfund samtidig med at vi sikrer at vi har et godt grundlag for også at kunne foretage behandlinger med kunstig eller assisteret befrugtning i danmark

er det vigtigt at fokusere på at lovforslaget giver bedre muligheder for behandling af barnløse familier og sikrer at både de kommende forældre

deres individuelle betragtninger og ønsker jeg er naturligvis helt rede og parat til at svare på de spørgsmål der måtte komme jeg møder meget gerne op til en teknisk gennemgang i udvalget det tror jeg vi alle

rigtig god gavn af jeg er også indstillet på

kigge på mulighederne for sprogbrugen anvendelsen af ord som jo også betyder noget og så er det rigtigt som

flere ordførere har sagt at regeringen jo kigger overordnet på hvordan vi kan sikre kønsneutral lovgivning på det familieretlige område det er ikke mig der står i spidsen for det det er min kollega social

har iværksat en udredning på det område så den diskussion er der også taget hul på og hånd om fra regeringens

jeg takker for den rigtig gode og konstruktive debat her i salen i dag om et vigtigt

til adoption af

ting som skulle med i lovforslaget

så konstatere at det er de ikke og og så må jeg spørge lidt til om om det er ensbetydende med at regeringen ikke foreslår dobbeltdonation og ikke vil

det vi nu efterfølgende skal bruge meget tid på at diskutere vi skal

det vil vi i hvert fald bruge vores kræfter på i venstre

gøre brug af en oplysningskampagne

helt generelt prøve at få noget mere debat om det her fordi vi sådan set jo helt åbenlyst mangler donorer

med det lovforslag her men det er klart at

vigtig ting så det det stiller jeg mig bestemt positivt over for men jeg mener jo at det her lovforslag er

det her næste lovforslag i forhold til de mange delforslag

er indeholdt i lovforslaget

sundhedsloven men så tror jeg også at den nærmere sammenhæng mellem de specifikke elementer begynder

nogle af de væsentligste elementer i lovforslaget

i øvrigt følger op på og skal ses i sammenhæng med den seneste overenskomst for almen praksis hvormed der etableres hjemmel til at regionerne undtagelsesvis kan etablere klinikker på almenpraksisområdet

kunne skabe nogle fleksible løsninger lokalt som også kan være med til at

højde for nogle af de store regionale og lokale forskelle som der i dag er i forhold til for eksempel lægedækningen og dermed

til betjeningen af de patienter som i dag står uden læge denne del skal selvfølgelig også ses i sammenhæng med den igangværende strukturelle tilpasning af sygehusvæsenet herunder samlingen af sygehusenes fælles akutmodtagelser der jo som en helt selvstændig faktor skaber et behov for at vi hele tiden ser på nye samarbejdsmuligheder mellem de offentlige myndigheder der er allerede under den tidligere vk regering blevet etableret en hjemmel til en række nye samarbejdsmuligheder i lovgivningen ligesom der sidste år blev udmøntet seks hundrede million kroner til lægehuse samt til sundheds og akuthuse og vi synes

initiativer vi er derfor også positive over for at samarbejdsmulighederne nu udvides til at

omfatte udleje af udstyr

så længe det naturligvis sker på markedsvilkår og der i øvrigt er fuld gennemsigtighed og så længe det vel at mærke sker undtagelsesvist vi bemærker desuden at ministeriet på baggrund af høringssvarene fra blandt andet kommunernes landsforening og danske regioner har foretaget en række justeringer og præciseringer i forhold til lovforslagets bemærkninger

muligheden for at speciallægerne i team danmarks sportsmedicinske team der besidder helt specielle kompetencer inden for sportsmedicin kan få adgang til at henvise team danmarks indplacerede eliteidrætsudøvere til diagnostiske undersøgelser vi deler i venstre ikke den kritik som

blandt andet danske regioner i hvert fald i

gør i høringsnotatet at forslaget jo på ingen måde indebærer ændringer i det offentlige sygehusvæsens prioritering af patienter

at forslaget kan være med til at sikre at vi ikke unødigt forbruger offentlige ressourcer

kunne karakteriseres som overflødige

støtter vi medicintilskudsnævnets ønske om at nævnet udvides med et medlem der skal repræsentere patient og forbrugerinteresser til gengæld

undrer vi os måske i al stilfærdighed over at regeringen kun foreslår denne ene ændring af medicintilskudsnævnets arbejde

socialdemokraterne jo at man ville imødekomme

lægemiddelstyrelsens tilskudsomlægning hvis man kom til magten

er man jo så kommet nu og derfor kan

undre os over at svaret fra regeringen i dag er en blank

en anelse paradoksalt

de samme partier som nu afviser

foretage disse ændringer

fra reglen i forhold til den her

følger det op på den tidligere økonomiaftale indgået under vk regeringen og dermed at der skal etableres et nationalt patientindeks som kan sikre et samlet overblik over alle væsentlige digitale oplysninger om

en patient vi bakker op

om denne del om end vi selvfølgelig er fuldt ud opmærksomme på at det afgørende bliver at der sikres

strenge krav til registerets sikkerhed og dermed

det her og tror faktisk at det kan være med til

blot i forhold til nogle af de bemærkninger som blandt andet datatilsynet er kommet med omkring sikkerheden i

det videre udvalgsarbejde kan få belyst nogle af de problemstillinger

det kan være at vi følger op med nogle uddybende spørgsmål i det videre udvalgsarbejde men i venstre kan vi altså alt i alt udtrykke generel opbakning til

forrige ordfører for den rigtig gode systematiske gennemgang af lovforslagets mange ændringer så behøver jeg jo ikke at gøre det for det er ikke altid

den lovpakke vi har her det er jo rigtigt at det er en lovpakke inden for den samme lov selv om det

i hvert fald en tilpasning af

samme lov i samme ændringslovforslag jeg synes også det

notere at høringssvarene nytter noget

flere af høringssvarene der er taget ad notam

rettet ind i den endelige tekst i bemærkningerne så i forhold til at vi også en gang imellem drøfter kvaliteten i lovgivningen

par delelementer idet venstres ordfører jo så fint har gennemgået langt det

vi alle sammen som borgere som patienter har en forventning om at

spille sammen og så skal det være let for sundhedspersonalet og for os selv

vores medicinkort eller sygesikringskort som vi kan tage med på apoteket i stedet for en recept og nu får vi så også

nationalt patientindeks det er i hvert fald det der bliver hjemlet i lovforslaget her så er det jo korrekt at at datatilsynet holder godt øje med om vi

også overholder de etiske spilleregler der er i dataregisteret

opretter endnu et nyt register der er jeg fortrøstningsfuld

og faktisk også allerede er

men det er meget vigtigt at vi for at få et effektivt og kvalitetsorienteret sundhedsvæsen

bruger den moderne teknologi til

mere sammenhængende patientforløb

er faktisk en forudsætning for at

så er det også dejligt at borgerne selv får adgang til det og det er også godt at man ikke bare kan slå op og se

det er det aktuelle behov

man kan se så det er altså ikke en digital sygeanamnese på alle borgere der lukkes op for

i forhold til den konkrete behandling og det er jo det der er brug for for at skabe et sammenhængende forløb

medicintilskudsnævnet men det kan vi jo drøfte

men jeg noterer mig med glæde at der nu også kommer et ekstra medlem der repræsenterer brugerne patienterne og så må vi jo tage det andet på udvalgsmøderne jeg synes også det

tidsubestemt straf men at det bliver i en fastsat periode

om der fortsat skal føres tilsyn eller ej omkring det

team danmarks speciallæger har jeg også noteret mig

særlige kyndige speciallæger der har adgang til sportsfolk vi har jo en enkelt af dem herinde som måske kan udvide den debat lidt

kan sendes direkte henvisninger til sundhedssystemet

så også noteret mig at der er en enkel anden faggruppe der synes at de måske skulle have den samme direkte adgang til begrænsede bestillinger i sundhedsvæsenet her tænker jeg på kiropraktorernes

høringssvar det synes jeg da også godt at vi kan drøfte i udvalget og også drøfte det med ministeren så alt i alt er det en fornuftig revidering

modernisering af loven om sundhedsvæsenet vi står

en lovpakke her

mange af dem der er vidt forskellige jeg mener det

lidt synd hvis man som parti

er noget jeg vil tage op i udvalgsbehandlingen

er nationalt patientindeks

og sammenhængen i det enkelte patientforløb som går på tværs af

at patienterne bliver informeret om at de har ret til at

til egne oplysninger bliver respekteret hele vejen rundt dette emne er netop noget som vi flere gange har diskuteret og har haft møder med

samt at man indbygger en sikkerhed i systemet der mindsker risikoen for misbrug det skal samtidig sikres at der i journalen står

på ens journal så man altid kan se hvem det er der har været inde at se på ens egne oplysninger

også her kan være en udfordring med de mennesker specielt ældre mennesker som ikke har adgang til et net og derfor har brug for at få en anden hjælp så de kan komme ind og se deres

samtidig mener vi også at der skal udarbejdes en ny vejledning om disse forhold da de nuværende retningslinjer

for papirjournalerne og derfor ikke er tidssvarende

med lovforslaget får speciallæger i team danmark samme adgang som alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger til at henvise deres patienter til diagnostiske undersøgelser i det offentlige sygehusvæsen speciallægerne i team danmark har en høj faglig viden og derfor vil det kunne spare nogle omveje

nogle udgifter for det offentlige sundhedsvæsen

i medicintilskudsnævnet det er meget vigtigt for os at man får inddraget forbrugerne det er dem der betaler medicinen det er dem der tager medicinen og får både virkninger og bivirkninger af medicinen

lovforslaget sikrer også en udvidelse af det samarbejde mellem regioner og kommuner som der er på sundhedsområdet på grund af vanskeligheden

at rekruttere praktiserende læger gives der her mulighed for at regionerne i visse tilfælde kan oprette klinikker

privatklinikker kan indgå i en løsning

dansk folkeparti var netop dem der sikrede midler til at man i tyndt befolkede områder kunne etablere lægeklinikker sundhedshuse og akuthuse

undrer

havde ladet loftet stå

her muligheden for at lade det stå så det ikke bare steg men man går ind og justerer så det igen bliver satsreguleret

er tale om mange forskellige forslag på mange forskellige områder og tidligere ordførere har allerede redegjort for dem enkeltvist jeg vil derfor særlig knytte kommentarer til tre af forslagene det første er udvidelse af regioners og kommuners planlægningsmuligheder med lovforslaget bliver det muligt for regionerne at de kan etablere klinikker så det i alle egne af danmark sikres at der kan skabes adgang til en praktiserende læge derudover vil regionerne fremover kunne udleje lokaler til brug for kommunale sundhedsydelser det mener vi er nogle rigtig gode forslag der er behov for bedre samarbejde mere fleksibilitet i sundhedssektoren og sikring af yderområderne i danmark sådan så alle har den helt rimelige adgang til lægehjælp uanset hvor de bor jeg vil også knytte nogle kommentarer til

om etablering og drift af nationalt patientindeks

radikale venstre stor tiltro til at man kan opnå både større patientsikkerhed og også større effektivitet i både behandling og arbejdsgange ved at udnytte it meget meget mere end vi gør i øjeblikket det er derfor en udvikling vi skal støtte og fremme men det er vigtigt at vi i den udvikling hele tiden har et fokus på

det skal ske under hensyntagen til patienternes privatliv det kan lade sig gøre at indtænke dette i systemerne fra start sådan så vi kan udnytte data til det maksimale uden at gå på kompromis med retten til et privatliv sundhedsdata er meget ofte følsomme data og derfor er det fuldstændig afgørende at det kun er de relevante sundhedspersoner der har adgang til de relevante data

meget væsentligt at ikke alle sundhedspersoner får adgang til alle borgeres hele sundhedsforløb men at adgangen netop begrænses sådan så den kun er mulig når den tjener et bestemt formål det er derfor glædeligt at statens serum institut der bliver ansvarlig for at udvikle nationalt patientindeks specifikt

et høringssvar at man vil anvende principperne i

design i udviklingen det kan gøres på flere måder også så det omfatter den logning altså det forhold at det kan ses i journalerne hvem der har været derinde som jeg hørte ordføreren fra dansk folkeparti efterlyse i sin ordførertale endelig vil jeg knytte en kommentar til udvidelsen af medicintilskudsnævnet hvor vi er meget tilfredse med at nævnet udvides med et medlem der skal repræsentere patient og forbrugerinteresser vi tror nemlig på at den fortsatte udvikling af sundhedsvæsenet helt generelt kræver en mere aktiv inddragelse af patienterne deres ønsker deres oplevelser og deres erfaringer på det grundlag kan

synes at venstres ordfører gav en meget grundig gennemgang af lovforslaget

at der bliver skabt bedre mulighed for regionalt og kommunalt samarbejde samtidig med at grundlaget for sammenhængende patientforløb styrkes med nationalt patientindeks det betyder i sidste ende at sundhedspersonalets muligheder for at få adgang til et samlet overblik over den enkelte patients relevante helbredsoplysninger bliver styrket det var også det den radikale ordfører var inde på

sikrer nogle bedre patientforløb og det

behandlingsforløb i og med at sundhedspersonalet nu får mulighed for at have den her adgang til et samlet digitalt overblik

kvalitetsdatabaser som i sidste ende kan øge kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsen noget som vi fra sfs side er meget tilfredse med netop at vi får sat hele spørgsmålet i forhold til kvalitet

nødvendigt at vi også har datamateriale der er tilgængeligt og leverer en tilstrækkelig kvalitet på det område det foreslås desuden at speciallæger

samme adgang til at henvise patienter

sundhedsvæsen som allerede alment praktiserende

jo dybest set en forenkling men igen noget som forhåbentlig kan betyde at

sidst som flere også har

sker der den ændring i forhold til medicintilskudsnævnet at det udvides med en repræsentant som repræsenterer patient og forbrugerinteresser det er for mig at se helt afgørende at vi sikrer at patienter og forbrugere i højere grad nu netop bliver inddraget i den proces der foregår i medicintilskudsnævnet endelig foretages der en

det her lovforslag i forhold til fastsættelse af bemyndigelsesbestemmelser vedrørende afregning af ydelser til færdigbehandlede patienter og patienter på hospice og afregning af genoptræningsydelser alt i alt er det mange rigtig gode forslag

som et samlet hele tror jeg forhåbentlig kan betyde et løft

medicintilskudsloftet dengang vi hævede medicintilskudsloftet

var man meget imod det og i betænkningen til l en hundrede og syv står der socialdemokratiets og socialistisk folkepartis medlemmer af udvalget

det vil medføre at brugerbetalingen nu endnu engang øges på medicinområdet

vil det betyde at brugerbetalingen på medicinområdet kun kan stige yderligere i de kommende år

da også glad for at man netop får inddraget patient

og vi blev skoset meget for at vi øgede medicintilskudsloftet

tilbyde en gratis vaccine til unge piger

er

om vi vil nedsætte medicintilskudsgrænsen er det

er for mig at se ikke en en del af det her lovforslag jeg

diskussion af hvordan vi laver vores medicintilskud men at stå her og love at vi nedsætter medicintilskudsloftet har jeg ikke mulighed for i den nuværende situation

dog yderst tilfreds med at regeringen netop har taget fat på hele diskussionen om hpv

har øget den mulighed der nu er for at give

de unge kvinder en hpv vaccine det er jo netop en styrkelse af det som i sidste ende forhåbentlig kommer rigtig mange til gode så dermed er

beregning af medicintilskuddets størrelse ikke ikke er en del af

lovforslaget de seneste ændringer blev

ganske korrekt foretaget i to tusind og otte

mellem den daværende vk regering liberal alliance og radikale venstre dengang var sf og socialdemokraterne enhedslisten og andre jo meget store i slaget hvad angik kritikken af det nu kommer man så med et lovforslag hvor man siger at

foreslår man at opdatere beløbsgrænserne som fremgår af loven til niveauet i

rulle tingene tilbage

at opdatere de beløbsgrænser som vel at

modstander og var hurtig med at komme med kritik

vedtog det her tilbage i to tusind og otte og hvis man skulle

også være indeholdt noget andet i det her lovforslag som jeg så kan forstå at man bakker op om fordi det nu kommer fra regeringen

bare ikke med det man har ment tidligere så konklusionen må altså være ja man kritiserede det tidligere men nu er man kommet på bedre tanker

nu er det grundlæggende fornuftigt og derfor bakker man op om indholdet af lovforslaget her

at få en fra patient og forbrugerinteresser ind det er jo sådan

så den konkrete diskussion i forhold til beløbsgrænser jeg mener som udgangspunkt altid at man skal have nogle fornuftige beløbsgrænser og de skal selvfølgelig også reguleres over tid men det er klart at vi

en udfordring i at sikre at dem der af den ene

adgang til medicin eller er økonomisk pressede selvfølgelig også får tilstrækkelig dækning

klinikker i de områder hvor der ikke er

i dag og det er jo først og fremmest

områder af danmark hvor der er lægemangel i dag

synes vi det er ganske fornuftigt at forbruger og patientinteresser bliver repræsenteret i

for det tredje vil jeg kommentere diskussionen om nationalt patientindeks jeg synes jo at

ganske hæderligt nemlig at man vil sikre

også på at adgang til data er en forudsætning for at man kan sikre en effektiv og smidig sundhedssektor samtidig

at at vi værner om den fortrolighed som er helt afgørende

flere får adgang til de sundhedsdata der eksisterer om en patient hvis data for eksempel dukker op i en uventet sammenhæng

tror jeg der er mange patienter der vil stille sig selv det spørgsmål om de har lyst til at dele fortrolige oplysninger med deres læge

en anden gang for ikke så længe siden

en andet forslag om sundhedsdata

gav personale i kommuner og regioner adgang til en række sundhedsdata med henblik på at planlægge forebyggende indsats og det er et eksempel på hvor vi efter min mening er gået alt for langt i forhold til hvem der kan få adgang til de oplysninger der

de enkelte patienter derfor er jeg også lidt oppe på mærkerne når der kommer et nyt forslag på det her område og

etiske råd og institut for menneskerettigheder spørger til om

proportionaliteten er overvejet tilstrækkeligt i det

ikke mener det er muligt at vurdere hvorvidt loven

jeg synes også det er værd at stille sig selv det spørgsmål om det virkelig er nødvendigt at alle patienter der modtager en eller anden form for sundhedsydelse

syge danskere mere at være syg i danmark

om man har skiftet holdning i og med at man nu går ind og justerer det

er som de skal være mit udgangspunkt er at vi skal hen til en situation hvor brugerbetaling i sundhedsvæsenet mindskes og det er det vi arbejder for men jeg synes er to lidt forskellige situationer som man skal være opmærksom på

en lang række overførselsindkomster fordi der sidder en hel masse partier her inde i folketinget som gerne vil bruge nogle af deres penge

tilsvarende stigning i deres indtægt til at betale

det rådighedsbeløb der er så det er helt sikkert noget

tema vi kan følge jeg bemærkede bare at var tale om to forskellige situationer

her diskuterer man så generelt skal have en satsregulering selvfølgelig det værd at diskutere min grundholdning er at der skal langt mindre brugerbetaling i sundhedssystemet end der

ordfører jo også uden betænkeligheder i dag kunne meddele her i folketinget at enhedslisten ikke kan støtte det her lovforslag da man lavede de seneste ændringer i to tusind og otte

syge danskere skulle betale mere ulighed det var mere brugerbetaling og alt muligt andet og nu kan vi ikke

betænkelige ved en række elementer i det her forslag og det betyder selvfølgelig at vi går videre i udvalgsarbejdet og spørger ind

som jeg siger er min grundholdning at vi skal kigge på hvordan vi samlet set nedbringer brugerbetalingen i sundhedssystemet medicin er ét område tandlæge er et andet område men vi kigger på det samlet set

at beløbsgrænserne opdateres som allerede fremgår af loven til niveauet for to tusind og tolv mener man det samme som man mente i folketingssalen for et par år

her element skilt ud af lovforslaget til en særskilt afstemning

det samme som man gjorde tidligere eller har man ligesom regeringspartierne skiftet

endelig stilling og det vil jeg benytte mig af

sophie løhde finder ud af når vi kommer en lille smule længere hen i behandlingen hvor enhedslisten står

olsen som ordfører for liberal alliance

lovforslaget indeholder forslag om at give regionerne lov til selv i visse tilfælde under særlige omstændigheder at etablere lægeklinikker det sker som følge af en aftale regionerne har indgået med de praktiserende læger for at sikre lægedækning i hele landet det synes vi i liberal alliance er fint at give kommunerne og regionerne

løse deres opgaver på en så hensigtsmæssig måde som muligt er også

man ønsker at give speciallæger ansat i team danmarks sportsmedicinske team adgang til at henvise patienter direkte til diagnostiske undersøgelser i sundhedsvæsenet i stedet for at skulle sende dem via en praktiserende læge eller en speciallæge

i min karriere hvor jeg har haft tæt tilknytning til team danmarks sportsmedicinske team aldrig nogen sinde har skullet gå til min praktiserende læge for at blive henvist til diagnosticering i det offentlige sundhedsvæsen det fik mig til at tænke på at nogle gange lovgiver

om ting herinde som man udmærket godt selv kan finde ud af ude i den virkelige verden ved at man taget telefonen og fået sat en aftale op kollegaer imellem

er jo godt at det nu også bliver skrevet ind i loven at

opdateringen af beløbsgrænserne for medicintilskuddet til to tusind og tolv niveau er fint at medicintilskudsnævnet ønsker et medlem mere

vil vi heller ikke modsætte os

at man etablerer et nationalt patientindeks som vil gøre det lettere at få overblik over en patients situation ikke mindst

dermed vil man lette arbejdsgangene for personalet på sygehusene dette støtter vi naturligvis også

at give ministeren mulighed for at fastsætte de nærmere regler for afregning af ydelser til færdigbehandlede patienter og patienter på hospice samt afregning af genoptræningsydelser kan vi også tilslutte os kort sagt

med masser af forskellige tiltag

der er nok at gå ned i vi er kommet ind på en lang række af de enkelte emner men jeg vil da gerne fremhæve at

der bliver lagt op til er ganske fornuftige i forhold til at sikre at man ude i de enkelte regioner og kommuner også

tilstrækkelig med kapacitet for eksempel i forhold til de praktiserende læger hvor det med ændringen af § syv og halvtreds nu bliver muligt at oprette regionsdrevne klinikker der

mulighed for dette for netop at sikre lægedækning for alle patienter derudover

at regioner og kommuner netop for at sikre lægedækning nu får mulighed for at kunne tilvejebringe og udleje lokaler til brug for

virksomhed der udføres af sundhedspersonale efter overenskomst

det selvfølgelig skal ske på markedsvilkår ligesom at

regionsrådet og kommunalbestyrelsens aktiviteter efter bestemmelserne efter bestemmelserne er i overensstemmelse med regionens sundhedsplan

sportsmedicinske team nu får mulighed for at kunne henvise direkte til diagnostiske undersøgelser og det betyder jo at vi

langt de fleste tilfælde forbi den praktiserende læge eller speciallæge hvilket ud over at være fordyrende også har betydet at den enkelte borger

oplevet unødig ventetid så det er også positivt at der er den her form for afbureaukratisering med forslaget justeringen af medicintilskuddet har vi heller ikke noget imod og derudover

er der også en række større og mindre ændringer som for eksempel et nyt medlem

patientindeks som egentlig også er en udmøntning af økonomiaftalen indgået i to tusind og elleve så ligger der også noget om en national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet og ændring af de kliniske kvalitetsdatabaser med videre i forhold til det nationale patientindeks

sikkerhed for den enkelte borger at der er sikkerhed i forhold til de data det drejer sig om

sikkerhed for at der også sker en overholdelse af persondataloven det er noget af det som vi fra det konservative folkepartis side vil have fokus på i behandlingen af det her lovforslag men samlet set kan det konservative folkeparti bakke op om det her

som jeg synes den konservative ordfører egentlig meget rammende kaldte lidt af et bunkebryllup i hvert fald et lovforslag

på at fremhæve de forskellige elementer det synes jeg

jeg vil dog lige komme omkring bekymringerne i forlængelse af blandt andet datatilsynets høringssvar og sige at i udmøntningen af bestemmelsen i bekendtgørelsesform

vil vi selvfølgelig inddrage det proportionalitetshensyn der skal tages men jeg besvarer meget gerne spørgsmål om emnet så alle kan føle sig betrygget i at der vil blive taget højde for det jeg tror at det vil være ordene fra mig jeg er meget rede til at besvare alle de spørgsmål der måtte være under udvalgsbehandlingen og ser frem til en fortsat

medicintilskudsloftet

unge kvinder så de kunne undgå livmoderhalskræft

fordi man ikke ville være med til at hæve medicintilskudsloftet

praksis man anvender allerede i dag to tusind og tolv satserne det fremgår af lægemiddelstyrelsens hjemmeside og det er fornuftigt

indkaldt nogen af dem der var med til at indhente provenuet

man hjalp alle de mennesker som man på det tidspunkt synes det var synd for

for at loven også afspejler de satser

det det synes regeringen er fornuftigt og godt at gøre en bredere diskussion om brugerbetaling i vores sundhedsvæsen deltager

fra socialistisk folkeparti nu synes at det er fornuftigt at man med det her lovforslag fra ministeren selv opdaterer de beløbsgrænser som fremgår af

havde socialistisk folkeparti jo nogle meget klare holdninger da man sad i opposition

man nu tidligere mente at det var helt forfærdeligt

som har sat sig igennem og sagt at det her er en rigtig rigtig god idé eller mener sundhedsministeren

grundlæggende er den rigtige

fornuftigt at vi gennemfører det her og

har ændret holdning i forhold til tidligere

debat jeg synes det er fornuftigt at vi fører loven op til den praksis der er klikker man ind på lægemiddelstyrelsens hjemmeside

man se at det er to tusind og tolv satserne der anvendes og derfor synes jeg det er fornuftigt at få ført lovgivningen op til det niveau

i forhold til brugerbetaling i vores sundhedsvæsen og også i forhold til

med folketinget til hver en tid men

at regeringens holdning er den som

område om socialistisk folkeparti socialdemokraterne

det her område har man skiftet holdning man mente ikke hvad man sagde og hvad man stemte i to tusind og otte i dag mener man noget andet

er fornuftigt og dermed besluttede sig for at man ikke ville leve op til det man havde sagt tidligere og lovet tidligere

kunne være interessant at få at vide jeg tror ikke ministeren

i sådan relativt god ånd og med godt humør svarer på de spørgsmål der bliver stillet også selv om jeg måske synes at der er lidt valgkampsretorik over det

bliver anvendt i dag og som man kan se på lægemiddelstyrelsens hjemmeside også fremgår af lovgivningen og dertil kan

ja det synes regeringen er fornuftigt for ellers havde vi

en række administrative ændringer af tipsloven formålet med lovændringen er at sikre at de almennyttige tipsmidler fremadrettet fordeles af de ministerier under hvis ressort formålene henhører det foreslås i den forbindelse at midlerne fra de to almennyttige puljer der i dag fordeles af kulturministeriet sammenlægges og herefter opdeles i puljer på formål der henhører under de relevante ministerier venstre ser det som udgangspunkt som en meget fornuftig ændring at de enkelte ressortministerier får ansvaret for de dele af tipsmidlerne som vedrører det enkelte ministerium for på den måde sikres den mest kompetente behandling af ansøgningerne og ikke mindst fordelingen af midlerne men venstre har imidlertid en enkelt reservation i forhold til lovforslaget for venstre er det vigtigt

føre til ændringer i fordelingsnøglen mellem overskudsmodtagerne organisationer der skifter ministerium skal ikke stilles dårligere procentvis desværre lever lovforslaget ikke op til dette for to organisationer der flyttes til kulturministeriet fra undervisningsministeriet det drejer sig om dansk ungdoms fællesråd og oplysningsforbundenes fællesråd som modtager efter de gældende regler henholdsvis otte

regeringen vil med lovforslaget ændre dette til syv

procent af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det ellers at ressortændring ingen betydning skal have for organisationerne man må gå ud fra at der er tale om en regnefejl fra kulturministeriets side og ikke et ønske om at ændre på de nuværende procentsatser venstre kan kun støtte forslaget hvis det sikres at forslaget ikke får økonomiske konsekvenser for modtagerne af tipsmidlerne venstre kan ikke støtte en pludselig tilfældig og ikke mindst ubegrundet nedskæring for de enkelte organisationer

svar fra dansk ungdoms fællesråd det undrer derfor os i venstre at ministeren ikke har lyttet til høringsbidraget og rettet det som må betegnes som en regnefejl eller

høringer i forbindelse med lovgivningsarbejdet sådan at vi kan lovgive på det mest kvalificerede grundlag venstre kan derfor på det nuværende grundlag ikke støtte forslaget men vi håber og regner med at udvalgets arbejde vil betyde at lovforslaget bliver justeret sådan at det ikke får en økonomisk konsekvens i så fald får ministeren venstres fulde opbakning

flemming møller mortensen ikke kan være til stede i dag ved

lovforslag har jeg som vikar fået en tale som jeg skal læse op lovforslaget går i al sin enkelthed ud på at ændre den gældende lov om

samt heste og hundevæddemål til en bedre og mere enkel model der findes to tipspuljer i danmark til humanitære og almennyttige formål indtil nu har kulturministeriet stået for fordelingen af midlerne i fremtiden ønsker vi at midlerne bliver uddelt på en anden måde vi foreslår derfor at andre ministerier også fordeler midler så opgaven bliver varetaget af det ministerium som den pågældende gruppe tilhører

hverken det offentlige kommuner stat eller regioner

at der vil være tre ministerier yderligere der også skal fordele tipsmidler og disse ministerier er udenrigsministeriet ministeret for ligestilling og kirke samt ministeriet for fødevarer landbrug og fiskeri i fremtiden vil der derfor ikke være seks men i alt ni ministerier som fordeler tipsmidlerne vi mener at lovændringen er en naturlig forenkling og en effektivisering af den måde tipsmidlerne

jeg håber at herre troels ravn hørte hvad jeg sagde

ikke mindst har haft lejlighed til at se

er kommet fra dansk ungdoms fællesråd og oplysningsforbundenes fællesråd

klingrer lidt hult i forhold til den tale som herre troels ravn lige læste op hvor herre troels ravn sagde at det ikke ville få økonomiske konsekvenser så

gør det ikke indtryk at duf og oplysningsforbundenes fællesråd

i lovarbejdet skulle tage indstillingen fra

det er jo en lille ændring

ændring af en model

to tipspuljer til humanitære og almennyttige formål og de sammenlægges

fremover fordeles af de ministerier

modtagerne hører under det er jo lidt skægt at vi får denne ændring

to tusind og otte lagt under kulturministeriet men nu ændrer man det så

skal måske ikke være min opgave at svare på ministerens og socialdemokratiets vegne men jeg blev dog lidt overrasket da jeg hørte venstres ordførertale

så også venstre kan blive klogere på det område

indtil jeg er blevet oplyst om andet af ministeren

dansk folkeparti stadig væk for

er det skam også for os alle sammen tror jeg det der gjorde indtryk på mig var den her høringskrivelse

er at fordelingsnøglen nu opgøres i kroner og øre frem for i procent

hvis man er vant til at få en procentsats

i deres høringssvar siger at det her kommer til at betyde økonomisk nedgang for

henvendelse meget seriøst og kigger på det

nogen ændring men jeg forventer da at ministeren helt klart fortæller os hvordan det hænger sammen og indtil da

stemmer vi for vi er ikke så

ændring i den måde hvorpå tipsmidlerne skal uddeles sådan at de

tildeles fra de forskellige ressortministerier til de formål som hidtil har været jeg har da også læst bemærkningerne fra dansk ungdoms fællesråd og oplysningsforbundene

set fra mit synspunkt at vi senere får at vide hvordan det forholder sig sådan at folk ikke kan komme og rejse kritik af at der nu er sket forandringer når vi ellers påstår at der ikke skal ske forandringer så foreløbig

pernille vigsø bagge i forbindelse med tiltrædelsen af sidste års aktstykke blev det aftalt at kulturministeriet skulle udarbejde en ny model for puljeordning baggrunden var at mange af puljemidlerne vedrørte andre ministeriers ressort denne nye model forudsætter en ændring af udlodningsloven og er baseret på en analyse af fordelingen af puljemidlerne de sidste tre år formålet med lovforslaget er at sikre en hensigtsmæssig fordeling af de almennyttige tipsmidler således at de fremadrettet bliver fordelt af de ministerier

formålet henhører i sf mener vi at den fremsatte model opfylder de behov der kunne aflæses i førnævnte gennemførte analyse de almennyttige tipsmidler er af stor betydning for modtagerne af bevillingerne

klart at vi har interesse i at disse midler fordeles mest hensigtsmæssigt og med den nye fordelingsmodel sikres det at midlerne bliver uddelt fra de ministerier der har størst kompetence på de pågældende områder derfor må det samtidig formodes at disse også har en fyldestgørende indsigt i den bedst mulige anvendelse af midlerne

at at det lever op til det formål som ministeren selv skitserer nemlig

advokatrådets høringssvar som bemærker at

blot opfordre regeringen til at leve op til ambitionen om god regeringsførelse

pause herre simon emil ammitzbøll ja ja det var ikke nogen afslutning det var en opfordring til at medvirke i den bestræbelse

det af kulturministeren fremsatte lovforslag

set at det er en god idé at det her med

hænger sammen det kommer det til at gøre i langt højere grad med de regler der indføres her der har i debatten her og også i forhold til høringssvarene været diskussionen

det går jeg ud fra at kulturministeren har givet et tilfredsstillende svar på inden vi vedtager lovforslaget

jeg skal gøre det kort forslaget går jo ud

på at få uddelt

de her midler via de ministerier som

de ressortområder som matcher de organisationer der modtager pengene det synes vi fra konservativ side er fornuftigt og rigtigt det vil nok give en mere effektiv forvaltning og det er helt naturligt at de ministerier som normalt har kontakten til de pågældende organisationer

forvalter midlerne så den

jeg har forstået på ministerens bemærkninger at det ikke betyder realitetsændringer

til de enkelte organisationer så det er vi også tilfredse med så er der

som andre også har været inde på og det må vi jo så få uddybet under udvalgsbehandlingen

også få belyst om det kan kan være sådan at det lige her og nu ikke betyder en ændring

vi gør under udvalgsbehandlingen det konservative folkeparti er som udgangspunkt positivt

har været rejst fra herre michael aastrup

støttemodtagerne i forhold til den nye model vi nu fremlægger men selvfølgelig hvis der overhovedet er er tvivlsspørgsmål

vil de blive afdækket i forbindelse med udvalgsbehandlingen

der er ingen ændringer i forhold til selve den økonomiske fordelingsnøgle

fru stine brix fra enhedslisten

så det tager jeg bare med med mig i mit videre arbejde men ellers som sagt tak for bemærkningerne og jeg ser frem til en god

siger at vi tager fat på det under behandlingen af selve lovforslaget men grunden til at jeg tog det

fællesråd jo har sendt det her høringssvar til os og de skriver klokkeklart at fejlen optræder og jeg citerer

det de siger er at hvis beløbet stiger

hvor det var en procentsats så

men på den lange bane kan det få store konsekvenser

men jeg kvitterer gerne for at ministeren siger

hvis der overhovedet er nogle tvivlsspørgsmål skal de

vidensgrundlag er som sagt at der ikke sker nogle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

udsætte mødets begyndelse til klokken tretten nul fem hvor den

idet jeg dog ikke håber det var noget alvorligt der

åbnet den første

med at sige at venstre kan støtte det fremsatte lovforslag når det er sagt

som hidtil har henhørt under det tidligere økonomi og erhvervsministerium overføres til ministeriet for forskning

og videregående uddannelser og samtidig

lodsområdet overført fra forsvarsministeriet til erhvervs og vækstministeriet det fremgår jo af den kongelige resolution at det var en af ressortomlægningerne i forbindelse med den nye regerings dannelse

der skitseres en ny klageadgang for lodsområdet sådan at afgørelser vedrørende tilsynet med lodser fremover vil kunne indbringes for ankenævnet for søfartsforhold mens

andre mindre indgribende afgørelser som det udtrykkes ikke kan indbringes for en højere administrativ myndighed

vil også gerne slå fast og have ministeren til at bekræfte at den almindelige retstilstand her i landet naturligvis er gældende også for disse sager fremadrettet det vil sige at sager uanset om de er indbragt eller ikke indbragt for ankenævnet

et element mere i forslaget som jeg i

for sig heller ikke forstår der skal et lovforslag til for at slå fast nemlig at man bekræfter

ministeren kan fastsætte reglerne for betaling for lodsning foretaget af det statslige lodsvæsen det er jo en allerede eksisterende gebyrordning som videreføres og det behøver ikke et lovforslag for at slå fast vi kan sagtens støtte forslaget det er ganske harmløst men undskyld jeg siger det

minde om at der i høringssvarene er kommet et par indvendinger fra

nyborg søfartsskole

noget vi lige skal tage ad notam fra marstal navigationsskole som påpeger at man nu igen som der skrives pålægger skolerne ekstra byrder

også godt bede ministeren om at forhold sig til særlig set i lyset af at man i lovforslaget anfører at det ikke har økonomiske eller

marstal navigationsskole altså ikke

vi skal hele tiden være over det her med

erhvervslivet herunder også søfartens skoler jeg forventer en kommentar fra ministeren

det men ellers er vi positive

lovændringer som er nødvendiggjort at den kongelige resolution

som er er gennemført overordnet set drejer lovforslaget sig om to ting for det første berører lovforslaget ressortomlægninger ved de maritime uddannelser hvor det foreslås at uddannelserne stadig skal reguleres i lov om maritime uddannelser under

ministeren for forskning og innovation og videregående uddannelser som det blev besluttet under ressortomlægningerne den tredje oktober sidste år tidligere har det været under erhvervs og vækstministeriet det skal gøre ansvarsfordelingen mellem de relevante myndigheder tydelig også gennem lovgivningen

det vil skabe gode rammer for samarbejdet imellem disse myndigheder konkret drejer det sig om de uddannelser der modtager statsligt tilskud og de uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelser derudover vil ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser have mulighed for at godkende uddannelserne uanset at disse ikke gennemføres med et statsligt tilskud med lovforslaget skabes der også mulighed for ensartede regler om momskompensation for de taksameterstyrede maritime uddannelser som andre uddannelser under ministeriet det vil gøre det nemmere at sammenligne med andre uddannelser for det andet indeholder lovforslaget en ændring af lodsloven der er her tale om mindre ændringer der skal skabe klarhed over lodstilsynets placering under erhvervs og vækstministeriets ressort i søfartsstyrelsen samtidig indføres der hjemmel

kan laves regler om klageadgang på lodsområdet som svarer til de regler som allerede gælder på det øvrige søfartsområde den sidste ændring af lodsloven indebærer en præcisering således at ministeren kan fastsætte regler om betaling for lodsning foretaget af det statslige lodsvæsen lodsvæsen her er det værd at bemærke at der ikke er planlagt stigninger i gebyret jeg bemærker mig at høringen har vist at organisationerne og virksomhederne generelt er positive over for lovforslaget socialdemokraterne ser tydeliggørelsen af ressortomlægningerne

er rimelighed i lovforslaget men det virker lidt underligt at vi

hvor man overflytter nogle delelementer fra et

hvis vi skal til at gøre det hele tiden

til behandling her i folketinget i dansk folkeparti mener vi ikke at det er en nødvendighed at at køre det her igennem lovmaskineriet det er noget der kan gøres

diskutere det her i folketinget det samme gælder jo også

hvor man jo på lodsområdet siger at ministerbemyndigelsen naturligvis skal følge den nye minister som er i det nye ministerium frem for den minister som var i det gamle ministerium det er sund fornuft og common sense det er noget vi er nødt til at forholde os til men

marstal navigationsskole og også fra fra nyborg søfartsskole men det er jo sådan at at vi

at vide at der ikke er nogen nye udgifter forbundet med det for nogen af de involverede parter og at det alene er nogle

ændringer som der er derfor kan det

sådan en institution som marstal navigationsskole netop i

de nye administrative byrder som der lægges over på deres administration og de er også bekymrede for om den taxametertilskudsmodel

stadig væk vil være en individuel taxametertilskudsbaseret støtte eller om det vil være noget hvor man går ind i en mere gennemsnitsbaseret normering i forhold til de enkelte skoler der synes jeg

relativt få men når de er der skal de selvfølgelig behandles alligevel

lovændringer både de små og de lidt større

rimeligheden og det konkrete problem i

marstal navigationsskole og nyborg søfartsskole med de ord kan dansk folkeparti anbefale

venstre støtter i i princippet op om

regeringens planer om at samle de videregående uddannelser i et ministerium fordi vi mener at det vil give nogle

søfartsstyrelsen stadig væk skal godkende og

ind over de uddannelsesplaner der er for uddannelserne for

små kurser af et par ugers varighed bliver

også en del af ministerierne blev ændret noget blev fjernet andet blev tilføjet noget helt tredje sammenlagt når systemet ændres

må indholdet og formaliteterne naturligvis følge med og derfor behandler vi i dag det her lovforslag forslaget lyder på at en række love i forbindelse med ressortoverflytningen

af maritime uddannelser til ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelser og af lodsområdet til erhvervs og vækstministeriet ændres med lovforslaget sikrer vi os at det bliver tydeliggjort hvilke ministerier og styrelser der har ansvaret for hvilke opgaver det vil både lette arbejdet for de ansatte i ministerierne og styrelserne og det er vi i sf glade for

sikrer vi os at de maritime uddannelser er underlagt samme regler som andre uddannelser og hermed gælder for eksempel samme regler for momskompensation herudover sikrer forslaget at klageadgangen på lodsområdet er den samme som for det øvrige søfartsområde samtidig gøres det tydeligt at ministeren kan fastsætte reglerne om betaling for lodsning når den er foretaget af det statslige lodsvæsen der ændres ikke på størrelsen af gebyrerne der er udelukkende tale om en teknisk tilpasning

i dag præciseres og fastsættes så de stemmer overens med den nye fordeling af ressortområder derfor stemmer vi naturligvis ja til forslaget

er nødvendiggjort i forbindelse med overførslen af de maritime uddannelser til ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelser de ændringer støtter vi helhjertet da vi mener

det er af yderste vigtighed at få klargjort ansvarsfordelingen lovforslaget indeholder også en række ændringer på lodsområdet i forbindelse med lodstilsynets overførsel fra forsvarsministeriet til erhvervs og vækstministeriet som vi ligeledes bakker op om det gælder blandt andet indsættelsen af hjemmel til fastsættelse af regler om klageadgang i forbindelse med lodstilsynets afgørelser der er her tale om en præcisering og harmonisering i forhold til resten af søfartsområdet hvor det indskærpes at klager over afgørelser ligesom på resten af området ikke kan indbringes for en højere administrativ myndighed ligeledes indeholder lovforslaget hjemmel til at ministeren kan videreføre den gældende gebyrstruktur for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen her hæfter vi os i liberal alliance ved at gebyrerne ikke kommer til at stige og at gebyrerne kun må fungere som finansiering

lodsydelserne og derfor skal afspejle deres omkostninger liberal alliance kan støtte

er der faktisk også nogle yderligere udeståender som gør det nødvendigt med en lovændring blandt andet er der i afgrænsningen

med loven her også får præciseret eksempelvis omfatter loven om maritime uddannelser

duelighedsbeviser for fritidssejlere og en række korte kurser som ikke er længerevarende kurser men kurser som man for eksempel tager i sejlklubben da der ikke er tale om egentlige uddannelser vil det fortsat være søfartsstyrelsen

retter således op på nogle af de uklarheder der

blandt andet henvendelsen fra fra marstal tror

vi finder at det er hensigtsmæssigt

de maritime uddannelser er omfattet af samme regler med hensyn til momskompensation som andre uddannelsesinstitutioner i uddannelsesministeriet altså det

dag hedder ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelser og det vil gøre det lettere at sammenligne på tværs af uddannelserne og muliggøre mere ensartede

opmærksomme på at der er skoler eller i hvert fald en

på at indføre ordningen om momskompensation på et tidspunkt og på en måde der er

både for det offentlige og de maritime uddannelsesinstitutioner

til de her klageadgange i dag er der ikke nogen klageadgang ved lodsvæsenet det bliver der indført

i udkastet til den her lov at der vil være

hvor man vil kunne køre en sag men hvordan vil man definere det her med hvilke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

jeg giver først ordet til venstres ordfører herre kim andersen

i venstre er vi af den klare opfattelse at virksomheder naturligvis skal overholde loven i det land hvori de er placeret og opererer vi er også helt klart af den opfattelse at virksomhederne har et ansvar for

kunder og over for

virksomhedernes ansatte skal optræde etisk korrekt og at man naturligvis skal have en god social opførsel i alt hvad man beskæftiger sig med og overholde love og regelsæt ingen tvivl om det

med det forslag vi her har til behandling er er det regeringens intention at der skal oprettes en mæglings og klageinstitution der skal tage sig af tvister om ansvarlig virksomhedsadfærd institutionen skal samtidig fungere som en instans hvor brud på

retningslinjer for eksempel brud på menneskerettigheder miljø og arbejdstagerrettigheder inden for ansvarlig virksomhedsadfærd kan rejses dokumenteres og offentliggøres med det her forslag skal

en hundrede af landets største virksomheder ikke længere kun redegøre for deres samfundsansvar de skal også redegøre for deres indsats i forhold til menneskerettigheder og miljø forslaget lægger endvidere op til en ændring af årsregnskabslovens § ni og halvfems som betyder at alle virksomheder store som små altså ikke bare de en tusind en hundrede største men alle virksomheder skal til at forholde sig til hvad deres politik er inden for menneskerettigheder og klimapolitik

det mener vi er at gå meget meget langt vi mener det er at skyde gråspurve med kanoner og vi mener også at det vil bidrage til at udhule udhule frivillighedsprincippet dette der naturligvis ligger som en selvfølgelighed for enhver virksomhedsleder nemlig at man skal overholde love og regler at man skal opføre sig etisk forsvarligt og anstændigt ja det vil nu ikke længere

er drevet til ud fra nogle ideale målsætninger og ud fra et ønske om at være en god virksomhedsleder

nu blive flyttet over på hvordan man hvordan man kan klare sig igennem uden kritik med den mindst mulige indsats

får man et et bureaukratisk lidt negativt fokus som går på at overholde regler ud fra laveste fællesnævner en administrativ mæglings og klageinstans for ansvarlig virksomhedsadfærd vil ifølge forslaget skulle træffe afgørelser på baggrund

retningslinjer retningslinjer som dog ikke er

at blive et parallelsystem til det gældende retssystem og det rummer jo for mig at se risiko for at virksomheder kan blive hængt ud

gabestok til trods for at de har overholdt gældende lovgivning til punkt og prikke i sager der bliver behandlet

i henhold til det her lovforslag stadig væk være underlagt offentlighedsloven og det pågældende

udstillet i offentligheden med al den dårlige omtale som det kan medføre og dermed dårligere mulighed for at kunne sælge sine produkter og i det hele taget komme til at fremstå med et ramponeret image vel at mærke uden saglig grund

så vil regeringen måske sige at disse oplysninger i den slags sager vil blive anonymiseret

javel men det må antages at disse oplysninger vil være så virksomhedsspecifikke at virksomheden vil blive afsløret alligevel fordi en anonymisering ikke er mulig i praksis forslaget relaterer sig også til regeringens målsætning om at danmark skal være i front med gældende regler på csr området men her vil jeg gerne understrege at det baserer sig

og ikke på tvang venstre er meget stor tilhænger

for at retssikkerheden kan blive krænket og kan virke direkte demotiverende for virksomhederne og vi har derfor en lang lang række spørgsmål som vi vil stille under udvalgsarbejdet og vi er ikke umiddelbart positive over for

virksomhedsførelse og jeg synes også det

her i nogen af de høringssvar der er indgivet jeg vil minde venstres ordfører mindeligt om at det lovforslag der er fremsat her bygger fra rådet for samfundsansvar et råd som

nedsat under den tidligere regering og det råd er jo kommet med en entydig anbefaling i rådet sidder og det her nævner jeg bare for sådan lige at ridse det op

dansk erhverv rederiforeningen finansrådet forsikring pension håndværksrådet og landbrug fødevarer alle disse organisationer har altså været med til at udarbejde dette forslag så vil ordføreren ikke lige forklare

pludselig har ændret holdning til vigtigheden af at danmark skal være

ud fra vores egne idealer og målsætninger vi er jo ikke sådan et automattalerør for diverse

organisationer eller virksomheder men det er i den her sag heller ikke sådan at vi har skiftet mening tværtimod vi er enige i mange af intentionerne som jeg også har nævnt i min ordførertale men det forslag her rummer en række risici også for retssikkerheden som vi bliver nødt til at tage seriøst så er det jo også sådan hvilket

burde vide at i den rapport der blev aflagt fra

var der tale om henstillinger og der var tale om at det skulle baseres på frivillighed det var også klart at hvis parterne nåede frem til et mæglingsresultat

skulle den ikke kunne behandles af den her klageinstans og offentliggøres det er jo en væsentlig og principiel ændring i forhold til de overvejelser man gjorde sig i rådet for samfundsansvar det håber jeg meget at

om en mæglingsinstitution hvad er formålet med en mæglingsinstitution formålet er at sikre at en konflikt ikke eskalerer så langt at den ender i retssystemet det er et godt princip og ja der er ganske afgjort ting

er kommet fra rådet som ikke implementeres i lovgivningen en af de ting er eksempelvis at man ikke benævner

det har en masse andre årsager at man ikke gør det men dog synes jeg alligevel det er vigtigt at holde fast i at en af årsagerne til at denne titel blev nævnt af rådet jo

og den mæglingsfunktion som er så ganske afgørende jeg kan ganske enkelt ikke

i forhold til dette område en meget ambitiøs indsats jeg ved godt at herre brian mikkelsen også på forskellig vis er blevet kritiseret gennem tiden

til dette her derfor bliver jeg også nødt til at spørge

faktisk for vores overvejelser i min ordførertale vi er helt af den opfattelse at virksomheder naturligvis skal overholde love og regelsæt og have en opførsel som er

man skal naturligvis også overholde menneskerettigheder og man skal tage hensyn til miljø og klima men det skal være inden for love og regler som man kan forholde sig til

vi er hele tiden gået ind i det her arbejde ud fra den opfattelse at det skulle være frivilligt og at det skulle være

drevet af viljen til at opnå det bedste ikke at det skulle være et bureaukratisk alternativ til gældende retssystemer det ville sætte retssikkerheden under pres og det ville komme til at virke bureaukratisk og fordyrende for alle landets virksomheder i nogle så store og generelle spørgsmål som mange små virksomheder

syn på hvordan man får tingene igennem for

var det sådan at når individer

som staten ikke brød sig om skulle man straffes og incitamentet var lovgivning og straf

så forstå og det er det jeg lige skal have verificeret at når det er virksomheder

ingen myndighed har i forhold til straf eller

må man gerne straffe men på virksomhedsniveau er alene

der er jo ikke tale om at virksomheder ikke skal straffes virksomheder skal naturligvis straffes hvis de bliver dømt for

skal de straffes inden for den paragraf som de har overtrådt og med den strafferamme der er gældende

straffeområde ingen tvivl om det

virksomhederne har

elementet men det er så vigtigt at vi holder fast i

så får man en langt mere positiv og konstruktiv tilgang til tingene end hvis det er noget

på hvordan man lever

målsætningen og så i øvrigt

i det omfang man kan få noget af kvalitet

beskedent beløb der er sat af til det her formål så

er det nok relativt begrænset hvad de bliver til i praksis men det som er

at vi laver om på årsregnskabsloven at vi pålægger virksomhederne en masse bureaukrati at vi

regler og at vi kan hænge

regler eller love tværtimod de har fulgt loven til punkt og prikke men har

i offentligheden med al den

forringede muligheder for at sælge sine produkter

ødelagt image for den pågældende virksomhed til følge det er naturligvis

derfor er vi så betænkelige ved det her forslag og derfor har vi rigtig mange spørgsmål

virksomheder eller interesseorganisationer få testet om virksomhederne lever op til de retningslinjer

ngo bruge til

firmas image

muligheder for at sælge sine produkter og rekruttere medarbejdere

hensigtsmæssigt og det ville være forbundet med ekstra arbejde administrative

man kan sige til hvilken nytte og gavn for det apparat som

stille an med kan jo ikke få noget voldsomt omfang og slet ikke noget særlig stærkt fagligt omfang med det budget der er sat af tre million kroner

der bundlinjen med sådan et organ der kan sige om man overholder de retningslinjer

det kan da blive ganske omstændeligt jeg synes det er udmærket at det er sådan at vi tager som udgangspunkt at ingen hverken borgere eller virksomheder gør noget forkert

skal det naturligvis retsforfølges og hvis der er baggrund for det skal der ske domfældelse

så er man lovlydig og så har man levet op til det man skal det er sådan at danske virksomheder jo i forvejen

vores virksomheder har en meget meget fornem profil og et flot image ude i verden

fastholde den linje og animere til at virksomhederne fortsat udvikler sig på den måde med frivillighed entusiasme og begejstring og ikke ved tvang smålighed

man har regler der sikrer at det ene hold ikke stiller op med fjorten spillere på banen eller konsekvent sparker benene væk under modstanderen

også være rammer for virksomhedernes sociale ansvar

skal nok være organisationer der ser virksomhederne over skuldrene det er der allerede i dag men hvem kan i grunden

dommer over hvad der er rigtigt eller

præcis en ramme for danmark har internationalt forpligtet sig til at arbejde for

retningslinjer for multinationale virksomheder udbredes og efterleves blandt danske virksomheder det er samtidig regeringens målsætning at danmark er i front når det gælder global ansvarlighed i relation til arbejdstager og menneskerettigheder internationale miljøstandarder og kampen mod korruption det er med dette udgangspunkt at vi i dag førstebehandler lov om mæglings og klageinstitutionen

erhvervsudvalget havde for nylig et foretræde af formanden for rådet for samfundsansvar

der blev her berettet om det arbejde der er gået forud for de

jeg skal ikke referere fra dette foretræde men jeg kan vist roligt konkludere at ethvert medlem af erhvervsudvalget som deltog i det møde sad tilbage med den klare overbevisning at danmark med dette forslag er verdens førende på området for socialt ansvar uden at det på nogen måde er en byrde for erhvervslivet snarere tværtimod en række danske virksomheder har gjort en forbilledlig indsats for ikke blot selv at gå foran med det gode eksempel på virksomhedernes ansvar men også i international sammenhæng at udvikle rammerne for

eller virksomhedsansvar det er blandt andet sket i regi af fn som med

initiativet global compact omtaler ti principper for ansvarlig virksomhedsledelse inden for spørgsmål som menneskerettigheder arbejdstagerrettigheder miljø og antikorruption på et punkt følger vi ikke anbefalingerne fra rådet for samfundsansvar når det handler om hvad formanden for klagepunktet skal have af titel følger vi ikke indstillingen om at benytte betegnelsen ombudsmand det ændrer dog ikke ved at formanden for klagepunktet vil få en rolle der ikke blot er passiv formanden skal også aktivt og på eget initiativ kunne tage sager op

på baggrund af omtale i medierne ønsket om at skabe en ombudsmandslignende institution er yderst sympatisk og derfor vil jeg gerne understrege

socialdemokraterne er afgørende at klagepunktet bliver både uafhængigt og handlingsorienteret jeg har i høringssvarene noteret mig to og halvfems gruppens kritik af placeringen af klagepunktet under erhvervsstyrelsen jeg vil i den sammenhæng gerne understrege at vi ikke betvivler danske embedsmænds uafhængighed det afgørende mål må derfor være at klagepunktet ikke er under instruktionsbeføjelse skulle klagepunktet placeres andetsteds frygter jeg i stedet at alt for mange ressourcer vil blive anvendt på administration i stedet for

klagepunktets egentlige opgave

offentlige debat noteret mig at der stilles spørgsmål ved nødvendigheden af mæglings og klageinstitutionen og nu også

ikke en kritik der kan genfindes i de mange høringssvar der er indsendt

ikke fra nogen seriøse interesserede parter rejses tvivl om nødvendigheden af en sådan mæglings og klageinstitution men jeg vil alligevel gerne slå fast at der er andre årsager end vores internationale forpligtelser der gør at det er en fordel for danmark og

erhvervslivet at have denne ikkeretlige mæglings og klagemekanisme det har nemlig den fordel at man kan arbejde hurtigere end domstolene man kan komme

på et tidligt stadium i en den er eskaleret og det betyder at klagepunktet kan tilbyde alternativer såsom mægling til de formelle domstolsprocesser desuden går muligheden for at anmode om at sager bliver taget op jo begge veje det er altså også sådan at virksomheder kan anmode

sager hvor de føler sig uberettiget anklaget i medierne som venstres ordfører ellers var så bekymret for før

hvor de ønsker at få bistand udefra til at løse en konflikt derudover skal jeg også sige at lovforslaget udvider årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar konkret skal virksomheder fremover udtrykkeligt redegøre for deres politiker for at respektere menneskerettigheder samt redegøre for deres politiker om reduktion af klimapåvirkninger

korruption og alle mulige andre dårlige ting

glorie ved at sige

som kan komme i en gabestok så siger man samtidig til de virksomheder

at tale om selvfede glorier det er et helt nyt udtryk i min ordbog i hvert fald

havde dette som en markant indsats for dansk erhvervsliv mig bekendt var det faktisk sådan

så man skal jo passe på når man skyder selvfede glorier af sted i denne sag

når det er sagt så jo vi har netop brug for dette vi har netop brug for at danske virksomheder når de handler med andre internationale virksomheder kan påvise at de handler ansvarligt inden for det csr område som er så afgørende og vigtigt og en række førende virksomheder siger at det er en forudsætning at kunne påvise

og entydige respekt for menneskerettigheder

en chance for at kunne handle internationalt

samhandel og erhvervsudvikling igennem generationer

danske erhvervsfolk som har formået at skabe udenrigshandel og så videre

at de godt selv er i stand til at håndtere energiproblematikker i deres virksomhed udvælgelse af leverandører

ansat underleverandører og så videre mener ordføreren virkelig ikke

aktivt i det arbejde der har været om at udvikle dette mæglingsorgan lad mig minde om at dansk industri dansk erhverv rederiforeningen finansrådet forsikring pension håndværksrådet og landbrug fødevarer har siddet med ved udarbejdelsen af dette lovforslag lovforslag i forarbejderne til det formanden for rådet

og jeg går ud fra at selv dansk folkeparti vil respektere at herre mads øvlisen faktisk er en internationalt

i det foretræde som herre mads øvlisen var i sidde tilbage med den klare overbevisning at dette er en kæmpestor

sagligt fordi jeg gerne vil blive klogere på det her forslag og jeg vil gerne anmode om at få et fagligt sagligt svar

danske virksomheder menneskerettighedsforpligtelser

er bindende for de stater som har ratificeret dem men jo ikke er bindende for

vil være de administrative byrder og omkostninger ved den udvidede afrapporteringspligt i årsregnskabslovens § ni og halvfems jeg anmoder om ikke at få et demagogisk

ministeren for at få et præcist svar

ordføreren er klar over at jeg er ordfører og ikke myndighedsperson i denne sammenhæng den første del handler om om den internationale forpligtelse det er jo ganske enkelt sådan at

en hundrede største virksomheder i danmark skal rapportere om deres virksomhedsansvar i forbindelse med deres årsregnskab det kan godt være at de vælger at skrive i deres årsregnskab

ingenting gør men det kan også godt være at de vælger at gå videre og rapportere hvorledes de agerer og det er klart at hvis der er en diskrepans i forhold til det de skriver i deres årsregnskab og det de gør så skal der selvfølgelig være et sted at gå hen og få efterprøvet det lad mig bare minde om at den lovgivning som blev indført i to tusind og ni om at virksomheder faktisk

langt flere virksomheder så det er markant forskelligt i

at der med forslaget om klageinstans indføres

et parallelt system

afgørelser ikke på baggrund af love og regler men på baggrund af etik og moral ser

ordføreren ikke et principielt

også gerne vide hvad ordføreren har at sige til det forhold at sager der indbringes for denne klageinstans

for senere offentliggørelse der er da

skal præciseres helt nøje

i forhold til dette lad mig igen minde om at dette er en mæglings og klageinstitution og det er jo sådan at det er

en eventuel domstolsbehandling vi kender fra mange andre områder i danmark at man har sådanne klageorganer

være forbrugerombudsmanden som også er en udmærket og meget effektiv måde

og afklare konflikter inden de når frem til en eventuel domstolsbehandling jeg synes i det hele taget

få afklaret ting på den måde jeg kan se at min taletid desværre er opbrugt men så må

er virksomheder jo netop fuldstændig fremme i skoene på dette område

og danske virksomheder bruger

virksomhedsansvar at gøre fsc har jo noget at gøre med bæredygtig produktion bæredygtigt træ eksempelvis inden for csr rapportering bruger man typisk iso standarder og andre tilgange det står i øvrigt meget grundigt beskrevet i

lovforslaget men

jo er reserveordfører på dette spørgsmål så så det er sådan set fair nok at man ikke er dybt nede i sagerne på dette punkt jeg vil altså godt lige påpege

for at forhindre at virksomheder uberettiget bliver hevet gennem en mediejungle

er belæg for så dette er ikke bare et organ der kan sikre at menneskerettighedsorganisationer og andre som måtte have klager kan blive hørt nej det her er sandelig da også af hensyn til virksomhederne og det er netop derfor at alle seriøse organisationer der har medvirket i høringerne om dette går så varmt ind for det måske

kan man godt finde enkelte undtagelser nemlig cepos men de har så heller ikke medvirket ved at afgive høringssvar

tidligere regering hænger sig så meget i

til dette klageorgan det nævner jeg fordi en af de ting som især

ikke at afsætte tilstrækkelige midler til det eksisterende klagepunkt det var faktisk en problemstilling som over

dokumentar hvor den tidligere minister måtte stå til ansvar for

på det punkt derfor må jeg bare sige at de tre million kr som er blevet afsat i forbindelse med finansloven jo

mere end det som er blevet lavet hidtil

jo ikke nogen der kender omfanget og nødvendigheden af dette

et organ som vil blive efterspurgt fra begge sider og så må vi selvfølgelig se på

trist baggrund og det er jo at en lang række af lande i to tusind og tolv stadig væk har store problemer med menneskerettigheder store problemer med miljøspørgsmål og store problemer med nepotisme og korruption men det har vi ikke i danmark danmark er ikke en bananrepublik

har den største træfsikkerhed når det drejer sig om omgang med offentlige midler vi er et af de lande hvor der er så at sige ikke findes korruption

fokus på at man selvfølgelig skal overholde menneskerettigheder og vi skal også overholde internationale miljømål

men for at den nye regering og deres flertal

tro

at man så dum at man tror på at tre million kroner skal gøre det sådan at alting kan blive godt

noget som helst når det drejer sig om menneskerettigheder korruption nepotisme og miljøspørgsmål tre million kroner skal gå til løn og administration feriepenge og hvad ved jeg hvor mange penge er der så tilbage til at sagsbehandle klagesager

faktum at der allerede i dag udvises ganske glimrende samfundsansvar i de store danske virksomheder

de fortæller og beskriver hvad de egentlig gør for at gøre det så godt som overhovedet muligt man bruger det faktisk som en del af sin salgsindsats

skal flytte noget som helst det lovforslag her

virkningsløst det flytter ikke noget som helst og det synes jeg måske at

det tidligere flertal her i folketinget

transparency international

den her udvikling i danmark

fundet endnu flere penge jeg synes det er et

de større selvmål vi har oplevet her i folketinget under den nye regering og dansk folkeparti kan ikke støtte

og da rådet for samfundsansvar blev bedt om

deres anbefalinger i forhold til dette område var det så sådan at dansk folkeparti allerede på det tidspunkt

gjorde opmærksom på de problemstillinger som man syntes

internationale forpligtelser det ved vi jo er

men det der ligger i det her lovforslag er jo en tvang over for en lang lang række danske virksomheder

da gerne anfægte det som netop herre benny engelbrecht var inde på i sin ordførertale

tvang hvorfor skal vi bruge tvang over for nogen

specificeres hvad det er man i givet fald skal forholde sig til når man

csr og kunne ordføreren så ikke lige minde folketinget om hvordan

jo altså blev indført jeg synes bare det

om dansk folkeparti dengang støttede det

øge adgangen til brugen af tvang

støtter ikke lovforslaget om at

lovkrav i årsregnskabsloven de ønsker at virksomhederne selv udpeger de emner som de vil have med i deres redegørelser omkring samfundsansvar i det hele taget

for den nuværende regering og jeg synes jo jeg endnu en gang må minde om at man netop

tre million kroner til at håndtere den lange række af klagesager der flere tusinde virksomheder som kan blive omfattet af den her lovgivning

ikke være ret mange konsulenttimer til rådighed

ganske gedigent selvmål oppe i trekanten af målhjørnet

noget virksomheder tjener penge på

ordføreren i hvorfor er det så

en institution der kan give virksomhederne

virksomhederne har faktisk et hav af muligheder for at gennemføre og afprøve deres varer i dag vi har iso certificering

og feriepenge hvor mange kroner er der tilbage til de her fine konsulenter som herre

mener skal til at certificere danske virksomheder så de kan blive brandet lidt bedre jeg synes godt nok at selvmålet ligger

konkrete krav om at redegøre for virksomhedens politikker

jo og det er det der skal ind i årsregnskabslovens § ni og halvfems a

at at landbrug

det her initiativ jeg har

så jeg har bare lige brug for at høre ordføreren

når dansk industri synes det vil give en styrket position under hensyn til at det danske

eksport i det hele taget udvikler sig

ordføreren har og som dansk industri ikke har siden de kan anbefale det og ordføreren ikke kan

årsregnskabslovens § ni og halvfems a

at læse side to af de sytten sider vi har fået med høringssvar

komiteen for selskabsledelse og landbrug fødevarer støtter ikke den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § ni og halvfems a fordi tilføjelsen af specifikke emner anses for at bryde med princippet om at virksomhederne selv udpeger emnerne for deres redegørelse om samfundsansvar

også er et politisk spørgsmål og vi har ønsket at sende nogle ganske klare signaler om at vi ønsker at styrke

erhvervsliv og vi ønsker at styrke danske virksomheder

tager også til indtægt at at der sker en udvikling også på globalt plan

at det måske var for at pudse glorien

forestille sig at det ikke var glorier det handlede om men politik

jeg ved godt hvad man får for tre million kroner på tolv måneder når man både skal betale lokaleleje pensionsforpligtelser sygedagpenge hvis nogle af medarbejderne bliver syge og så videre

give den her rådgivning i de her tvistsager sådan som der lægges op til jeg vil bare have

nej men det er de tre initiativer

bruge de her penge langt langt

til en førende nation i forhold til

for menneskerettigheder og klima rigtig mange virksomheder har allerede i dag politikker om hvordan man som virksomhed kan bidrage til at bekæmpe fattigdom i ulande sikre et bæredygtigt klima og bekæmpe korruption og overtrædelser

hundrede og firs virksomheder som arbejder med miljø socialt ansvar og bæredygtighed det viser sig at de virksomheder har tjent penge på det det skyldes at medarbejderne var mere tilfredse og derfor ydede en ekstra indsats

herning folkeblad har netop udsendt et magasin der hedder

ville bekæmpe fattigdom i ulande

nævne et eksempel på en virksomhed

laver vi en ny institution som tester om virksomhederne lever op til de retningslinjer der findes

det betyder at virksomhederne nu kan få papir på at de overholder de her regler det er en fordel for de mange virksomheder som satser på det her netop derfor støtter også dansk industri og andre organisationer op om det her

og hvem der ikke gør det er til gavn for de mange forbrugere som ønsker at handle og købe ansvarligt

det også muligt for organisationer som eksempelvis amnesty international at få trukket frem hvilke virksomheder der ikke har overholdt retningslinjerne og på samme måde kan virksomheder jo også få svar på om en anklage er berettiget eller ej i stedet for at det bare kører rundt i medierne det bliver sådan at institutionen enten kan mægle mellem parterne og finde en løsning eller udtale kritik af forholdene hvis man overhovedet tager sagen op institutionen kan tage sager op af egen drift hvis man hører om et forhold der bør undersøges det er vi radikale glade for der har været debat om denne institution og formanden skulle hedde en ombudsmand og

mange forbinder ombudsmanden med noget positivt og det er glædeligt men netop derfor er vi radikale generelt ikke positive over for at indføre en masse nye ombudsmænd for så frygter vi at det vil udvande begrebet med de ord kan vi støtte

de radikale går jo sædvanligvis og det synes jeg er meget positivt meget op i retssikkerhed og jeg vil gerne spørge den radikale ordfører om han slet ikke har nogen betænkeligheder ved at man altså laver sådan et parallelsystem

ikke på basis af lov og ret men på basis af moral og etik er der slet ikke for en radikal nogle principielle overvejelser i den forbindelse

forventer ordføreren at man kan få for den pulje der er sat af

til den her klageinstans

men det er jo ikke det som den her institution kan den kan sige om

have frem men for mig at se er alternativet at

mange virksomheder kan se en fordel i at de kan

det kører i medierne for mange af de her sager kører jo i offentligheden alligevel

jeg nogen faste forventninger til

er afvist fordi de er grundløse ikke ville være omfattet af undtagelsesbestemmelserne

offentlighedsloven her er det jo ikke nok at sige at det er sager der ville være kommet ud at køre i pressen alligevel det ville de jo netop ikke

her er der et retssikkerhedsspørgsmål så vil jeg

de radikale som jo synes jeg i

jo virkelig gjort det rigtig godt på csr området og

også i et internationalt perspektiv langt fremme på det her område

bureaukratisere det og

at få gjort noget der kører godt ad frivillighedens vej til noget

jeg tror at virksomhederne gennem dansk industri og alle de andre brancheorganisationer

retningslinjerne og vi kan også få

det her kommer ind under en styrelse i stedet for at det bliver en ombudsmand

enkelt virksomhedsnavn af nogle af dem som man mente var begrundelsen for det her lovforslag

dansk virksomhed bestseller som allerede

udeomkring i mange mange andre fjerne lande

aldeles overflødig kransekage

at vi har en masse virksomheder som siger at de laver en masse på csr området og nu kan vi så få testet om de rent

og virksomhederne kan få papir

det der er meningen med den her institution hvis nu bestseller for at tage det eksempel bliver angrebet af en ulandsorganisation der siger jamen i gør da overhovedet ikke noget mod fattigdom

der så kører en stor sag i medierne på det så har man nu en institution hvor man kan tage det

de parter og det det der er meningen

er altså godt nok at pynte sig med adskillige lånte fjer skulle

at man klager over det de har produceret i

den måde de producerer havemøbler på så tror jeg de er enormt tilfredse med at have

få de sager afsluttet så der ikke er en eller anden ulandsorganisation eller hvad det kan være der har dem på deres hjemmeside alle sager ligger der

en udtalelse og det kan godt være den går imod jysk og så kan de jo så vide hvad de kan lave om hvis de gerne vil overholde de retningslinjer så vil jeg sige at jeg generelt er enig med

dansk erhvervsliv kommer med den økonomiske politik som regeringen har tænkt sig at føre efter de sidste

det skal ske igennem innovation og samarbejde

skal være med til at skabe fremgang i økonomien men væksten må aldrig ske på trods af hensyn til miljø overholdelse af menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold danske virksomheder udviser et stort samfundsansvar men det kan blive bedre ingen medarbejdere skal opleve brud på menneskerettigheder de har ret til pauser og ordentlige arbejdsforhold ingen farlige situationer på arbejdspladsen og ingen danske virksomheder skal være med til at tilsvine miljøet unødigt eller forstærke den farlige situation på klimaområdet vi vil ikke være med til at danske virksomheder

både er undergravende og skadeligt derfor er vi meget tilfredse med dagens lovforslag som på en og samme tid sikrer at danske virksomheder tager globalt ansvar samtidig med at blandt andet borgere aktionærer kunder og medarbejdere får bedre muligheder for indsigt i danske virksomheders samfundsansvar med mæglings og klageinstitutionen kommer danmark i front når det gælder virksomheders globale sociale ansvar de får mulighed for at leve op til

retningslinjer for multinationale virksomheder og dermed sikre at danske virksomheders forretninger og adfærd er ansvarlig uanset hvor i verden de arbejder med den nuværende lovgivning har staten ikke juridisk hjemmel til at tage affære hvis der er mistanke om

kun handle hvis virksomheden arbejder på dansk grund

udenlandske ansatte mæglings og klageinstitutionen

er noget som en del virksomheder allerede gør derfor skal de ansatte kunder og aktionærer have mulighed for at få disse oplysninger fra alle de største virksomheder med lovforslaget

problem i at det

afgørelser og og udøve

og behandle klager på baggrund af fn konventioner og

som alene er er retningsgivende og som ikke

om ordføreren kan give mig svar på hvad det er for

nogle forpligtelser som virksomheder

sociale sikkerhed og boligforhold og rimelige levefod og så videre hvad er det for nogle forpligtelser

instans så de kommer ikke med afgørelser

netop fordi der ikke er tale om at man her har hvad skal

et parallelt retsligt system

de her alternative løsningsmodeller og hjælpe virksomhederne

at der skal afgives udtalelser og behandles klager i henhold til nogle konventioner som ikke er bindende for virksomheder og enkeltindivider men alene

er bindende eller retningsgivende for de pågældende stater der har ratificeret det ser ser ordføreren ikke

give mig ret i at for en virksomhed kan det jo være lige så skæbnesvangert at blive hængt ud for noget som man i og sig ikke har gjort forkert man har overholdt loven

offentlig spot og spe det kan have langt videre konsekvenser end det at få en retlig afgørelse med en deraf følgende straf

kan sige at når det så er vedtaget hvad det forhåbentlig bliver

og med de lande man opererer i og selvfølgelig også fra politisk side bliver det så

må man jo tage det op men umiddelbart ser vi ikke problemer i det og vi mener at det

hvorpå danmark markerer sig som et ansvarligt

så etiske som vi synes de skulle være vi mener simpelt hen at det

danske virksomheder som får produceret i udlandet

vide at når man for eksempel køber tre håndklæder for nærmest ingenting

sager som løbende har været i pressen og vi vil gerne

internationale i mange år og jeg vil gerne sige

de bliver afsat uden for de danske grænser

enkelt

princippet ikke bliver brugt eller konsumeret i danmark set i forhold til at det jo typisk er datterselskaber i andre lande som håndterer

er egentlig også at man kerer sig om andet end danmark for man kan sige

lukker os om os selv og kun køber de håndklæder der stort set bliver produceret og solgt i danmark

så kunne vi også godt have hånd i hanke med det vi er simpelt hen ambitiøse på det her område vi er ambitiøse på klimaområdet på miljøområdet på produktionsområdet på

en dansk virksomhed den opererer i udlandet hvor den sælger sine varer så vil jeg håbe

fornuftig men det må aldrig ske sådan så

festligt med de her tre million kroner

miljø og vi skal også have en indsats mod korruption

institut til tre million kroner om året

investere i en lille pincet til at stramme møtrikken til

sagt at der ikke er noget problem og hvis ikke der er noget problem

jeg bliver dybt bekymret hvis det faktisk er sådan som

at nu laver vi den her institution den er anerkendt

lægger også vægt på at vi har den og siger at det bliver en styrkeposition for danmark

set ikke udtale mig om her det er en vurdering af hvad der kan lade sig gøre og så må man

er noget der vil udvikle sig også i forhold til at danske virksomheder

vil øge produktionen også i udlandet

gør det her rigtig rigtig spændende men vi vil noget med vores politik og vi vil sikre

på ordentlige vilkår også når de opererer i udlandet

været med til at aftale det og det står vi selvfølgelig

gammelt ubrugeligt organ som har eksisteret i nogle årtier

aldrig nogen sinde har produceret noget som helst og hver eneste gang

være sikker på at den bare blev lagt ned i skuffen

de sager jeg selv har fulgt lidt gennem tiden er

i årevis nægtede de ansatte at få en overenskomst og nægtede

faglige organisation og deres ønske om

det skete noget som helst i det gamle kontaktpunkt jeg jeg håber på at det nye her vil være meget mere håndfast

og tage fat i sager og dels mægle

til det her center jeg kan ikke helt følge med i argumentationen nogle nogle gange hænger politiske argumenter jo sammen det kan ikke udelukkes men her har vi haft en debat hvor man på den ene side har sagt at der er for få penge og på den anden side

de ansatte i de pågældende lande

ulandsorganisation eventuelt

får mulighed for at få de ansattes berettigede klage over en dansk multinational virksomhed frem i lyset

folk dermed bliver klar over at der foregår noget svineri

køber granit og så videre der har jo været masser af sager

de sager kommer frem i lyset og ikke bare kommer frem i lyset i det pågældende land hvor ledelsen i det land typisk er ligeglade og meget gerne

de kan tiltrække virksomheder til at skabe produktion i deres land men kommer frem i i danmark hvor tingene enten bliver lavet af en virksomhed der har sit hjemsted her eller

til de ansatte i det pågældende land og man skal jo vide at

burma og rundtomkring jo er nogle der virkelig har svært ved at komme frem med deres synspunkter

få tingene behandlet her hos os selv og få dem frem i lyset og få presset virksomheden

bedre arbejdsvilkår for de mennesker

det det er for os det allervigtigste ved det her

vi lever op til vores ansvar og ikke bare køber bevidstløst ind

kræft eller andre sygdomme på grund af de vilkår de

at vi altså står ved vores ansvar og er med til at hjælpe folk til at

nogle bedre vilkår det er det

nogle henvendelser blandt andet fra to og halvfems gruppen som peger på nogle ting som de synes skal være lidt anderledes eller

skal være opmærksomme på i det videre forløb for eksempel

mere streg under organets mulighed for at gennemføre undersøgelser eller foranledige undersøgelser via andre

retningslinjer for hvordan det faktisk skal arbejde

herunder hvordan man følger op

pensionsforpligtelser sygedagpenge feriepenge

i ministerens kommentarer til det her lovforslag står at man vil sikre at der sker

undersøgelse af de her eventuelle klager og overtrædelser hvor hurtigt og effektivt mener

danske virksomheders optræden i den tredje verden

bare love dansk folkeparti at kommer der flere sager

hvor mange af den slags certificeringer

mener noget og man i givet fald mener noget der er sammenhængende

skal jeg selvfølgelig ikke stå her og belære

rart at vide om dansk folkeparti synes at det er overflødigt og der slet ikke burde gives nogen penge eller om der er brug for flere penge det er ligesom to ret forskellige synspunkter som bliver fremført i stort set samme

men det må dansk folkeparti jo selv om jeg kan bare love

principielt ikke ser nogen problemer i at at dette nye organ skal

om forhold på baggrund af oecd henstillinger og på baggrund

og bindende for staterne men ikke

er der ikke her et dilemma

så til den sidste diskussion ordføreren har jo en vis erfaring i

vurdering af hvor megen kapacitet man forventer

skal vi sørge for at der kommer nogle flere penge og jeg kan forstå at vi både få dansk folkeparti og venstre til at støtte os i det så det skal nok blive vedtaget det er

virksomheder i den tredje verden og det kan være underunderunderleverandører

og danske organisationer ulandsorganisationer og danwatch har været nævnt kan hjælpe de pågældende ansatte til at få deres

en domstol det

gør sig store anstrengelser for at få bragt forholdene i orden

ser ordføreren ikke nogen principielle problemer i at en virksomhed kan risikere at

har noget med moral og etik at gøre men hvor der ikke er overtrådt nogen lovgivning og

og det kan jo det tror jeg også ordføreren er bekendt med have langt videre konsekvenser for en virksomhed og dens ansatte end en dom og

i burma det er de ansatte i kina det er dem som leverer til danske virksomheder i de lande

lønnen er elendig arbejdsforholdene er elendige og miljøet lider stor skade det er deres retssikkerhed der er i klemme den store danske virksomhed for det er jo store danske virksomheder vi taler om har alle muligheder for at sørge for at deres rettigheder bliver overholdt og de har alle muligheder for at fremføre deres sag over for det her nye organ

ikke dem der har noget problem det er de ansatte

så vil det jo være en fordel for virksomheden at det ikke bare er noget der skrives om i aviserne men at de faktisk kan få en tilkendegivelse fra et sådant organ af

det tror jeg faktisk alle er glade for derfor er erhvervslederne

birk olesen vi har

at regeringen ser sig selv som en

som er fuldt berettiget til at opdrage og skælde ud på myndige danske borgere og virksomheder og belære dem om hvordan de skal opføre sig det afspejles tydeligt i dette lovforslag hvor sproget driver af moralisme og minder om en stramtandet skolelærerinde der formaner at regeringen forventer at danske virksomheder opfører sig ansvarligt når de driver forretning på såvel de hjemlige som de globale markeder der skal etableres en mæglings og klageinstitution i forlængelse af oecds retningslinjer for multinationale virksomheders ageren den skal ikke være retligt bindende men alene fungere som offentligt finansieret gabestok hvor alskens kværulanter kan klage af andre og dermed få held til at sværte virksomheder til ved den blotte mistanke om at de har gjort noget som i bagklogskabens lys måske kunne have været løst bedre

hvor der ikke er nogen åbenlyst rigtige svar de opgaver prøver virksomhederne at løse så godt som de overhovedet kan men det vil i sidste ende altid bero på skøn og beslutninger truffet under tidspres forhindringer på vejen mod det perfekte

sådan en mæglings og klageinstitution antagelig vil have forsvindende lille forståelse for derfor modsætter vi os i liberal alliance på

som skal hænge virksomheder ud selv om de ikke har gjort noget ulovligt men derimod har gjort os alle sammen en tjeneste ved at gøre forretning ude i verden og skabe job og vækst i danmark vi er især kritiske over for udsigten til at danske virksomheder også kan blive gjort

hvor man på en yderst retssikkerhedsmæssigt betænkelig måde skaber et klagesystem der giver mulighed for at fælde dom over ikkelovmæssige overtrædelser af forskellige værdikodekser vi må fastholde at et retssamfund er baseret på et klart skel mellem lovligt og ulovligt

eksplicit er forbudt er tilladt det betyder ikke at vi skal finde det sympatisk eller at virksomheder ikke har et moralsk ansvar for hvad de gør og de skal selvfølgelig også være villige til at blive debatteret i offentligheden men vi skal ikke skabe et

omfattende parallelt semiretligt system hvor virksomheder i stedet for at at køre deres virksomhed så godt som muligt hele tiden skal bruge deres tid på at gætte hvilke utopiske projekter socialdemokraterne det radikale venstre socialistisk folkeparti og enhedslisten nu er besat af hvis de vil undgå gabestokken ligeledes indeholder lovforslaget en ændring af årsregnskabsloven således at de største danske virksomheder død og pine skal redegøre for deres påvirkning af menneskerettigheder og klima i deres årsregnskab uanset hvor irrelevant det må forekomme dem i deres branche men staten blander sig allerede mere end rigeligt i danske virksomheders sociale ansvar og ni og firs procent af virksomhederne beretter allerede om miljø og klima under samfundsansvar dertil bryder forslaget med det gældende princip om at virksomheder vælger efter væsentlighed når de redegør for deres samfundsansvar det er også lattervækkende at læse at lovforslaget ikke ventes at medføre administrative byrder for erhvervslivet

byrder ved enkeltsager ikke regnes med og målingen har som forudsætning at alle virksomheder overholder og efterlever reguleringen for selvfølgelig vil forslaget medføre store byrder både

undgå urimelige klager og indføre menneskerettigheds og klimaovervejelser for slet ikke at tale om de mange spildte kræfter som virksomhederne i stigende grad vil bruge på at komme folketinget i forkøbet så endnu mere erhvervsfjendtlige forslag ikke bliver vedtaget

hvor virksomheder og borgere kan klage over at blive flået i skat overvåget kontrolleret begrænset reguleret med mere af de offentlige myndigheder sidst er en fjorten årig pige blevet lam fordi københavns kommune ikke har vedligeholdt rækværket på dronning louises bro

efter den industrielle revolution og ophævelsen af stavnsbåndet og næringsfrihedens indførelse og i de sidste tredive år globaliseringen af markedet for varer og tjenester konger og dronninger plejede at dø af basale sygdomme og forrette deres nødtørft i ildelugtende natpotter på iskolde uopvarmede og ikkeisolerede kamre den teknologiske udvikling og økonomiske vækst foranlediget af

iværksætteri private virksomheder

og vi skal ikke prøve at kortslutte den

virksomheders ansvarlighed vil blot gøre ondt værre elendighed ved at blive udnyttet af kapitalisterne er intet at sammenligne med elendigheden ved slet ikke at blive udnyttet skrev den britiske økonom joan robinson i nitten to og tres det havde og har hun fuldstændig ret i liberal alliance kan under ingen omstændigheder støtte dette lovforslag

meget

spørgsmål og problemstillinger der er rejst

jeg synes på mange måder er relevante

sige et par ting om om lovforslaget sådan at vi får det ind

skal mæglings og klageinstitutionen være et sted hvor danske virksomheder kan få en forudsigelig en gennemskuelig og en troværdig håndtering af tvister om brud på

retningslinjer for multinationale virksomheder er en anklage berettiget kan den ofte løses gennem en konstruktiv dialog i fortrolighed mellem parterne er en anklage derimod uberettiget

parterne uenige er der i dag ikke en instans der kan tage stilling til tvisten

for det andet skal mæglings og klageinstitutionen være et sted

arbejdstagere miljørepræsentanter andre virksomheder og lignende

hele verden kan gå til hvis de oplever at danske virksomheder handler i strid

retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd mæglings og klageinstitutionen bliver dermed også et sted hvor sager om krænkelse kan rejses dokumenteres og offentliggøres

bliver danmark blandt de første lande i verden der implementerer

ikkeretlig mæglings og klagemekanisme rådet for samfundsansvar som blev nedsat af den tidligere økonomi og erhvervsminister under den forrige regering er fremkommet med anbefalinger til hvordan de internationale retningslinjer

rådets anbefalinger har spillet en helt afgørende rolle for hvordan lovforslaget er blevet udformet dansk industri dansk erhverv rederiforeningen finansrådet forsikring pension håndværksrådet og landbrug fødevarer sidder alle i rådet og anbefalingerne er godkendt af et samlet råd det giver et stærkt grundlag for at udarbejde lovforslaget

det kan være en vanskelig opgave at sikre at man som virksomhed overholder

retningslinjer særlig hvis man driver virksomhed i lande hvor der er risiko for krænkelser af menneskerettighederne samtidig kan en virksomhed have et stort antal underleverandører

kontrollere dem alle lige effektivt det har jeg fuld forståelse for og det er ikke meningen at mæglings og klageinstitutionen skal være en gabestok for virksomhederne mæglings og klageinstitutionen tager netop udgangspunkt i mægling som et middel til at løse uoverensstemmelser og sikre fremadrettede løsninger og løbende forbedringer

lykkes det ikke at mægle mellem parterne undersøger mæglings og klageinstitutionen sagen og

kommer på baggrund heraf med en udtalelse i udtalelsen vil der være forslag til hvordan

retningslinjer kan efterleves

regeringen vil gerne have at danske virksomheder er i front når det gælder samfundsansvar og derfor er det en meget vigtig opgave for mæglings og klageinstitutionen at give virksomhederne viden og vejledning om hvordan de kan overholde

retningslinjer når de driver virksomhed institutionen skal skal derfor ligeledes øge virksomhedernes viden

krav om redegørelse om samfundsansvar udvidelsen betyder at virksomheder fremover udtrykkeligt skal redegøre for deres politikker for at respektere menneskerettigheder samt for at reducere klimapåvirkninger

idet de efter lovforslaget fremover udtrykkeligt skal oplyse i årsrapporten at de ikke har en politik på de to områder

når vi gerne vil fremhæve emnerne menneskerettigheder og klima

for at bringe danmark og dansk erhvervsliv på forkant med nogle meget væsentlige internationale udviklingstendenser for det første har fns menneskerettighedsråd

i juni to tusind og elleve vedtaget et sæt retningslinjer om menneskerettigheder

for multinationale virksomheder det er helt oplagt at integrere dem i rapporteringskravet om samfundsansvar for det andet skærpes kravene til virksomhedernes klimarapportering i kraft af en stigende efterspørgsel fra virksomhedernes egne interessenter efter oplysning om især virksomhedernes strategier for at begrænse

erfaringerne viser at rapporteringskravet har en positiv effekt på virksomhedernes csr

om samfundsansvar giver virksomheder der endnu ikke er kommet i gang med at arbejde strategisk med samfundsansvar sådan et kærligt puf i den rigtige retning

jeg godt understrege

det her handler om at hjælpe danske virksomheder til fortsat at være i front når det gælder håndteringen

en ganske god forretning i

lige på baggrund af debatten sige at jeg synes at der er rejst en række spørgsmål ikke mindst havde venstres ordfører indledningsvis

en række spørgsmål som ordføreren mente var uafklarede

lyttet til debatten og når jeg har set de anbefalinger som rådet er kommet med og som er anbefalet

et øget csr ansvar

har engageret sig så flot i det her arbejde og det synes jeg

understrege at i dag hvor man i årsregnskabsloven skal redegøre for sin csr indsats csr indsats er vi faktisk i den fantastisk glædelige situation at syv og firs procent af virksomhederne gør det og de gør det ikke fordi de synes at den forrige regering som igangsatte det var særlig ondskabsfuld

og deres forretning og deres fremtid det synes jeg man skal tage positivt og hvorfor ikke bære ved

der været en hel del debat om økonomien bag

mæglings og klageinstitutionen

godt understrege at danske virksomheder er dygtige danske virksomheder er ordentlige

foregår de ikke per definition direkte i pressen

disciplinerer dem der måtte klage over en virksomhed

af ond vilje men på grund af manglende vejledning eller manglende viden og at man nu får

man i mindelighed kan løse tvister det er en fordel også

om offentlighed

klart at hvis man forliger en sag inden den går til mæglingsinstitutionen

offentlighed om den kører der en sag ved mæglingsinstitutionen er der ikke offentlighed mens den kører

afslører forretningshemmeligheder eller hvad der måtte være så de gældende regler bliver naturligvis også overholdt i forbindelse med det her lovforslag med de bemærkninger vil

vi har haft en god

konstruktiv debat og jeg håber at

et spørgsmål om at vi har fået en række anbefalinger

sammen med ngo organisationer

i fællesskab kommet med nogle anbefalinger som vi nu omsætter til lov

positiv anseelse for danmark vi får et godt ry som et land som tager ansvar for menneskerettighederne som tager ansvar

lidt bange for at man var ved at overveje at forlade sin

ønsker at give erhvervsvirksomhederne et kærligt

erhvervsministeren sagde i sin kommentar men det svarer

cykler ret hurtigt på sin cykel

at kigge på de her ting med hvordan man behandler sine sine medarbejdere og

og generelt gør det godt

den måde som dansk erhvervsliv opererer på både herhjemme og på den globale scene

forholde sig til virksomhedernes

samfundsansvar

det er en bedre måde at håndtere hvad der måtte være af tvister om en virksomheds samfundsansvar på en organiseret måde i fordragelighed i en forligs

ansvarliggør hinanden virksomhederne ansvarliggør

man får et system hvor man kan behandle urimeligheder på en civiliseret måde det er da til virksomhedernes gavn

se at man kan styrke virksomhedernes samfundsansvar

bare at råbe i pressen ja så skal vi da

kommet en række høringssvar fra bryggeriforeningen dansk industri komiteen for god selskabsledelse landbrug fødevarer og andre som siger at de

det her lovforslag med hensyn til det der hedder at man vil stille

men ministeren skal måske også retfærdigvis bare

den del af lovforslaget som drejer sig om årsregnskabslovens

ordføreren fik så et svar som han øjensynlig var tilfreds med

nyt spørgsmål om et andet emne og det svarer jeg naturligvis også på det er korrekt

hvorefter de så i øvrigt gør opmærksom på at hvis man skal eksemplificere

formuleringen er faktisk er det sådan at en række af de virksomheder som

skal redegøre for deres forhold til

i dag fordi de er tilsluttet

jeg har været opmærksom på det men men det glæder mig at de siger at skal man

også glad for at ministeren anerkender at jeg i min ordførertale rejste en række

principper der ligger bag lovforslagets elementer

med den her ramme på de tre million

de proportioner taget i betragtning er ministerens intention at det her organ skal have adgang til

centraladministrationens kapacitet i øvrigt

at organisationerne og så videre

det her lovforslag med de forskellige elementer vil jeg gerne i forlængelse af det som lige er blevet slået fast

og at man på principielle områder

csr området

har været en indsats der byggede på

udtryk for sund fornuft for nu at tage det sidste først

været enighed i folketinget om at nedsætte rådet for

fra erhvervslivet de faglige

de arbejder sig så frem til et forslag med nogle anbefalinger til regeringen som vi så omsætter til et lovforslag

en af grundene til at man har kunnet få dansk industri

det miljøorganisationerne mærsk

dansk erhverv og græsrodsorganisationerne til at gå sammen om nogle fælles anbefalinger det jo fordi det er logisk

grundlinjen i at etablere et klage og mæglingsnævn har vi fulgt de retningslinjer som de

institutionens placering

organets hovedopgave bliver vejledning men der vil

der ingen instruksbeføjelser er fra erhvervsstyrelsen

til det nye mæglingsnævn det er et uafhængigt

måtte jeg forstå det ministeren sagde men jeg

i forhold til det her med hvad der er sund fornuft og hvad rådet for samfundsansvar

at i lovforslaget

ikke medtaget at sager som er blevet afvist

omfattet af offentlighedsloven det er jo ret centralt

at en virksomhed kan få sat negativ

i en sag som har vist sig

så indholdsløs at

frivillighed og sund fornuft i

om ikke ministeren anerkender at når danske virksomheder er kommet helt i front internationalt på csr området er det alene

de retningslinjer der gælder for rapportering af virksomhedernes samfundsansvar

det er der glædeligvis allerede syv og firs procent der følger

skulle vi så ikke fokusere på de sidste tretten procent og sige at nu skal de med og så komme med den store pisk det er jo egentlig ikke nødvendigt

vi kan se at antallet af virksomheder der følger det

også derfor vi tager det fuldstændig afslappet og ikke kommer med den store pisk men alene stort set hele vejen igennem arbejder med gulerodsprincippet

det her er et uafhængigt mæglingsorgan jo nu kom det

det der med at kunne blive hængt ud det bliver man i dag

forkert går de til pressen og hænger virksomheden ud

men grunden til at jeg kvitterede for for venstres ordførertale

at er der nogle usikkerheder er der noget vi kan grænse af i forhold til

jeg foreslår at lovforslaget henvises til erhvervs vækst og eksportudvalget hvis ingen gør indsigelse

åbnet den første ordfører er

hilse fra ham og sige at de konservative havde samme indstilling til l en hundrede og fire og tyve altså det lovforslag om de maritime uddannelser vi behandlede for nogle timer siden

mens jeg husker det skal jeg også sige at jeg skal hilse fra herre brian mikkelsen en gang til

om vækstfonden det er

det er en opfølgning på den så kaldte udviklingspakke

det er det ministeren ynder at kalde pakken hvorimod andre kalder den for bankpakke

i starten af marts mellem forligspartierne bag

understøtte små og mellemstore virksomheder i form af

vækstfonden er også en udløber af diverse bankpakker og venstre er en del af forligskredsen og vi har stået bag disse initiativer vi har haft det ønske fra vores side at reagere hurtigt og effektivt på de udfordringer vi har været stillet over for som følge af den finansielle krise og det som det har påført den finansielle sektor af udfordringer og dermed

for at kunne få lån i vækstfonden

nogle krav virksomhederne skal have optaget lån fra finansielle institutter eller andre finansieringskilder på minimum samme beløb og det er yderst fornuftigt det er vigtigt at vi har øje for de små og mellemstore virksomheder de er grundstammen i dansk erhvervsliv

gør os mindre sårbare over for konjunkturskift og internationale kriser at vi har så mange forskellige små og mellemstore virksomheder i så mange forskellige brancher

ikke så mange lande der har og det er i sig selv en vældig styrke og det skal vi være bevidste om og derfor skal vi naturligvis også være parate til

når der er brug for det som følge

at undgå at nogle brancher

vanskeligt ved at få lånefinansierede udvidelser eller investeringer i nye produkter eller markeder fordi pengeinstitutterne skal have slanket deres balance eller fordi de har for store udlån til en bestemt branche derfor kan det enkelte engagement med den enkelte virksomhed jo være ganske fornuftigt og ganske sundt men man kommer altså i en klemme på grund af nogle strukturelle forhold på grund af finanskrisen og nogle nogle normtal man ønsker at følge i forhold til långivning inden for bestemte brancher det her er er med til at bløde op på det det støtter vi og det gør de konservative altså

blot lige et spørgsmål som jeg har fået her til frokost

at den her lov

for færøerne og for færøske virksomheder det håber jeg meget at ministeren vil være i stand til at bekræfte her fra talerstolen i dag

uforløst potentiale der betyder at arbejdspladser der ligger

vel at mærke arbejdspladser både til højtuddannede til faglærte og til ufaglærte lovforslaget vi her behandler vil åbne op for en del af det kæmpe potentiale en del af forklaringen på det uforløste potentiale er en konsekvens af finanskrisen nemlig den konsekvens at små og mellemstore virksomheder har problemer med at

kapital til investeringer med ellers store vækstpotentialer og dermed er kommet i det man definerer som en kreditklemme en kreditklemme

mange af virksomhedernes muligheder for at skabe nye arbejdspladser for at skabe fornyet vækst med det foreliggende lovforslag om ændring af lov om vækstfonden ønsker regeringen at sikre små og mellemstore virksomheders mulighed for at skaffe kapital til sunde investeringer konkret vil vækstfonden have mulighed for at finansiere udstedelse af ansvarlig lånekapital inden for en ramme på fem hundrede million kroner som en betingelse for at modtage de ansvarlige lån fra vækstfonden skal virksomheder som minimum have optaget andre lån på

samme beløb ved andre finansielle institutioner det forventes at beløbet fra andre finansielle institutter vil

kapital til små og mellemstore virksomheders sunde investeringer det er værd at bemærke at lovforslaget ikke forventes at have nogen negativ økonomisk konsekvens for staten da de fem hundrede million

staten stiller til rådighed forventes

og eventuelle tab kan dækkes af renteindtægter fra lånene rammen på de fem hundrede million kroner forventes at kunne dække finansieringsbehovet i de næste to tre år lovforslaget er en del af den udviklingspakke som et bredt flertal i folketinget har aftalt hovedpunktet i forliget er at sikre at små og mellemstore virksomheder

stadig kan udvikle sig og generere endnu større vækst en undersøgelse viser

at små og mellemstore virksomheders jobpotentiale er på minimum syv tusind nye arbejdspladser vel at mærke på kort sigt

det også så skrigende nødvendigt at de små og mellemstore virksomheder kan få udløst dette potentiale og ikke holdes tilbage på grund af en kreditklemme det vil komme danmark til gode netop vækst og beskæftigelse har været øverst på dagsordenen for socialdemokraterne i lang tid vi mener det er helt afgørende for den danske økonomi og for bevarelsen af velfærdssamfundet at vi får skabt nye arbejdspladser og får skabt øget vækst lovforslaget er i god tråd med det med det

uden tvivl vil skabe job vækst

investeringer og give de små og mellemstore virksomheder en mulighed for et tiltrængt skub i den rigtige retning rammevilkårene for at virksomhederne kan vokse sig

det vil også betyde en direkte effekt for de danskere der står uden for arbejdsmarkedet

da større virksomheder betyder flere arbejdspladser jeg noterer mig også at høringssvarene generelt har vist sig

være positive det giver et samlet billede af at lovforslaget falder på et meget tørt sted

at jeg er meget glad for den store forligskreds der står bag forslaget alt i alt er det et lovforslag der er et vigtigt skridt i den rigtige retning socialdemokraterne støtter naturligvis

værre og værre især for de små og mellemstore erhvervsvirksomheder i danmark det giver et likviditetspres ikke mindst på firmaets kreditter men det giver selvfølgelig også et pres på på de danske arbejdspladser og på den danske

heller ikke mulighed for at udvikle sine produkter

det her initiativ som er en del af den udviklingspakke som

regeringen indgik med med venstre dansk folkeparti liberal alliance

betyder at vi kan se frem til at der bliver bedre vilkår for de små og mellemstore virksomheder for at få fornyet kreditter og at få tilført ny vækstskabende kapital vækstfonden

med det her lovforslag ny mulighed for at yde ansvarlige lån for op til fem hundrede

selvfølgelig er forbundet med det så alt i alt er det

lovforslag som er rigtig rigtig godt og det er et lovforslag som har været efterspurgt

danske virksomheder og derfor kan vi selvfølgelig også kun bifalde at det nu endelig bliver til lov her i folketinget vi har jo igennem de senere år haft forskellige bankpakker store pakker mindre pakker

en bankpakke iv men vi har haft nogle reguleringer

kunne imødegå de udfordringer som danmark

finanskrise så

absolut stort skridt i den rigtige retning det er ét initiativ af mange i den samlede vækstpakke men dansk folkeparti støtter hele

fornuftige projekter det skyldes bankkrisen

bankerne ikke har kapital nok til at låne ud derfor har regeringen sammen med venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti vedtaget en udviklingspakke der skal give virksomhederne adgang til mere kapital

mere som så kan lånes videre til virksomhederne det er en udfordring at mange mindre og mellemstore virksomheder har begrænset kapital og derfor

kan de her små og mellemstore virksomheder også få

kapital i pengeinstitutterne fordi de så har noget kapital at stå imod med

eksempelvis dansk industris undersøgelse

til kapital og betragter det som en meget stor udfordring i forhold til at vækste

uden vækst kan vi nemlig ikke få råd til fremtidens velfærdssamfund og der skal skabes varige job til de mange arbejdsløse så virksomhederne vækster i krisetider er det ofte de små og mellemstore virksomheder der må holde for som erhvervsordfører har jeg selv besøgt flere virksomheder der må kæmpe for at få lov til at låne penge i kreditinstitutterne det på trods af en sund og stærk økonomi og gode planer for udvidelse et eksempel på det er søby værft på ærø

en ny dok så de kan tage flere skibe ind og på den måde sikre virksomheden fremover desværre ligger virksomheden i et af de områder hvor kreditinstitutterne tøver med at give nye lån det er altså alene måske virksomhedens placering

for at de kan komme videre med dette forslag får vi muligheden for at sunde virksomheder som for eksempel søby værft i fremtiden vil få bedre muligheder for at udvide

forretning det åbner nemlig op for at små og mellemstore virksomheder kan optage ansvarlige lån fra vækstfonden helt konkret betyder forslaget at vækstfonden kan opnå finansiering til dette formål det er essentielt for sf at betingelsen for at optage lån hos vækstfonden er at virksomhedernes produkter er modne samt at selskabernes ledelse er god og ansvarlig

vi har nogle betingelser som ikke er opfyldt i det her tilfælde og derfor stemmer vi imod forslaget en af betingelserne

staten skal låne penge ud til en virksomhed så skal der følge krav med

virksomheden laver der skal vi diskuterede før

opfylde for at kunne få lån fra staten

det vi synes der skal indgå i en sådan låneordning

staten skal medvirke til og derfor burde der

nogle strammere regler inden man siger ja til at

ved hjælp af statslån det er den ene ting den anden ting er hvorfor skal det gå via bankerne nu var der før en debat om

samlet set på mere end bankpakke

forskellige aktstykker i finansudvalget plus forskellige låneordninger

men skidt med antallet det er bare omfanget der er voldsomt men her bliver det

hundrede og seksten milliard kroner til en rente der er mindre end inflationen hvilket vil sige gratis man tjener penge på at optage et sådan lån i nationalbanken i vores bank og samtidig har vi så en vækstfond som går ud til bankerne og siger vil i ikke låne os

med statsgaranti så skal bankerne altså låne vores egne penge og låne dem videre til vækstfonden til en højere rente

det rene galskab at staten stiller penge til rådighed for bankerne for

kan låne staten penge som kan udlånes til virksomheder altså hvis det var sådan at det her overhovedet skulle være noget så skulle staten jo bare låne pengene ud direkte hvorfor skal bankerne

mellemled som er fordyrende både for staten og for virksomhederne

gøre via de banker staten allerede ejer

finansiel stabilitet og vestjysk bank man har altså instrumenterne til selv at kunne sikre de her lån og dermed også

de krav og betingelser der skal til for at man kan yde et lån

en langt billigere pris og uden at der er en bankaktionær

hvorefter de straks lånte pengene ud til italien hvor de fik en rente på tre procent

gøre det direkte så vil italienerne få en billigere rente

det er jo filosofien og det er også derfor det er

det en bankpakke filosofien er jo her at man med statspenge sørger for at bankerne får en sikker forretning

at skabe beskæftigelse men vi vil ikke være med til på den måde at håndfodre bankerne med milliardbeløb i det her tilfælde et mindre beløb men alligevel

som samfundet kunne bruge klogere på

en klar underskudsforretning for samfundet og

score en profit det er vi ikke med

olesen i liberal alliance er vi ikke vilde med at staten låner penge ud i konkurrence med bankerne med dette lovforslag som er en del af udmøntningen af bankpakkerne søger folketinget at sikre at små og mellemstore virksomheder med fornuftige fremtidsudsigter fortsat vil have adgang til ansvarlig lånekapital det sker ved at vækstfonden får adgang til at optage lån på kommercielle vilkår med henblik på udstedelse

ordningen har et begrænset omfang vækstfonden kan optage lån for højst fem

vækstfonden vi mener dog stadig ikke at det er den rigtige vej at gå vi skal ikke som politikere beslutte at nogle virksomheder har fortjent lån i en situation hvor bankerne er uvillige til at låne penge ud bankerne er bedst til at vurdere hvilke lån der vil være rentable og en statsbank er ikke en god idé når vi alligevel støtter forslaget så skyldes det at de andre partier i forliget om bankpakkerne ønskede det vi har i det sidste forlig om bankpakkerne lagt vægt på at staten bør agere som en rationel kreditor når vi har borgernes penge ude at svømme i forbindelse med de tidligere bankpakker derfor mener vi at

i begrænset grad kan forsvares at låne flere penge fra statens side

for at sikre de første og derfor støtter vi bankpakkerne som helhed

have en lang diskussion om hvorvidt det er en bankpakke er en udviklingspakke men i betragtning af at der ikke er meget bank i den men mere udvikling så synes jeg

en udviklingspakke men lad det nu ligge grunden til at vi har lovforslaget her er at vækstfonden inden for sit nuværende formål

finansiere udstedelse af ansvarlig lånekapital gennem lånoptagelse på kommercielle vilkår på det private marked og det

vækstfonden mulighed for at understøtte finansieringen af vækst i sunde små og mellemstore virksomheder med ansvarlige lån inden for en ramme af fem hundrede million kroner

er at skabe mulighed for at specielt

at skabe ny vækst gør det nødvendigt at søge nye løsninger for at sikre at de små og mellemstore virksomheder

en af de udfordringer der er

at pengeinstitutterne er tilbageholdende med at udstede lån til virksomhedernes vækstplaner

suppleres af yderligere kapital fra pengeinstitutterne på en milliard så man kommer op på en ramme på

væksten i de små og mellemstore virksomheder

understrege er at de ansvarlige lån bliver givet på baggrund af en individuel kreditvurdering

intentionen med lovforslaget

er som sagt at hjælpe de små og mellemstore virksomheder

finansiering af deres udviklings og vækstinitiativer ved at give vækstfonden muligheder for at udbyde de ansvarlige lån

fået en særdeles positiv modtagelse blandt erhvervsorganisationerne

min forventning at de første lån allerede vil blive udstedt inden sommerferien

været rejst hovedloven gælder ikke for færøerne hvorfor ændringsforslaget her heller ikke får dækning på færøerne

på grund af en række store tab

været en bred politisk enighed om at stille større krav til den finansielle sektor om en bedre polstring

med til at lægge en dæmper på udlånslysten

marked når det fungerer og det er derfor vi siger at de

finanssektor eller fra deres

sikker på at man får en ordentlig kreditvurdering

vækstfonden foretager en kreditvurdering

baggrund af den del de skal bidrage med og det gør det

til projekter som ikke er kreditværdige og som

rådighed som supplerende kapital fordi den finansielle sektor i dag ikke i sig selv fungerer tilstrækkelig

en kreditvurdering og den er ikke anderledes

projektets sundhedskarakter

tocifret millionbeløb retur fra en investering

for år tilbage fordi man havde hjulpet en lille virksomhed på vej

har betalt pengene tilbage igen så der er faktisk nogle ret gode eksempler på hvordan vækstfonden kan

at igangsætte og understøtte

jo som sagt er et element i den udviklingspakke som vi har lavet

også en øget adgang til vækstkautioner som også har været særdeles meget benyttet og

nye eksportlånemuligheder for femten milliard

for op til tyve milliard kroner så man kan sige at vi med den

virkelig har bidraget til at understøtte de

ufattelig meget brug for i samfundet og de også kan blive realiseret til gavn for beskæftigelsen i samfundet

fornuftigt formål at låne ud til være det jeg ikke forstår

man så beslutter at man vil udvide vækstfonden hvorfor låner man så ikke pengene direkte til vækstfonden i stedet for at man låner penge til bankerne som så bagefter låner penge til vækstfonden

altså en profit til skade

omvej hvorfor fra nationalbanken til bankerne og til vækstfonden og ikke direkte fra nationalbanken eller fra finansministeren til vækstfonden det forstår jeg ikke det er jo et rendyrket tilskud til bankerne

andet argument end at man synes at bankerne skal have noget mere profit

for vækstfonden i forbindelse med dens etablering i

under den tidligere erhvervsminister ole stavad at vækstfonden blev etableret med en grundkapital jeg synes faktisk det er ganske interessant at vækstfonden har været i stand til at hjælpe små virksomheder på vej og også har kunnet få

man har investeret i virksomhederne retur med renter og rentes rente

skal være en forretning forstået på den måde at de skal hjælpe sunde projekter i gang så de kan blive selvkørende og gerne

godt afkast at vækstfonden kan få sine penge retur så man kan hjælpe nye virksomheder på vej

sundt princip hvor skatteborgerne laver en igangsætningsøvelse og så viser vækstfonden sig at kunne stå på egne ben og dermed også generere de penge

at hjælpe vækstfondens aktiviteter er blevet udvidet

virksomheder jeg vil bare stille nogle krav til de virksomheder man hjælper

det være mit spørgsmål gik jo ikke på om vækstfonden er en god eller en dårlig idé mit enkle spørgsmål er hvorfor skal de statspenge der puttes i vækstfonden omvejen ad en bank så banken kan score

hvis det er sådan at der skal penge i vækstfonden og det er vi

enige om at der skal hvorfor så ikke direkte i stedet for at sende dem via bankerne som så tager måske tager tre fire gange så meget i rente

til skade for skatteyderne og det er jo også til skade for virksomhederne som jo dermed får

end de ville have fået hvis vi havde et mere direkte system hvor staten låner til vækstfonden som så videreudlåner til de virksomheder som de synes på den ene eller den anden måde gør sig tjenlige til at få sådan et lån hvorfor omvejen via bankerne det er kun en udgift for alle parter men selvfølgelig en indtægt for

en særlig dårlig måde de arbejder på heller ikke forhold til den måde de

jo ikke sådan at de bare strøer om sig med penge

faktisk temmelig bevidste om hvad de gør til det andet vil jeg

om penge de beder om at vi ændrer loven så de i kraft af den succes de har haft med

blik for at investere i virksomheder som faktisk vokser sig

særdeles favorable lån som de så kan stille til rådighed som kredit

kredit de så giver i

i øvrigt er ansvarlig lånekapital får de også en relativt høj rente

og eftersom de er temmelig gode til at sikre økonomien

ganske godt sammen og det er alt sammen

etablering af vækstfonden og den har faktisk vist sig at være en særdeles levedygtig

ministeren nåede at besvare den del af

færøerne er ikke omfattet af hovedloven hvorfor de heller ikke er omfattet af ændringsforslaget men men

et nært forhold til en af de finansielle institutioner så det er ikke så mærkeligt at de har den tilgang det der undrer

også meget rosende omtale af bankernes evne til kreditvurdering jeg vil godt spørge ministeren

er udtryk for at man har været i stand til at foretage

en række pengeinstitutter ikke er i stand til at klare sig igennem krisen

sammen med enhedslisten i

kan lære af det for at undgå at man gentager det

siden krisen satte ind i to tusind og otte har der været et bredt flertal i folketinget som har sat sig for at sige vi er simpelt hen nødt til at stille nogle skrappere krav

forskellige bankpakker så kan vi diskutere om vi har lavet tre bankpakker og efterfølgende regulering eller om vi

finanstilsynet øgede beføjelser bedre

styr på pengeinstitutterne

fokus på at de ikke overeksponerer sig for eksempel på ejendomsmarkedet men

bankdrift og at de får en bedre solvens det er jo alt sammen et udtryk for at tingene ikke er gået sådan som de burde hvorfor vi har skærpet reguleringen

al ære og respekt værd at folketinget

de banker der er i knibe selvforskyldt knibe

er det jo kendetegnende at man går ind og bliver hovedaktionær og derefter

begge banker i sænk ved valutaspekulation og ved at

den rettidige omhu som burde være

set sket udskiftninger også i aarhus lokalbank

i aarhus lokalbank men lad det nu ligge

eksisterende verden og på baggrund af den eksisterende verden og de vilkår der var

et bredt flertal i folketinget løbende justeret skærpet og reguleret den finansielle sektor netop med henblik på at minimere risikoen for at en ny krise opstår det samme gør vi også i arbejdet i eu netop

i forbindelse med de forhandlinger der nu foregår om

at vi skal have en bedre regulering af den finansielle sektor vi skal sørge for at den finansielle sektor bliver mere robust sådan at den er i stand til at modstå de kriser der måtte komme uden at man skal involvere garantinet

jeg er helt overbevist om at hvis situationen havde været en anden ville et bredt flertal

også kunne være blevet etableret fordi det er et udtryk for sund fornuft at man foretager en en sund regulering af den finansielle sektor som gør at den kommer til at konkurrere men gøre det på et grundlag som er mere reelt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

der får ordet er herre preben bang henriksen venstre som ordfører

forslaget er komplekst ud over det sædvanlige det er på en og tredive sider

bemærkningerne fylder en hundrede og fem og halvtreds sider på på den baggrund må jeg

at ministerens fremsættelsestale på syv og tyve linjer

meget fin teknisk bistand fra ministeriets embedsmænd

det gør at jeg trods alt er i stand til at holde en ordførertale over et eller så komplekst emne

forholdet er det at der er sket en liberalisering af mulighederne for investering rundtomkring i europa og et par af de

det er er de investeringsmuligheder der hedder sikav selskab for investering af kapital der er variabel

og så dem der hedder værdipapirfonde og det betyder altså at nu kan kan danskere investere

men vi har altså også mulighed for at udbyde dem herhjemme til udlændinge så man behøver ikke at gå udenbys

i dag er det sådan at investeringsforeninger er karakteristiske her i danmark

den måde som vi har etableret kollektiv

opsparing på er gennem en investeringsforening der er en juridisk person med selvstændig selvstændig bestyrelse

ganske nogenlunde som vi ser det i et aktieselskab er investorerne ikke tilfredse med den måde en investeringsforening gør det

vælge en ny bestyrelse investeringsforeningen

hvis den har lyst til det delegeret sin kompetence til et investeringsforvaltningsselskab sådan er det i danmark

bestyrelse og eventuelt også direktion

aktieselskab hvor der er en fast registreret kapital den vil man altså ikke kunne finde i sådan et

skal det åbenbart delegere sin kompetence til et investeringsforvaltningsselskab den anden mulighed er en

en økonomisk enhed altså en del af

foretages i investeringsforvaltningsselskabet

det er som som når man går hen i banken og konstaterer at bankrådgiveren ikke kan stave til det produkt som han udleverer og så skal man i hvert fald lade være med at investere i det jeg vil da også sige til de private investorer der vil i gang med det her at

tage og søge endog særdeles sagkyndig bistand før

om der er nogen der vil investere i disse to nye investeringsformer aner

ikke men nu er mulighederne her altså og jeg lægger meget vægt på at

et arbejde der er udført af en arbejdsgruppe og med anbefalinger fra alle relevante parter sidst kan jeg så sige at man som en tillægsgevinst har

ophævet § otte og halvfems

bestyrelsesrepræsentation

accept med de her bemærkninger vil jeg sige at det kan gøre nogen skade

de finansielle aktører agere i endnu to selskabstyper så

lyst også kan investere i et

grundige gennemgang af min kollega ordføreren fra venstre

gentagelse af mange af de tekniske elementer

et eu direktiv i dansk lovgivning og

hurtigere implementering end direktivet kræver det gør vi ikke bare for at være klassen duks i eu sammenhæng men også fordi det giver rigtig god mening at lade danske borgere få adgang til de danske investeringsmuligheder hurtigst muligt og gerne før tilsvarende muligheder bliver udbudt

andre eu lande danskerne er fornuftige mennesker der sparer grundigt op til deres seniorliv det er ikke mindst aftaler arbejdsmarkedets parter har indgået der betyder at vi har meget store pensionsopsparinger i danmark det er godt det er sundt det betyder ikke blot at arbejdstagerne gennem deres pensionsopsparinger kollektivt er med til at skabe en del af kapitalgrundlaget for de virksomheder de måske endda selv arbejder

at skabe et velfungerende marked for investeringsforeningsbeviser og med dette lovforslag forventes det da også at vi får øget den danske investeringforvaltningsbranches konkurrenceevne samtidig med at den investorbeskyttelse og åbenhed som allerede kendes fra investeringsforeningerne fastholdes baggrunden

for collective investments in transferable securities ja det gælder om at holde tungen lige i munden

været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for blandt andet forbrugerrådet investeringsforeningsrådet og finansrådet i rapport om fordele og ulemper ved at indføre alternativer til foreningsstrukturen på ucits området en rapport der må være en sand sællert er er der en enig arbejdsgruppe der kommer med de anbefalinger som dette lovforslag bygger på det er naturligvis væsentligt at forslaget på ingen måde betyder forringelser af forbrugerbeskyttelsen det er meget vigtigt for socialdemokraterne og det fremgår da også tydeligt af arbejdsgruppens rapport at det ikke er tilfældet

i de mest mærkelige investeringsobjekter

ikke i virkelighedens verden hvorfor synes

det min opfattelse at det det bedste man kan gøre er

vi vel også lige så godt konkludere at selv hvis vi ikke valgte at give mulighed for at man kunne lave disse

jo åbner for at det kan komme

og derfor er der også på dette område et indre marked så spørgsmålet er om vi ønsker at danskere skal investere i disse

muligheder eller via udenlandske vi synes det er fornuftigt at vi giver mulighed for

meget godt at man er nødt til

gå meget mere drastisk til værks for at regulere den finansielle sektor end det der hidtil er

lagt op til med de nogle og tyve bankpakker der efterhånden er

at også danske pengeinstitutter kan udbyde de her to nye spekulationsmetoder

der bliver en større markedsføring af dem i danmark end der ellers ville være og derfor vil jeg sige at

man også giver mulighed for at udbyde danske produkter det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt men men man skal også huske på at der faktisk er et ret grundigt stykke arbejde hvor

blandt andre forbrugerrådet

den rapport der er kommet ud af det viser klart og tydeligt at

der er en god grund til at kigge

mulighederne for at udbyde danske produkter jeg er enig i at det her er som også andre har sagt

et stort og kompliceret lovforslag

en række af de ting og elementer som ordføreren

peger på heldigvis har vi da blandt andet også i eu regi en masse øvrige reguleringer som er undervejs herunder regulering af derivater og andet

set er rigtig fornuftigt at man regulerer det internationalt og gerne så

man kan læse på det er også en lov som

ændringer ind i både lov om investeringsforeninger lov om finansiel virksomhed

på det danske bankmarked det er et nyt produkt som nogle forbrugere i princippet jo skal til at

man så starter med alene det at det hedder en sikav en sikav man kan vælge at

har lyst til men hvor kommer egentlig sådan en forkortelse fra jeg har en formodning om at det er en eller anden højtuddannet og dyrt betalt embedsmand der har siddet og tænkt over at han godt kunne tænke sig at få et

fingeraftryk på den danske verdenshistorie og derfor vil han så gerne lægge navn til en sikav selskaber for investeringer med kapital der er variabel det er jo ikke noget der ligesom er en sællert set i forhold til at forklare hvad det egentlig går ud på

selvfølgelig ganske alvorlig og den er jo at vi skal have en sikkerhed for at de investeringsmuligheder som danske lønmodtagere og andre

stadig væk og til stadighed

er under en investorbeskyttelse

investeringstyper som bliver udbudt i danmark er nogle der såmænd allerede nu i andre eu lande og i eøs lande

er ude at konkurrere på et investeringsmarked på lige fod med andre bankprodukter derfor er det så også at man ønsker at det kommer ind og bliver implementeret i den danske lovgivning så man også har mulighed for at lade danske udbydere gå ud at konkurrere med andre

så meget imod vi synes at det er fornuftigt at

også i danmark har en god mulighed for at få investeret til vores alderdom og

penge kan blive til flere penge det ligger sådan ganske

indviklet produkt en ratepension eller en kapitalpension kan mange jo godt forholde sig til men hvis man så siger til folk

en har jeg slet ikke jeg har en sikav i stedet for så er

men det må jo være op til bankerne at få implementeret det her og få det fortalt til dem som

lade sig motivere til at investere i de her produkter og det har dansk folkeparti ikke noget som helst imod vi lægger vægt på at det står i ministerens kommentarer

forventes at øge den danske investeringsforvaltningsbranches konkurrenceevne og at det samtidig er med til at der fortsat er investorbeskyttelse og

at at åbenheden også fastholdes så på den baggrund

støtter dansk folkeparti forslaget men vi vil selvfølgelig henholde os til at

herre andreas steenberg radikale venstre

tre hundrede milliarder danske kroner investeres fra udlandet det vurderer finansrådet hvis de penge blev investeret fra danmark

kunne skabe tre hundrede nye job og en værditilvækst på fire hundrede og halvtreds million kroner samtidig vil det betyde at de her aktiviteter kommer under dansk lovgivning og det vil sikre bedre beskyttelse for investorerne fordi vores lovgivning sikrer forbrugerne mere end andre landes lovgivning den her lov giver mulighed for at oprette nogle nye former for investeringsselskaber loven følger anbefalingerne fra et enigt udvalg hvor både aktionærer forbrugere og banker var repræsenteret loven vil sikre at de her mange milliarder kan investeres fra danmark problemet i dag er nemlig at udlandet har de her former for selskaber hvis vi kunne konkurrere ved at tillade de

nye former for selskaber

kunne trække de her penge hjem til danmark

også dansk aktionærforening og forbrugerrådet støtter op om den her lov for med konkurrencen får forbrugerne lavere priser og da de her bankprodukter allerede udbydes i danmark bare af udenlandske banker så er der også god forbrugerpolitik i at få den her slags selskaber i danmark fordi selskaberne så fungerer under dansk lov om investorbeskyttelse der har været en diskussion om om bankerne må have en repræsentant i de her selskabers bestyrelser

forbrugerrådet og finansrådet i udvalgsarbejdet lavet et kompromis der giver bankerne mulighed for at sidde i bestyrelsen men også sikrer investorerne en plads og sikrer gennemskuelighed på markedet til gavn for forbrugerne jeg vil rose at man har lavet det her kompromis blandt organisationerne

kan støtte op om kompromisset og vi kan i det hele taget støtte op om

lovforslag hvad også flere har omtalt det omhandler investeringsforvaltningsbranchens mulighed for at udbyde andre produkter til investorer

investeringsforeninger vi får med det her lovforslag implementeret eus

regulering og dermed muligheden for at danske udbydere af investeringsordninger har samme mulighed som deres konkurrenter i andre eu lande skal konkurrencen foregå på et retfærdigt plan skal udbyderne selvfølgelig have de samme vilkår for at handle muligheden for oprettelse af to nye typer af institutter for kollektiv investering er derfor positiv samtidig

vi også tilfredse med at investorbeskyttelsen og åbenheden bevares sådan som vi kender den i dag det aspekt at danske investorer samtidig får mulighed for at investere og handle med flere institutter for kollektiv investering smitter samtidig positivt af på forbrugerne fordi de hermed også får en større valgfrihed bedre produkter og ikke mindst billigere priser vi sætter pris på at lovforslaget indebærer at de to nye institutter for kollektiv investering er underlagt regler om investorbeskyttelse oplysningskrav håndtering af interessekonflikter årsrapport og revision emission og indløsning af andele samt afvikling på samme tid vil vi opnå en øget gennemsigtighed i omkostningsstrukturen

vi ser også positivt på at lovforslaget bygger på en rapport fra en enig arbejdsgruppe med deltagelse

blandt andet dansk aktionærforening forbrugerrådet investeringsforeningsrådet og finansrådet

ikke færdige med at lave bankpakker for at rydde op efter krisen nogle og tyve stykker

nogle af krakkene skyldes jo at man har investeret i de mest besynderlige ting

fantasifulde investeringsprodukter som i øjeblikket så er genstand for en stribe af retssager fordi man

jeg så må sige lokkede kunderne til

at investere i noget som de umuligt kunne gennemskue og så tabte store midler på midt i hele den proces hvor vi burde diskutere hvordan

for at få en sund finansiel sektor som ikke som det vi lige har set kan bringe samfundet helt ud på kanten kommer der søreme et forslag om at indføre to nye typer

og man siger jamen når alle de andre lande gør det

skal man også gøre det i danmark hvorfor det lad da endelig dem der vil spekulere tage risikoen i udlandet så er det ikke os der skal bære byrden når det går galt

hvis der er nogle der er så hovedløse at de ønsker at kaste sig ud i nye spekulationseventyr

da en kæmpestor fordel at det foregår uden for landets grænser så vi ikke skal rydde op efter det her i folketinget det må folk jo selv tage ansvaret for

bliver udbudt af danske pengeinstitutter

pengeinstitut der gør det og kan tabe på det jamen så ved vi også hvor regningen

jeg må sige at det her er meget enkelt for enhedslisten der

vi mener i liberal alliance at det lovforslag som vi behandler er at betragte som en liberalisering af den danske finanssektor hvorved to nye typer institutter for kollektiv investering indføres nemlig selskaber for investering med variabel kapital og værdipapirfonde de to former for

karakteriseret ved bibeholdelse af den eksisterende opbygning af lov om investeringsforeninger således at der stilles krav om investorbeskyttelse oplysningskrav håndtering af interessekonflikter og så videre der vil være en række omkostninger hos finanstilsynet forbundet med oprettelse registrering tilsyn

driftsomkostninger af de nye ucits som foreslås dækket via afgiftsopkrævning

lov om finansiel virksomhed vi hæfter os i liberal alliance derfor ved at forslaget således i sig selv hverken medfører økonomiske eller

konsekvenser for erhvervslivet ud over disse gebyrer

omkostninger ved at indføre og føre tilsyn med sikaver og værdipapirfonde

for kollektiv investering mere konkurrencedygtigt og etablere alternativer til investeringsforeninger forslaget giver også mulighed for at tiltrække højproduktive arbejdspladser inden for finans og it ved at forbedre konkurrencevilkårene for kapitalforvaltning i danmark vi hæfter os således også ved vurderingen af at forslaget vil skabe flere hundrede arbejdspladser og løfte finanssektorens værditilvækst med næsten

milliard kroner vi noterer os advokatrådets og danske advokaters bekymringer om advokaters position og tavshedspligt i

deres klienter i forbindelse med uvildige undersøgelser og ser frem til at følge denne og andre problemstillinger i udvalgsarbejdet

hundrede og fire og tyve var der enkelte der

en hundrede og syv og tredive som er

med de seneste ændringer i eu reguleringen

bliver der fremover grundlag for en langt større konkurrence og det skyldes at det er gjort lettere for investeringsinstitutterne at udføre grænseoverskridende markedsføring og salg af investeringsbeviser ændringerne i eu reguleringen betyder at nye former for kollektive investeringsordninger kan tilbydes danske kunder og danske investeringsinstitutter

kunne tilbyde disse produkter det overordnede formål med

der gør det muligt for danske investeringsinstitutter at etablere to nye former for kollektive investeringsforeninger værdipapirfonde og selskaber for investeringer med kapital der er variabel som også tidligere er blevet omtalt som de såkaldte sikav’er der kan konkurrere på lige fod med de udenlandske aktører lovforslagets udformning bygger på en rapport fra en enig arbejdsgruppe hvor blandt andet forbrugerrådet

det er forventningen at lovforslaget giver branchen mulighed for øget konkurrence til gavn for vækst og at konkurrencen fører til bedre produkter og lavere omkostninger for forbrugerne samtidig med

som vi kender det i dag hidtil har det været muligt at organisere kollektive investeringer i foreningsform det vil sige som investeringsforeninger med dette lovforslag vil de

kollektive investeringer også kunne etableres som såkaldte sikav’er der er mange lighedspunkter mellem investeringsforeningerne og selskaberne for investeringer af kapital der er variabel altså sikaverne fordi de begge er juridiske personer men der er imidlertid også forskelle sikaverne

ligeledes vil kollektive investeringsforeninger kunne etableres som værdipapirfonde der er økonomiske enheder værdipapirfonde skal derfor altid forvaltes gennem et investeringsforvaltningsselskab dette er vigtigt at være opmærksom på det er vigtigt at være opmærksom på at der alene er tale om at

investorerne gives flere forskellige investeringsmuligheder det vil således fortsat være muligt at placere sin opsparing i investeringsforeninger hvis man finder at disse varetager interesserne bedst der er ingen tvang i forhold til de nye produkter endvidere skal det holdes for øje at uanset om vi i danmark vælger at indføre disse to nye kollektive investeringsformer eller ej så vil danske kunder fortsat kunne kunne blive tilbudt at investere i sikaver og i værdipapirfonde dog blot med udenlandske produkter

med forslaget skabes der også øget mulighed for fusion på tværs af forskellige organisationsformer fusioner giver mulighed for stordriftsfordele gennem forvaltning af en større samlet kapital hvilket kommer investorerne til gavn med lovforslaget foreslås det at give investorerne mulighed for fremover

at vælge en investeringsrepræsentant til bestyrelsen i investeringsforvaltningsselskabet dette bestyrelsesmedlem kan fungere som whistleblower og dermed bidrage til at investorernes interesser bliver iagttaget

det sker på baggrund af en aftale som forbrugerrådet dansk aktionærforening og finansrådet har indgået ved ministeriets mellemkomst for at sikre større åbenhed og gennemsigtighed for investorerne med aftalen sikrer vi også en udbygning af den årlige gebyr og depotoversigt sådan at den fremadrettet skal indeholde oplysninger om hvilke investeringsforeninger med videre den pågældende bank har indgået en distributionsaftale med samt oplysninger om betalingsstørrelse i procent det betyder at incitamentsstrukturen bliver synlig for investorerne endvidere udbygges oversigten med oplysninger om

altså årlig omkostningsprocent sådan sådan at investorerne får nem adgang til oplysninger om dette nøgletal dette er et vigtigt skridt som vi har opnået for at sikre øget gennemsigtighed i omkostningsstrukturen og omkostningsniveauet samtidig vil der i forbindelse med rådgivning om køb af danske investeringsprodukter blive oplyst om åop samt eventuel distributionsaftale og deraf følgende provision på den måde er køber

på dette forud for en investeringsbeslutning jeg ser meget frem til en konstruktiv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

som ordfører

forslag som sikrer at specialpædagogisk støtte kan ske digitalt det fremgår af høringssvarene at det vil være en fordel

for institutioner og det er ligeledes en del af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi lovforslaget tager højde for at der er grupper i samfundet der ikke umiddelbart har mulighed for at ansøge elektronisk og det vil sige at

af den digitale selvbetjeningsløsning kan fraviges hvor der er særlige forhold der gør sig gældende for eksempel for borgere der ikke er fortrolige med brugen af de digitale medier eller ikke har en computer i hjemmet samt for borgere uden et dansk cpr nummer

forslag og derfor anbefaler venstre forslaget

tak jeg skal indledningsvis

med min ordførertale også dækker sf

digitaliseringsstrategi der blandt andet skal sikre hurtigere kommunikation mellem borgerne og myndighederne og der skal stilles krav om at uddannelsesinstitutioner elever og kursister på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger i forbindelse med ansøgninger om specialpædagogisk støtte og at der skal modtages afgørelser og meddelelser herom digitalt det foreslås endvidere at praksis vedrørende digital selvbetjening og kommunikation kan fraviges hvis særlige forhold gør sig gældende for eksempel for borgere der ikke er fortrolige med brugen af digitale medier eller ikke har en computer i hjemmet samt for borgere uden et dansk cpr nummer socialdemokraterne støtter forslaget om digital kommunikation det er vigtigt med afbureaukratisering i den offentlige sektor og det er vigtigt med en hurtig smidig enkel og effektiv kommunikation

og ikke er en indarbejdet del af dagligdagen

også sikrer at kravet om digital kommunikation og selvbetjening

ahrendtsen dansk folkeparti som ordfører

dansk folkeparti kan støtte forslaget

blandt andet af at ombudsmanden

derfor har vi i dag dette lovforslag det er selvfølgelig en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi to tusind og elleve til femten udarbejdet af den tidligere regering kl og danske

det er som andre ordførere også

som en del af opfølgningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi førstebehandler vi i dag et forslag om dels at uddannelsesinstitutioner elever og kursister på ungdomsuddannelserne skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger i forbindelse med ansøgninger om specialpædagogisk støtte dels at de også skal modtage afgørelser meddelelser med videre vedrørende ansøgningen digitalt i dag fungerer det allerede sådan et langt stykke hen ad vejen samtidig slår vi dog fast som de andre ordførere

venstre er vi optaget af at sikre en hurtig og effektiv kommunikation mellem borgere og myndigheder og vi bakker derfor gerne op om forslaget

lovforslag der går så nemt igennem

går dybere ind i hvad det her lovforslag går ud på jeg vil bare sige at vi

i enhedslisten bakker op om hensigterne bag forslaget men vi

par bekymringer som vi håber ministeren vil give sin kommentar til

helt afgørende at den digitale løsning som bliver lavet er let tilgængelig for alle det gælder blandt andet ansøgere med handicap eller funktionsnedsættelse

når det er sagt vil jeg sige at vi skal være meget opmærksomme på at unge menneskers altså ansøgernes adgang til digitale medier er meget forskellig der findes masser af unge mennesker med adgang til computer og internet og scanner inden for hjemmets fire vægge men der findes altså også unge mennesker som ikke har sådanne ressourcer derfor er

og rådgiver om mulighederne for at ansøge om specialpædagogisk støtte og om hvordan

derfor vil jeg gerne have ministerens forsikring om at der tages de nødvendige initiativer for at sikre

det bliver nemt for alle at ansøge

herudover vil jeg også gerne have ministerens forsikring om

selvfølgelig vil blive sørget for at uddannelsesinstitutionerne altså skolerne og

at benytte systemet det er meget muligt at vi

kommer med en digital løsning

stiller den økonomi til rådighed som

gøre de digitale løsninger tilgængelige for alle

i øget digitalisering især i den offentlige sektor hvor mindre bureaukrati og mere effektive arbejdsgange kan komme både borgere

instanser og institutioner til gavn mere digital kommunikation bør være en naturlig udvikling i administrationen i de tilfælde hvor fordelene ved ny teknologi er indlysende og i grunden er det bemærkelsesværdigt at vi her fra folketingssalen lovgiver om noget der finder sted som en naturlig samfundsudvikling og effektivisering af offentlig service til borgerne vi anerkender i la også at digitaliseringen skal finde sted på en måde der giver befolkningen mulighed for at indhente informationer på andre måder folk er forskellige og offentlige myndigheder skal kunne tale med og informere alle typer af mennesker generelt ligger der et kæmpe potentiale i at digitalisere processer i det offentlige

en kedelig tendens til at offentlige it projekter er blevet dårligt implementeret og har overskredet deres budgetter eksemplerne skræmmer

kan vi fra de seneste år nævne de nationale digitale test og grunddataprojektet for de gymnasiale uddannelser

der nogen sinde blev bragt i anvendelse vi skal se på hvordan styringen af de offentlige it projekter finder sted og hvordan vi kan forbedre det vi må erkende at it skal være i konstant forandring

det derfor er meningsløst at arbejde med kravspecifikationer støbt i beton der skal munde ud i produkter mange år ud i fremtiden effektivisering skal finde sted som en løbende udvikling og vi skal huske at kreditere de mennesker der skaber en positiv forandring i den offentlige sektor jeg kan på vegne

tak herre

formand da vores ordfører er forhindret af et andet arrangement ude i byen skal

konservative tilkendegive at vi som parti altid sætter mennesket før systemet og at der kan være en gruppe borgere som muligvis får svært ved at betjene sig af de selvbetjeningsværktøjer vi her taler om dem er vi opmærksomme på for det må ikke være sådan at man er afskåret fra at kommunikere med uddannelsesinstitutionerne fordi kommunikationsvejen nu bliver digitaliseret for det kan naturligvis i sidste ende betyde et øget frafald blandt eleverne

område kan fraviges hvor særlige forhold gør sig gældende såsom manglende fortrolighed med it eller der hvor der ikke er computere i hjemmet det giver god mening

spørgsmålet om der tages højde for handicappedes muligheder for at

vi er ikke de eneste der har rejst den bekymring danske handicaporganisationer har i deres høringssvar fremhævet at det bør tilstræbes at den digitale kommunikation kan benyttes af alle også af de personer der har et handicap

bruge kompenserende hjælpemidler når de kommunikerer digitalt derfor vil vi i forbindelse med udvalgsarbejdet sørge for at stille spørgsmål om

takke for den brede opbakning til lovforslaget som

der kommer digitale muligheder også i forhold til specialpædagogisk støtte

på anden vis alligevel kunne søge

foranlediget af den problemstilling som syddansk universitet har rejst vil

vi rette lovforslaget så det kommer i overensstemmelse

så det vil der komme et et konkret ændringsforslag

sådan at det bliver præcist på det område

og som andre ordførere også har nævnt er

danske handicaporganisationer

er optaget af igen med rette at det at det kommer til at leve op til de standarder og retningslinjer der findes for tilgængelighed for mennesker med handicap herunder blandt andet internationale retningslinjer for tilgængelige hjemmesider og formater

her kommer til at ske er at at ministeriet følger de almindelige normer inden for offentlig forvaltning

det vi anvender inden for den offentlige forvaltninger også

for anden offentlig digital

omskiftelighed i forhold til standarder bliver der ikke peget på nogen konkrete standarder i selve lovteksten

et vigtigt emne der er blevet berørt af flere ordførere nemlig om man er sikker på at de lever op til de forskellige retningslinjer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

børne og undervisningsministeren bemyndigelse til at kunne fastsætte regler om at bopælskommunen i anbringelsessager

skal kunne inddrages og godkende det undervisningstilbud som gives af den kommune

udgangspunkt nærmest som en overraskelse

i venstre mener vi helt grundlæggende at det er ret vigtigt at der tages udgangspunkt i det enkelte barn og det enkelte barns behov og at det selvfølgelig tilgodeses i videst muligt omfang

og der må man sige at det selvfølgelig er afgørende at at de som skal finde det korrekte skoletilbud

når der skal foretages vurderinger af hvilke undervisningstilbud der skal tilbydes

hvor barnet har sin bopæl altså i bopælskommunen

mener vi at det er ganske rimeligt at det er bopælskommunen der får indflydelse på hvilket undervisningstilbud barnet gives da det også er bopælskommunen som

at det vil bidrage til at sikre inklusionen af de anbragte børn og af børn som er henvist til dagbehandlingstilbud i en anden kommune end bopælskommunen inklusion er

elevernes udvikling og læring så vidt muligt bør understøttes i den almindelige folkeskole dels

det kan være med til at sænke de i forvejen meget høje udgifter forbundet med at en stor andel elever udskilles

til specialundervisning så altså helt grundlæggende

at sikre at undervisningen tilbydes med udgangspunkt i barnets behov og med målet om inklusion i den almindelige folkeskole når dette er muligt og

ud fra barnets bedste at inkludere flere børn i folkeskolen og at kommunerne får mere fleksibilitet i deres tilrettelæggelse af undervisningen af elever med særlige behov

derfor foreslås det at der fastsættes regler om bopælskommunens inddragelse og godkendelse af undervisningstilbud til børn som er anbragt eller henvist til dagbehandlingstilbud

giver god mening netop at den kommune der kender barnet bedst også får mulighed for at

bopælskommunen vil således få mulighed for at foreslå at barnet kan komme i en almindelig folkeskole med støtteforanstaltninger hvis det er det der er behov for høringen viser at der er en generel opbakning til lovforslaget eksempelvis udtaler børnerådet danmarks lærerforening danske regioner og skolelederforeningen at man kan støtte forslaget idet det sikrer at det henviste undervisningstilbud såvel fagligt som socialt kan tilgodese barnets behov og det er det helt centrale der vil også fremover være mulighed for at forældrene kan indbringe spørgsmålet om henvisning af deres barn til specialundervisning i dagbehandlingstilbud eller anbringelsessteder for klagenævnet for vidtgående specialundervisning hvilket også er vigtigt

landsforening fra to tusind og ti og sagen handler i sin enkelthed om de cirka tre tusind børn der er anbragt uden for hjemmet og som er henvist til specialundervisning i dagbehandlingstilbud eller anbringelsessteder hvis et barn henvises til specialundervisning i en anden kommune skal kommunen hvor barnet bor godkende tilbuddet og det siger folkeskoleloven ikke noget om i dag det er jo bopælskommunen der betaler fremover skal den altså godkende tilbuddet det er for at undgå at der bliver henvist til dyrere tilbud der ikke nødvendigvis er bedre bopælskommunen kan ud fra faglige grunde henvise til et tilbud i

må de henvise eleven til et tilbud i en folkeskole det giver alt sammen god mening og derfor kan dansk folkeparti

tilføjer vi et ekstra stykke til folkeskoleloven som giver børne og undervisningsministeren mulighed for at præcisere reglerne for børn og

et anbringelsessted i en anden kommune fremover skal bopælskommunen inddrages i valget af det undervisningstilbud som den unge får i skolekommunen

skal også inddrages hvis skolekommunen ønsker at ændre undervisningstilbuddet væsentligt som følge af at barnets undervisningsbehov har ændret sig tanken er at der skal være en tættere sammenhæng mellem undervisnings og finansieringsansvaret ved at skolekommunen der fastsætter undervisningstilbuddet taler tættere sammen med bopælskommunen der betaler for det lovforslaget er tænkt som en del af pakken for at skabe en mere inkluderende folkeskole idet

skal gå i en almindelig klasse specialklasse eller på specialskole hvis det giver mening for dem det er kun børn der har så store vanskeligheder at det i kortere eller længere tid er mest hensigtsmæssigt at undervise dem

deres anbringelsessted der kan henvises til specialundervisning

anbringelsesstedet og det samme gælder for børn der er henvist til et dagbehandlingstilbud lovforslaget ændrer ikke ved at forældrene kan indbringe afgørelse om henvisning afslag eller tilbagekaldelse af henvisning til specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder for klagenævnet for vidtgående specialundervisning lovforslaget er arvet fra den tidligere regerings aftale om kommunernes økonomi og det står den nye regering ved for radikale venstre er det helt afgørende at inklusionen også i virkeligheden bliver oplevet som et pædagogisk projekt og ikke som en spareøvelse med de ord kan radikale venstre støtte

børn der er anbragt på institution eller i dagbehandlingstilbud er ofte børn

eller har haft det svært de kan have problemer på hjemmefronten mange har været udsat for svigt utallige skoleskift og mange er fagligt eller socialt bagud i forhold til deres jævnaldrende for os som for alle andre

er det rigtig vigtigt at disse børn reelt får en chance for en ny start

den undersøgelse af kvaliteten af undervisningen på de interne skoler på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud som en tværministeriel arbejdsgruppe arbejder med børn der er anbragt og kan være i en svær livssituation har stadig krav på en god undervisning og den bedst mulige fremtid for os er det helt afgørende at vi fortsat indsamler viden evaluerer indsatsen så vi kan være sikre på at børn i dagtilbud og på anbringelsessteder får de undervisningstilbud der bedst muligt imødekommer deres sociale og faglige behov

enhedslisten ikke kan støtte det her forslag

vi ikke er enige i det udgangspunkt der ligger for den inklusionsproces der er

gennemføre med en række lovforslag det skyldes altså at vi vurderer at rammerne for en succesfuld inklusion ikke er til stede så

selve den proces der er lagt op til som vi ikke har tillid til vil

vil blive økonomien og en bestemt politisk dagsorden der afgør

unge ender med at modtage og det er ikke en risiko vi ønsker at medvirke til i enhedslisten vil vi meget gerne være med til at sikre at alle elever får den undervisning de har behov for

inklusion har løst alle spørgsmål på den allerbedste måde det

medvirke i løsningen af det

påtage os det her virkelig store ansvar som det er at sikre nogle langt bedre betingelser i folkeskolen og det er faktisk det det handler om

de nødvendige økonomiske rammer det er at forbedre undervisningsmiljøet det er at efteruddanne lærerne det er at opprioritere pprs rolle i stedet for at nedprioritere den og det er at inddrage forældre og elever på en rigtig og tillidsfuld måde

generelt bestræbelserne på at skabe en inkluderende grundskole hvor vi i stedet for at stigmatisere børn og dræne almenområdet for ressourcer reserverer specialundervisning til et mindre antal børn med behov som den almindelige klasse ikke formår at løfte det gør vi blandt andet ved at forbedre værktøjerne til differentieret undervisning og udvise respekt for de forskelle der eksisterer blandt børn bare fordi man er særlig eller måske endda lidt sær er det ikke sikkert man skal have et specialtilbud eller afgrænses af en diagnose men nu handler l en

om mere end den inkluderende skole det handler om væsentligheden i at styrke samarbejdet mellem bopælskommunen og den kommune

mener ganske enkelt at der er god fornuft i at inddrage bopælskommunen sådan som det her er beskrevet og vi kan derfor støtte en vedtagelse af lovforslag

kan rumme flere elever også elever

specialundervisning og vidtgående specialundervisning fylder stadig mere i budgetterne og vi konservative har

at det ikke er en hensigtsmæssig balance der forefindes for midlerne kan bruges mere hensigtsmæssigt til bedre gavn for eleverne

undlader at udskille så mange elever til specialundervisning og i stedet integrerer de elever i normalklasserne så det giver god mening at holde igen

børn til specialundervisning og altså at inkludere flere børn men samtidig er det vigtigt for os konservative at tilkendegive at ikke alle børn kan inkluderes der er børn der har så specielle behov at de ikke kan rummes lovforslaget her har til formål at styrke samarbejdet mellem kommuner

hjemkommune og anbringelseskommune for et barn mange anbragte børn udskilles til specialundervisning og der er behov for at styrke samarbejdet mellem den kommune hvor dagbehandlingen eller anbringelsesstedet ligger altså beliggenhedskommunen og bopælskommunen altså den anbringende kommune hensigten er nemlig at få en større koordinering mellem de to hvor barnets hjemkommune altså er med til at godkende det

at det fortsat sikres at undervisningstilbuddet fagligt og socialt kan tilgodese barnets behov

hovedmålsætningen for os konservative og med de betragtninger støtter det konservative

som i øvrigt også har bred opbakning blandt de høringspartnere som har afgivet svar

inde på der skaber mulighed for at flere elever der er henvist til dagbehandlingstilbud eller er anbragt på anbringelsessteder kan undervises i folkeskolen på den måde giver lovforslaget mulighed for at fastsætte rammer for samarbejdet og en styrket faglig dialog mellem bopælskommunen og den kommune hvor dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet ligger med henblik på at fastlægge et relevant undervisningstilbud til barnet

et lovforslag som er fremsat på baggrund af rapporten der hedder specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring fra to tusind og ti

er at kommuner bør tilstræbe at børn som er anbragt uden for hjemmet i størst muligt omfang tilbydes undervisning i den almindelige folkeskole rapporten peger også på at der ofte opstår et problem mellem kommunerne når en elev af sociale årsager anbringes i en anden kommune fordi visitationskompetencen og finansieringskompetencen ikke ligger hos den samme kommune undersøgelser af effekten af specialundervisning indikerer at en stor del af de elever der i dag udskilles i specialklasser og specialskoler herunder interne skoler også vil kunne modtage støtte i den almindelige folkeskole lovforslaget her har været drøftet i folkeskolens forligskreds og jeg vil også godt sige tak for den brede støtte der har været i forligskredsen i forhold til at tænke i hvordan vi reelt får et godt og fælles tilbud

til børn som har nogle forskellige udfordringer men som godt kan blive hjulpet inden for fællesskabets rammer men selvfølgelig sådan som også andre har nævnt herfra

de børn der har brug for ekstraordinær støtte fortsat kan få det

jo om hvordan man kan sikre at der er den rigtige dialog i forhold til bopælskommunen og de familier der

tværministeriel arbejdsgruppe der skal gennemføre

på interne skoler og samarbejdsrelationerne mellem skolemyndigheder socialforvaltning den interne skole og forældre det er hensigten at arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde i maj måned i to tusind og tolv med henblik på at arbejdsgruppens rapport kan indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi for to tusind og tretten de foreløbige resultater af undersøgelsen viser at de interne skoler har svært ved at redegøre præcis for antallet af timer der undervises i i de enkelte fag undervisningen fokuserer på fag som dansk matematik og engelsk og en relativt høj andel af elever fritages for andre fag i fagrækken samt

fra de obligatoriske test dette skal ses i lyset af at de fleste børn ikke er fagligt alderssvarende og har oplevet mange brud i deres skolegang jeg ser i øvrigt frem til at kunne svare på eventuelle spørgsmål i forbindelse med

et lovforslag der har været drøftet indgående

set aftalt at vi skulle kigge på det

permanent hvad er det så vi gør permanent

det synes jeg er helt fantastisk der skal ikke herske nogen tvivl om at vi i venstre fuldt og helt bakker op om det frie valg det er ganske enkelt for os en helt afgørende faktor i bestræbelserne på at fastholde

til hvordan vi kan gøre det endnu bedre og jeg vil sige det lovforslag vi jo så står med nu lige præcis er medtaget de anbefalinger som rambøll er kommet med de justeringer

skolezapning praksis viser at

til tider har behov for at kunne suspendere det frie skolevalg og det muliggør det her lovforslag i

de specifikke enkeltsager som kan begrundes ud fra de nævnte tilfælde så indeholder lovforslaget også et forslag om at skabe større sammenhæng mellem visiterings og finansieringsansvaret kommunerne imellem en skolekommune skal ikke længere kunne tage beslutninger på bopælskommunens vegne om et mere

kan man måske godt diskutere om det kommer til at blive oplevet som en indskrænkning af det frie valg for elever med behov for den vidtgående specialundervisning

hvert fald noget som jeg har rejst over for ministeren og som vi har drøftet i

hele princippet om at pengene

i det her lovforslag men det ændrer ikke ved at jeg synes det er vigtigt at vi har fokus på det

men faktisk ønsker det i nabokommunen og måske ønsker et

en anden type tilbud det er et princip som jeg mener at vi skal drøfte det er ikke indeholdt her i lovforslaget

at evalueringsparterne påpeger

det vil være ret uheldigt hvis de elever med behov for et skoleskift ikke længere kan benytte sig af det frie skolevalg i dag er der

der har gavn af det frie valg men altså overordnet set er der tilfredshed både hos forældre og interesseorganisationer inden for folkeskoleområdet og med de nye justeringer til at afhjælpe

undersøgelser viser at forældrene bakker op om det frie skolevalg

en og tredive vil gøre det frie skolevalg permanent

muligt for forældre at få deres barn optaget i en skole beliggende i en anden kommune end bopælskommunen et udvalg har analyseret

virkningerne af det frie skolevalg der har været rettet særligt fokus på sammenhængen mellem frit valg og kommunernes integrationsarbejde og til brug for

arbejde er der blevet evalueret i både to tusind og syv og to tusind og elleve evalueringen har vist at ordningen er en succes lovforslaget indebærer først og fremmest at adgangen til frit skolevalg som udgangspunkt bliver som ordningen fungerer i dag kommunerne gives dog en snæver mulighed for at suspendere det frie valg i ganske særlige tilfælde for at beskytte sårbare klasser og klassetrin i perioder bopælskommunens visitering af elever med specialundervisningsbehov skal med lovforslaget være bindende for skolekommunen for så vidt angår tilbuddets karakter det sikrer at skolekommunen ikke skal kunne henvise en elev til et mere vidtgående tilbud og dermed bliver der sammenhæng i ansvaret mellem visitering og finansiering syge og handicappede elever vil med loven fremadrettet kunne opnå befordring til distriktsskolen eller til den skole som bopælskommunen har henvist

udtalelse om det frie skolevalg der såede tvivl om det men så er det jo godt at vi landede der hvor vi er nu dog er det sådan at det i særlige tilfælde som andre har sagt

sættes ud af kraft for en særlig sårbar klasse hvis den for eksempel allerede har optaget nye elever samme år

det vil sige at elever kan kun afvises hvis en klasse på forhånd er blevet suspenderet høringsparter har været lidt bekymret for dette og det har vi også været i dansk folkeparti derfor har vi fået indskrevet at vi i forligskredsen kigger på det om et år undtagelsesreglen skal jo ikke misbruges til at afvise elever af usaglige årsager frit valg gælder selvfølgelig også for elever til specialundervisning men kun hvis der foreligger en ppr fra bopælskommunen det er vigtigt at

skolekommunen ikke kan finde et dyrere tilbud

ikke have ressourcespild og det skal selvfølgelig ske i samarbejde mellem bopælskommunen og

bopælskommunens visitering af elever med specialundervisningsbehov skal være bindende for skolekommunen og det er jo

er ændring af reglerne for befordring af syge og handicappede elever fremover dækker kommunen kun udgifter der svarer til afstanden mellem distriktsskolen eller skolen man er henvist til og

støtter vi også alt i alt

skole det er vigtigt at vi er fælles om skolen det er ikke nogen hemmelighed at vi ikke var specielt vilde med det frie skolevalg dengang det blev indført så når vi her i dag med det her lovforslag tager første skridt til

radikale venstre godt tilfredse med at vi samtidig ser på nogle af de problemer der er med det frie skolevalg for det første åbner vi for at man kan beskytte sårbare klasser det betyder at vi anerkender at der kan være en god grund til at man ønsker

holde et lavt elevtal i en klasse eller på et klassetrin det kan for eksempel være hvis der er flere elever med store faglige udfordringer eller med adfærdsproblemer

hvis der er så alvorlige problemer med uro i klassen at det voldsomt hæmmer undervisningen og elevernes læring eller hvis der allerede er kommet mange nye elever samme år beskyttelsen går på klassen som helhed

ikke muligt at afvise en bestemt elev alle skal behandles lige og efter de samme kriterier uanset hvem de er det bliver altså kommunernes opgave at udarbejde en plan for hvilke formål man ønsker at opnå når man fraviger det frie valg og hvornår for det

vi obs på at det frie skolevalg ikke skal føre til opdelte skoler

skoler bliver opdelt udvalget om mere frit skolevalg har for eksempel foreslået at der kan laves forsøg hvor en kommune kan have fælles skoledistrikter for to eller flere skoler hvor man kan fordele eleverne for at få en mere balanceret elevsammensætning

vil vi se positivt på det for det tredje

en af de ting som vi er meget optaget af er at gøre vores tosprogede børn til en ressource derfor er vi glade for at regeringen har taget en række initiativer for at styrke skolernes muligheder for at give de tosprogede elever et endnu bedre undervisningstilbud vi har et udviklingsprogram hvor fjorten skoler får en ekstra håndsrækning til at iværksætte målrettede indsatser for at løfte elevernes faglige niveau vi har forlænget og udvidet tosprogstaskforcen og igangsat projektet målrettede indsatser for tosprogede elever

at det aldrig har været meningen at det frie skolevalg skulle give uforudsete ekstraomkostninger for kommunerne derfor rummer forslaget den aftale som den tidligere regering lavede med kl om at bopælskommunens visitation til specialundervisning skal være bindende for karakteren af det tilbud som skolekommunen kan give og at bopælskommunen kun skal dække handicappede elevers transportomkostninger svarende til det beløb det ville koste at blive kørt til distriktsskolen eller den skole som eleverne er henvist til af bopælskommunen der

del af forslaget for radikale venstre er det for det første helt afgørende at lovforslaget ikke stiller handicappede elever dårligere end andre elever

har vi netop aftalt i forligskredsen at vi vil følge det nye tiltag tæt og at vi en gang årligt tager op om ordningen fungerer

vil radikale venstre støtter

og jeg synes også at ordføreren giver udtryk for

at være radikal lige nu og skulle stå og medvirke til at permanentgøre det frie valg som som det også

radikale har været imod

er det helt grundlæggende man har eller har haft

det frie skolevalg hænger det jo

at folkeskolen netop er vores skole og at man naturligt hører til den lokale distriktsskole og at det

attraktive skoler for alle børn og deres forældre derfor synes vi

på nogle af de ting som kunne give anledning til bekymring i forbindelse med det frie skolevalg

bekymring der så handler om

hele retorikken om

en enhedsskole og dermed kun folkeskolen og

forskellige skoleformer i danmark når det så er

kommet med det her forslag men når nu det frie skolevalg er der når nu undersøgelserne viser at forældrene er glade for det når nu der er et flertal for det herinde

samtidig også kigger på nogle af de ting

netop også sammen med at vi ikke ønsker opdelte skoler derfor synes

når vi nu vælger at gøre det permanent

samtidig tager fat i nogle af de initiativer der skal til for at sikre

behandler er et forslag som er en opfølgning på loven om midlertidigt udvidet skolevalg og som vi også har hørt

ligger der en evalueringsrapport og den har jeg læst til grund for

som vi behandler i dag evalueringen fra rambøll viser at der blandt forældre er stor opbakning til det frie skolevalg analysen viser også at andelen af børn der benytter det udvidede frie skolevalg stort set er den samme som andelen af børn der går på en fri grundskole der er gode erfaringer men i sf er vi også opmærksom på de negative erfaringer som nogle kommuner oplever med denne ordning rambøllrapporten viser nemlig at der i nogle kommuner er en tendens til at loven om mere frit skolevalg har ført til øget social

det er et problem der især tager sit udgangspunkt i de problemer der er i en række af de store byer det er en problemstilling sf vil følge tæt men løsningen ligger ikke nødvendigvis i at indskrænke det udvidede frie skolevalg for selv uden det udvidede frie skolevalg kan forældre og børn vælge en fri grundskole hvis de ønsker det vi folketingspolitikere ved det kommunalpolitikere ved det forældre lærere og elever ved det

skolen over for en række meget store udfordringer og faktisk er det for sf en af de

næsten tyve procent af de børn og unge der forlader folkeskolen i dag forlader folkeskolen uden at have de

komme videre med deres ungdomsliv

stor problematik og vi kan så spørge om det frie skolevalg er svaret på

det er ikke noget vi retter op på med en ændring af det frie skolevalg som den her lov nu gør permanent der skal andre midler til at rette op på de sociale skel der er i visse byer det er ikke nødvendigvis kun en skolesag det er en udvikling vi skal rette op på

en aktiv kulturpolitik det er vigtigt for sf at fastslå at den enkelte elev stadig har rettigheder samtidig med at der også tages hensyn til klassen som den enhed hvor undervisningen foregår der gives ikke mulighed for at afvise en elev på baggrund af en vurdering af den enkelte elevs forudsætninger der kan alene ske en suspension fra det frie skolevalg af hensyn til den enkelte klasses eller et klassetrins behov for at blive beskyttet vi har været bekymrede vi er fortsat bekymrede men vi har også accepteret at vi indgår i

positivt og aktivt med det her og vi vil følge det ganske nøje så på den baggrund støtter sf

anlæg til andre holdninger

det startede jo så godt med

markante forvridning der er sket i vores skolesystem

formentlig gjort at det er landet et andet sted det

den vigtigste kulturbærende institution i vores samfund og det vi gør med folkeskolen er altså ret afgørende for hvordan vores fællesskab udvikler sig

det er der hvor alle høj og lav rig og fattig sort og hvid samles

der sker den her voldsomme skoleshopping altså et skifte fra borgeradfærd til brugeradfærd

er undergravende for den fælles folkeskole for vores vigtigste samfundsinstitution

fat i noget som man

frie skolevalg permanent hvis vi ser på erfaringerne fra andre lande

er der faktisk god grund til

frit skolevalg i sverige har man rigtig rigtig dårlige erfaringer med det på den lange bane sverige er ude i en skolemæssig deroute i de her år de

frit skolevalg også gået så vidt som til at lade skoler blive til

ministerens kommentar til om det er det der er

satse på

og netop styrke folkeskolen styrke

folkeskolen så mit spørgsmål til ministeren

er det ikke nødvendigvis godt fri hash er ikke nødvendigvis godt fri abort er heller ikke nødvendigvis

medfører at nogle bliver ladt tilbage ladt i stikken

områder der mister deres skoler i den kommune hvor jeg kommer fra

er blevet lukket på grund af det fri skolevalg så derfor

et frit skolevalg er forældrenes frihed til og mulighed for at vælge præcis den skole der er den bedste for deres barn

som et hele styrkes ved at de gode skoler tiltrækker elever og dermed trækkes det samlede niveau op det er den positive effekt der opstår

af lovforslaget der indebærer at ordningen med frit skolevalg bliver gjort permanent

vi er dog mere forbeholdne over for at det frie skolevalg kan suspenderes med henvisning til beskyttelse af særligt sårbare klasser eller klassetrin selve definitionen af hvad der er en sårbar klasse eller i endnu højere grad hvad der er et sårbart klassetrin er uklar allerede i dag er det så som så med det reelle frie valg for forældrene rambølls evaluering

tusind og elleve viser at langt de fleste børn i den undervisningspligtige alder fortsat går i den lokale distriktsskole faktisk benytter kun ti procent af forældre til samtlige børn i den undervisningspligtige alder det frie skolevalg inden for folkeskolen

lavt tal når man tænker på at vi siden to tusind og fem har haft frit skolevalg

henvises til den lokale folkeskole og kan søge over på en anden hvis der er plads

gå helt uden om det og skrive

op til en fri eller privatskole men selv om antallet af fri og privatskoler har været stigende er der stadig større efterspørgsel end der er udbud

fra christiansborg sørge for at den lovgivning vi vedtager styrker det reelle frie valg så familier faktisk får noget at vælge imellem et frit valg betyder ikke blot at man skal have frihed til at vælge men også at det der vælges imellem er så frit at mangfoldigheden

det er præcis derfor at vi skal gøre op med detailregulering på skoleområdet

her kan ordførererne se frem til et beslutningsforslag

som netop er et eksempel på utidig detailregulering af skolernes virke samt et beslutningsforslag om at muliggøre udskolinger på friskoleområdet de overordnede linjer i dette lovforslag som vedrører en permanent ordning med frit skolevalg er fine men der er et stykke vej før vi kan snakke om et reelt frit skolevalg jeg vil derfor opfordre regeringen til i sit analysearbejde af folke og friskolers virke at fokusere på

det er udtryk for forskellighed

altså det der med at man fravælger den lokale folkeskole

så vi får skoler med

deres børn det mener jeg er positivt det er udtryk for forældreansvar

at forældrene tager hånd om den opgave jeg er sikker på at det netop faktisk giver mangfoldighed når forældrene vælger forskellige skoletilbud alt efter

tager ansvar for lokalområdet og udviklingen i lokalområdet derunder

mange af de skoler som jeg kunne forestille mig at ordføreren her har et horn horn i siden på er jo netop skoler som giver et et aktivt liv udeomkring friskoler der skyder op ude i yderområderne er jo med til at holde liv i lokalsamfund og de kan fungere som små kulturhuse det er der noget vældig positivt i

vi konservative startede med at være skeptiske vi er glade for frit skolevalg

forældrene i samspil med barnet

er de bedste til at vælge det rigtige undervisningstilbud vi blev derfor meget nervøse for ministerens udmelding

vidtgående en begrænsning der var tale om vi var nervøse for

den sædvanlige begrænsning af frit valg som venstrefløjen ofte ynder

må være da sf meldte ud at alle private dagplejere skulle droppes og at alle pasningstilbud skulle være kommunale eller offentlige det forslag er selvfølgelig fuldstændig uhørt så vi blev glade da vi opdagede at der var tale om en meget lille justering af det frie skolevalg lovforslaget her indebærer at kommunerne får en snæver mulighed for at suspendere det frie skolevalg i ganske særlige tilfælde for at beskytte særlige klasser det er vi rigtig godt tilfredse med det er en konservativ mærkesag at det frie skolevalg opretholdes og vi er glade for at det nu gøres permanent familierne vil selvfølgelig stadig kunne vælge den folkeskole i kommunen de ønsker og samtidig får skolerne mulighed for at

beskytte de klasser der betegnes som sårbare og det kan enten være

ekstraordinært har modtaget mange nye elever

forhandlingen er åbnet venstres ordfører fru karen ellemann

skal skabe hjemmel til at børne og undervisningsministeren kan bemyndige ankestyrelsen under social og integrationsministeren til at varetage sekretariatsbetjeningen af klagenævnet

hele formålet er at der rent praktisk gives mulighed for at delegere sekretariatsfunktionerne for klagenævnet for vidtgående specialundervisning til ankestyrelsen som jo netop i forvejen varetager sekretariatsbetjeningen for en række nævn på forskellige ministerområder

forventer vi selvfølgelig også at der vil være en en øget professionalisering af sekretariatsbetjeningen af klagenævnet og det

formålet med lovforslaget er at delegere sekretariatsfunktionerne for klagenævnet for vidtgående specialundervisning til ankestyrelsen og da ankestyrelsen er landets øverste klageinstans og praksiskoordinerende myndighed på velfærdsområdet og ligeledes klageinstans for områder i forbindelse med sager om folkeskolelovens bestemmelser om fripladstilskud samt veu godtgørelse er det her et udmærket forslag med den hensigt at kvalificere sagsbehandlingen yderligere i klagesager om specialundervisning foreslås det at delegere sekretariatsfunktionerne

sagsbehandlingen vil nemlig hermed foregå i et miljø der er professionaliseret i klagesagsbehandling og som netop har stor erfaring i sager omhandlende specialtilbudsområdet professionalisering faglig ekspertise og effektivisering af sagsgange og en bedre ressourceanvendelse giver god mening samtidig vil delegeringen ikke betyde ændringer for de pågældende medarbejderes

en lille nødvendighed nemlig at klagenævnet for vidtgående specialundervisning flyttes over til ankestyrelsen

skulle det medføre en øget professionalisering og det

sekretariatsfunktionerne for klagenævnet for vidtgående specialundervisning til ankestyrelsen ankestyrelsen er landets øverste klageinstans og er allerede klageinstans i forbindelse med sager om folkeskolelovens bestemmelser om fripladstilskud

forskellige specialtilbud som ligger tæt op ad det område som klagenævnet for vidtgående specialundervisning dækker ideen med at flytte til sekretariatsfunktionen er at gøre sagsbehandlingen endnu mere kvalificeret

flytter med over til ankestyrelsen og at forslaget kun ændrer sekretariatsfunktionen og ikke klagenævnets kompetence eller uafhængighed forslaget ændrer altså ikke klagenævnets tilgang til sagerne det

et sted som har en meget professionaliseret klagesagsbehandling

specialtilbudsområdet ankestyrelsen er i dag allerede klageinstans for områder i forbindelse med blandt andet sager om folkeskolelovens bestemmelser om fripladstilskud og om søskendetilskud herudover behandler ankestyrelsen sager som ligger tæt op ad klagenævnet for vidtgående specialundervisnings retsområde navnlig sager under den sociale servicelov hvor der skal tages stilling til om børn og voksne skal have forskellige specialtilbud ankestyrelsen varetager desuden sekretariatsbetjeningen for tre selvstændige og uafhængige klagenævn det er vigtigt for sf at understrege at klagenævnets kompetence og uafhængighed vil forblive uændret og der vil heller ikke

ændret på klagenævnets tilgang til sagerne et enkelt af høringssvarene til lovforslaget er negativt

den faglige ekspertise som nu er til stede vil blive flyttet med

det understreges at såvel kompetencerne i klagenævnet som tilgangen til sagerne vil være de samme uafhængigt af hvor sekretariatsbetjeningen ligger selv om vi i sf er fuldstændig trygge ved placeringen af sekretariatsbetjeningen

der er skeptiske at hvis det viser sig

kigge på det igen på den baggrund

partierne med på tingene men her er der faktisk et

for vidtgående specialundervisning hos ankestyrelsen frem for i undervisningsministeriet det opfatter vi som en

vil være en fordel at klagenævnet løsrives fra ministeriet sådan at det opnår en uafhængighed især i de her tider hvor der jo godt kan være et vist politisk pres på

at skubbe elever ind i den såkaldte normalundervisning vi er også tilfredse med at de faglige ressourcer og den ekspertise der har omgivet klagenævnet vil flytte med det er jo vigtigt at det bliver en kvalificeret sagsbehandling og det er også en klar betingelse for vores støtte at ministeren kan forsikre os om at klagenævnet fortsat vil blive hjulpet godt på vej af fagligt dygtige ansatte så vi

samtidig har øje for det pædagogiske aspekt i disse sager vurderingen af klagesager om specialundervisning skal derfor også i fremtiden have fokus på en pædagogisk tilgang og der må sikres en løbende dialog og erfaringsudveksling på området så den videnbank der i dag foreligger på området ikke går tabt

da ankestyrelsen i forvejen behandler sager som ligger tæt op ad klagenævnet

ser vi ingen grund til at hindre en bemyndigelse af ankestyrelsen på det aktuelle område

at videnudvekslingen børne og undervisningsministeriet søges udbygget det er vi meget tilfredse med og det er meget positivt derudover påpeges det at ankestyrelsen i forvejen har et miljø med stor ekspertise i klagesagsbehandling såvel som erfaring med sager der vedrører

danske handicaporganisationer giver udtryk for en stor modstand mod sammenlægningen idet det fremhæver at en sammensmeltning vil betyde en ændring fra en pædagogisk til en juridisk tilgang til klagesagerne

som er rigtig godt fordi det simpelt hen trækker på det bedste når

man skal gennemføre nogle forbedringer ved

vidtgående specialundervisning over til ankestyrelsen og det er som det er blevet fremhævet her

der dermed sker en øget professionalisering af sekretariatsbetjeningen af klagenævnet for vidtgående specialundervisning

den faglige ekspertise der er til stede i sekretariatet for klagenævnet for vidtgående specialundervisning vil blive flyttet med til ankestyrelsen og der vil derfor ikke ske en reduktion af medarbejderstaben det er fordi hele formålet med det

bliver endnu dygtigere til at varetage dette område hvorfor vi også er glade for at det er blevet noteret af flere ordførere

dialog og erfaringsudveksling

som findes i dag på området og som der

henvises til børne og undervisningsudvalget og hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg dette som vedtaget

med dette forslag foreslås det at gennemføre en revision af loven om barseludligning på det private arbejdsmarked lovforslaget vil medføre fire ændringer for det første vil

indført en fleksibel regulering af satserne i den lovbaserede barseludligningsordning det skal nemlig være muligt at regulere balancen mellem bidrag og refusion til barseludligningsordningerne på en mere fleksibel måde på den måde kan det undgås at der opspares midler i ordningerne

den fleksible regulering

refusionsbeløbet og revisionperioden skal fastsættes og

decentrale ordninger vil man fremover kunne sikre sig at der ikke opspares midler i disse ordninger som det tredje skal barseludligningsbidraget fremover opkræves af

samlet betaling ved at opkræve

barselbetalingensbidraget gennem samlet betaling vil man give de private arbejdsgivere

det fjerde og sidste punkt er at fjerne revisionsbestemmelsen i den eksisterende lov idet denne ændring er

at styrke fordi barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked er med til at skabe ligestilling mellem

barsel ordningen betyder at arbejdsgiverne får refusion af deres lønudgifter i forbindelse med

medarbejdere der er på barsel venstre kan derfor støtte op

for socialdemokraterne er det afgørende at kvinder i den fødedygtige alder ikke stilles dårligere end andre

med til at sikre at forskellene for arbejdsgivere i omkostninger til løn under barsel udlignes og ikke udgør en barriere for at ansætte unge kvinder eller mænd det er glædeligt at se at det virker

at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på det private arbejdsmarked men dermed ikke sagt at loven ikke kan justeres og forbedres en større fleksibilitet med hensyn til størrelsen af bidrag og refusion i barseludligningen ser vi som ganske fornuftig da barselordningen skal ses som en hjælpende hånd også til arbejdsgivere hilser socialdemokraterne det velkomment at regeringen vil forsøge at lette de administrative opgaver forbundet med betaling til barseldk

og som oven i købet vil betyde en administrativ besparelse

naturligt at der indføres en klagemulighed for afgørelser vedrørende barseludligning socialdemokraterne støtter forslaget og ser frem til fortsat at arbejde med at sikre gode barselmuligheder for både kvinder

der går ud på at gennemføre en revision af loven om barseludligning

fleksibel regulering af

regulere balancen mellem bidrag og refusion på en mere fleksibel måde der er de decentrale barseludligninger hvor der er behov for at justere lovens

forskellige andre

er en følge af revisionen og hvor man har fundet at der er behov for små ændringer

alt for meget i dybden med det her lille lovforslag som de andre ordførere også har

det er en rigtig god idé at der

udligning af arbejdsgivernes udgifter til løn i forbindelse med medarbejdernes barsel og forældreorlov med videre ordningen fremmer på den måde ligestillingen mellem mænd og kvinder på det private arbejdsmarked med dette lovforslag reviderer vi på fornuftig vis og øger graden af fleksibilitet

betyder at loven bliver en lille smule mindre

fornuftigt at lave en fællesopkrævning som gør det lettere for arbejdsgiverne at bidrage til barselfonden vi kan også godt støtte forslaget om en mere fleksibel fastsættelse af refusionen så fonden kan følge de kollektive overenskomster så synes vi at det er en glimrende forpremiere på

diskussioner om barsel og dens betydning

ligestilling som vi ser frem til

men også i forhold til diskussionen om

og er stadig et fremskridt for ligestilling på arbejdsmarkedet og nu er er det så tid til at vi om forhåbentlig ikke så længe tager det

det her lovforslag op til at den lovbestemte barseludligningsordning barseldk

bliver tilsluttet samlet betaling det mener vi i liberal alliance vil være et godt tiltag da det letter administrationsbyrden for de virksomheder som betaler til ordningen det fremgår af lovforslaget at det vil koste seksten million kroner at omlægge barseldk

og en tilbagebetaling på investeringen

kommer der en administrativ lettelse for erhvervslivet på en

vi dog bemærke at vi synes det er uhensigtsmæssigt at bryde med det gældende princip om

at refusionsniveauet reguleres på grundlag af den udvikling som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om ved overenskomstforhandlingerne det forhold vil vi gerne søge afklaret

udvalgsarbejdet som vi ser frem til der er fortsat en række sten på vejen i retning af ligestilling mellem mænd og kvinder det her er en af de sten man let kan fjerne og derfor ser vi i liberal alliance samlet positivt

de decentrale ordninger samtidig skabes der større fleksibilitet under hensyn til den nære sammenhæng med de decentrale barseludligningsordninger og de aftalte overenskomstbaserede regler om løn under barsel det var den daværende borgerlige regering som indførte barseludligningsordningen og konservative kan derfor bakke op om det her lovforslag som reelt alene er en præcisering af den eksisterende

også forventet vil jeg gerne sige det er et

lovforslag som jo følger af en revisionsbestemmelse indskrevet i den oprindelige lov som vi selvfølgelig skal leve op til

vi må sige at den lovbaserede barseludligningsordning har været

af den overbevisning at det er vigtigt at folketinget hele tiden har øje for hvordan vi kan sikre at der er ordentlige barselvilkår

sådan at at de nyfødte børn og de næste generationer får en så god start på på livet som overhovedet muligt hvad angår

ændringer som er ret

mere fleksibel sådan at

udvikle sig i takt med at de kollektive overenskomster udvikler sig på det private arbejdsmarked som det her jo handler om så giver vi også de decentrale barseludligningsordninger et et serviceeftersyn med med forslaget

skabe klarhed over ligebehandlingsnævnets virke og kompetencer vi skal præcisere nævnets opgaveportefølje og vi skal lette adgangen for personer der ønsker at klage og så skal vi udmønte de initiativer og input som er blevet indsamlet i forbindelse med revisionen helt generelt foreslås tre særlige ændringer

at nævnet kan behandle sager om chikane for det andet præciseres kompetencen til at afvise klager som ligger hos nævnet og for det tredje ændres bestemmelsen om formandskabet således at formanden skal udpeges blandt landsdommere og præsidenter i sø og handelsretten i venstre er vi positivt over for de tiltag

tilfælde af forskelsbehandling det er ligeledes vigtigt at afvisningskompetencen præciseres så vi kan få en effektiv og virksom sagsbehandling men succeskriteriet for nævnet er mere og andet end blot effektiv sagsbehandling og entydige kompetencer da ligebehandlingsnævnet blev oprettet i to tusind og ni var målet at skabe en enkel klageadgang i diskriminationssager både på og uden for arbejdsmarkedet

det har vist sig at være nødvendigt i den tid er antallet af klagesager steget markant det er derfor essentielt at vi styrker ligebehandlingsnævnet så hver eneste sag kan behandles bedst muligt men det er også

det betyder at nævnets rolle kan have en videregående betydning for arbejdsmarkedet

her står et aspekt særlig centralt for venstre og for mig som ligestillingsordfører det handler om at nævnet skal sikre et frit arbejdsmarked hvor den enkelte vurderes ud fra sine kompetencer dette princip er væsentligt et job skal besættes på baggrund af kvalifikationer det skal ikke besættes fordi man opfylder en kvote

og det skal ikke besættes på baggrund af køn race

eller andet ligebehandlingsnævnet skal sikre at kampen mod forskelsbehandling står højt på dagsordenen vi skal modvirke en kultur hvor mennesker ansætter eller diskriminerer på grund af køn eller race etnicitet religion seksuel

det er kun på den måde at alle får lige mulighed for at bidrage det har vi brug for i et moderne samfund netop derfor må nævnet ikke blive til en institution for gakkede sager nævnet skal ikke lægge sine kræfter i kvindeetager lyserøde legoklodser eller kønsopdelte toiletter vi skal snarere modvirke en reel diskrimination både på og uden for arbejdsmarkedet det kan dette lovforslag bidrage til idet vi forbedrer nævnets organisation

dets rolle i sidste ende kommer dette den enkelte borger til gode afslutningsvis kan jeg konkludere at spørgsmålet om nævnets egen drift ikke indgår i forslaget

vi i venstre meget glade for idet vi ikke kan støtte en ordning

at nævnet selvstændigt kan tage sager op en sådan tildeling af

fremmest sætte spørgsmålstegn ved nævnets

derudover sikrer loven allerede nu en entydig

det også på sin plads at regeringen med en revision af loven kun lægger op til små justeringer og præciseringer vi har fået et godt alternativ til domstolene som både er bredt respekteret og hvor antallet af sager stiger løbende offentligheden er med andre ord blevet opmærksom på at sager om forskelsbehandling kan bringes op her

mener jeg og socialdemokraterne er med til at styrke danskernes rettigheder

mulighed for vel at mærke gratis at rejse en problemstilling hvis man føler sig uretfærdigt behandlet på baggrund af køn etnicitet og så videre der skal ikke være tvivl om at vi fra socialdemokratisk side mener at det er vigtigt at sikre at der ikke

forskelsbehandles hverken på arbejdsmarkedet eller uden for

chikane og sexchikane vi støtter forslaget og ser frem til en senere diskussion om

ændring af lov om ligebehandlingsnævnet det er også en revisionssag

jeg har egentlig heller ikke hørt andet end at det skulle leve op til målsætningen så det kan jeg stort set være enig i

revisionen af loven er at

at nævnet kan behandle sager om chikane og sexchikane det sker for at tydeliggøre

bliver det fastlagt at formanden for nævnet fremover skal udpeges blandt landsdommere og præsidenten og vicepræsidenten i sø og handelsretten

endelig foreslås det at samle bestemmelserne om afvisning af sager i en nyaffattet bestemmelse

revisionspligten falder bort

ligestillingsnævn i forlængelse af dette er det vigtigt hele tiden at foretage de passende revisioner af loven bag nævnet det sker nu og det synes

vi kan støtte forslaget det består jo som flere har været inde på af en

fremgår af regeringsprogrammet at regeringen ønsker at give ligebehandlingsnævnet mulighed for at tage sager op af egen drift og at det

forventes at regeringen vil fremsætte et lovforslag om egen driftkompetence i den næste folketingssamling det ser vi meget frem til det tror vi vil være en stor styrkelse af ligebehandlingsnævnets mulighed for at sætte fokus på

er et enkelt høringssvar fra lgbt danmark som vi har bidt mærke i

fremhæver et ønske om at indføje kønsidentitet som en kategori som nævnet kan

det overvejer vi at stille et ændringsforslag om men men derudover

på ligebehandlingsnævnets virke og i den forbindelse er

forslag om at formanden for ligebehandlingsnævnet fremover udpeges blandt

landsdommere præsidenten og vicepræsidenter i sø og handelsretten derudover lægger revisionen op til at præcisere flere formuleringer i lovteksten vi finder ændringerne

det sidste lovforslag inden for det her ordførerskab og sige at vores ordfører

er mig der taler på vegne af det konservative folkeparti når der etableres nævn og råd

det vigtigt at vi politikere holder os før

stille nogle spørgsmål hvad er formålet og hvad skal

meget begejstret for lovforslaget i dag hvor ligebehandlingsnævnet selv har ønsket at få præciseret

der god grund til for der har været nogle helt urimelige sager som ligebehandlingsnævnet er gået ind i det samme har arbejdsgiversiden blandt arbejdsmarkedets parter

ønsker at få præciseret hvilke sager i ligebehandlingsnævnet som kan afvises og som ikke egner sig til

den indvending forstår vi konservative godt hvem husker ikke klagen over hotellet bella

klageren mente at bella sky

som man kan leje sig ind på ligebehandlingsnævnet bør tage sig af de sager som rent faktisk har med ligestilling at gøre frem for af platte sager uden reelt indhold i udvalgsbehandlingen vil konservative derfor spørge

hvordan ligebehandlingsnævnets kompetencer bliver præciseret så det bliver relevante ligestillingssager som nævnet tager op

er en en revision der er bestemt i den oprindelige lovgivning og i og med at ligebehandlingsnævnet vel efterhånden nyder bred

vigtigt arbejde der pågår i ligebehandlingsnævnet altså det at alle borgere i det her land har en let og gratis adgang til at kunne klage over forskelsbehandling

stadig flere sager det understreger tror jeg nævnet er blevet mere udbredt lovforslaget her

ændringer så jeg siger selvfølgelig

afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse bliver udsat til tirsdag den fireogtyvende april to

vi har allerede ordføreren for forespørgerne på

kommissionens forsøg på at regulere konfliktretten forespørgslen blev rejst den enogtyvende februar i år og i dag er den endnu mere aktuel end da den blev rejst baggrunden for forespørgslen var et udkast fra

kommissionen til en forordning om regulering af konfliktretten

det blev drøftet med beskæftigelsesministeren på et møde i europaudvalget den tiende februar en uges tid før ministeren skulle af sted til ministerrådsmøde i eu

på dette møde bad jeg ministeren give et klart tilsagn om at ville gøre hvad der stod i hendes magt for at stoppe arbejdet med den nævnte

ministeren ville ikke forholde sig til spørgsmålet med den begrundelse at sagen var taget af dagsordenen på det pågældende ministerrådsmøde og at der var tale om et uofficielt udkast det var vi ikke tilfredse med i enhedslisten vi mener det er galt nok at kommissionen overhovedet kan få sådan

og at det burde stoppes med det samme derfor blev forespørgslen

for at få en klar stillingtagen fra ministerens og

sparet denne debat hvis ministeren havde fulgt vores opfordring

stoppet arbejdet med forordningen med øjeblikkelig virkning da et enkelt medlemsland kan blokere for vedtagelsen af en sådan forordning men det skete desværre ikke

er en central og vigtig debat som er af vital betydning for

den danske model og dermed for vores

med at sige at jeg som beskæftigelsesminister sætter den danske model utrolig højt

verdens bedste modeller hvad angår reguleringen af

arbejdsforhold der er en mobilitet og en fleksibilitet der gavner både lønmodtagere og arbejdsgivere i

takket være fælleserklæringen for fem og tyve år siden

arbejdsmarkedsmodel der bygger på dialog og forståelse for hinandens vilkår jeg tror det er noget af det der giver stor

tilfredshed både på arbejdsgiver og på arbejdstager side

den danske model tror jeg ikke at vi havde oplevet

selvfølgelig at der er al mulig grund til

passe på vores danske model og sikre at vi har en stærk dansk model i fremtiden

at det at vi har en konflikt og strejkeret er en helt central del af den danske

skal de også have stærke midler til

deres intentioner ud i livet regeringen vil derfor sikre konfliktretten som den er i dag

medlemskab af eu vi støtter også det indre marked og arbejdskraftens frie

beskæftigelse og merværdi og dermed økonomisk vækst til gavn

bare lønmodtagere og virksomheder men også for det danske samfund i det hele taget det indre marked må selvfølgelig ikke underminere arbejdstagernes rettigheder

må den frie bevægelighed respekteres

at de spilleregler ikke altid respekteres

vi som regering grundlæggende positivt indstillet over for

kommissionen nu ønsker at fremsætte forslag til en bedre håndhævelse

udstationeringsdirektivet ligesom vi på dansk jord med dansk lovgivning gør hvad vi kan for at bremse de negative konsekvenser for eksempel i form af social dumping vi har lavet en politisk aftale sammen med enhedslisten i forbindelse med finanslovaftalen for indeværende år hvor vi forstærker indsatsen mod social dumping det gør vi hvad angår cabotagekørsel og det gør vi hvad angår et styrket myndighedssamarbejde på tværs af skat politi og arbejdstilsynet og det gør vi ved at på vores videre færd

har nedsat et grundigt udvalgsarbejde der skal se på hvordan

i endnu højere grad kan imødekomme udfordringerne med social dumping det siger sig selv

vilkår og de virksomheder der navigerer i det skal selvfølgelig overholde spillereglerne med hensyn til

til forespørgslen og som herre finn sørensen lige sagde også har aktualiseret debatten

har folketinget i mandags modtaget

nærhedsprincippet er overholdt det er

en central diskussion som skal være belyst før vi kan tage endelig stilling jeg vil også gerne indledningsvis sige at når det handler om det her område

være nøje afstemt med

måtte repræsentere i sagen jeg kan også

at jeg som beskæftigelsesminister allerede har modtaget henvendelser fra

lo og ftf og fra arbejdsgiverrepræsentanterne via da da og parterne udtrykker

rigtig rigtig meget til som herre finn sørensen selv var inde på

er en del der tyder på at det slet ikke bliver aktuelt at diskutere forslagets videre færd men det skal selvfølgelig ikke hindre folketinget i at have en ordentlig drøftelse

jeg vil egentlig gerne

konfliktretten i forhold til at fastlægge nærmere regler og betingelser

for konflikt på eu plan men det betyder jo altså ikke at konfliktretten er ubegrænset i danmark kan man ikke bryde loven med henvisning til at man er i arbejdskonflikt og helt tilsvarende og parallelt

konflikter også respektere

eksempel har eu domstolen fastslået at man ikke kan konflikte for krav der har til formål at forhindre en virksomhed i at etablere sig i et andet land de domme har været diskuteret i folketinget tidligere

eu kan afklare forholdet mellem konfliktret og den øvrige eu ret og det andet spørgsmål er om eu bør gøre det

politisk der er selvfølgelig en sammenhæng mellem det politiske og det juridiske forstået sådan at hvis man mener at eu ikke bør regulere et område

giver reglerne om nærhedsprincippet nogle juridiske muligheder

spørgsmålstegn ved hvorvidt nærhedsprincippet overhovedet er overholdt med den her

et par ord om den danske model og eu konfliktretten som vi diskuterer

i dag er som jeg sagde det før en helt integreret del af den danske arbejdsmarkedsmodel og

skal det også blive ved med at være hvis står til regeringen

og den danske model udgør et vigtigt fundament for hele vores samfund

set også en model der er vant til at blive udfordret af økonomiske

ændringer på arbejdsmarkedet jeg henviste før til fælleserklæringen fra nitten syv og firs hvor parterne sammen med den daværende i øvrigt borgerlige regering jo fandt sammen

vil jeg kalde det stærkt politisk svendestykke

i en periode mod at man kunne gå i gang med at udbygge det

et af verdens allerstærkeste pensionssystemer nemlig

den danske model får lejlighed til igen den styrke som parterne i danmark repræsenterer i den danske model er jo også

styrke som på en eller anden måde giver

når man har magt har man vel også et ansvar for den samlede samfundsudvikling forleden dag fik vi overenskomstresultatet på det private

kvittere for den ansvarlighed som overenskomstresultatet også er udtryk for som regering er det

vi også fremover har stærke parter der magter at tage medansvar for samfundsudviklingen

hvorfor siger jeg alt det her i en tale om konfliktretten og forordningen

understrege at det danske arbejdsmarked og den danske model udfordres fra mange sider og jeg tror det er vigtigt

gøre eu til et fjendebillede i den her sag på mange måder spiller eu jo i dag en vigtig rolle for vores arbejdsmarked med fællesakten i nitten seks og firs fik

grundlæggende risici er i dag reguleret af eu så vi har mindstebeskyttelse på hele det europæiske arbejdsmarked det er også nogle grundlæggende rettigheder som jeg hører at mange også fra forskellige partier skatter

rolle blevet styrket og endda traktatfæstet beskæftigelsesstrategien er indført

foretaget en en række ændringer

hvor arbejdsmarkedets parters rolle

men arbejdsmarkedets parter har

i stand til at løse de udfordringer

der er flere grunde til at nævne lige præcis den dom

en af årsagerne til at vi overhovedet er her i dag efter lavaldommen

den danske fagbevægelse ikke kunne konflikte sig til krav i samme omfang som

tidligere groft sagt troede alle vel før lavaldommen at

rum uden eu retlige begrænsninger men eu domstolen slog fast med lavaldommen at konfliktretten skal holde sig inden for

regler for hvilke lønkrav

man retligt kan stille det var en afgørelse der dengang tror jeg blev imødeset

blev lønmodtagere arbejdsgivere og politikere dengang enige om at man måtte stå sammen

sig ved at der var en god proces som viser at vi i danmark

så kigger på hvilken betydning lavaldommen har haft

har fastlagt at arbejdstagerens rettigheder er underlagt den frie bevægelighed og der tror jeg at der kan være grund til

to og firs hvor domstolen fastslog

udstrækker deres lovgivning eller de af arbejdsmarkedets parter indgåede kollektive arbejdsaftaler vedrørende mindsteløn til at omfatte enhver der selv midlertidigt udfører lønnet arbejde på deres område uanset hvor arbejdsgiveren er etableret ligesom fællesskabsretten ikke forbyder medlemsstaterne at gennemtvinge overholdelsen af disse regler ved passende

fastsætte nogle mere præcise regler for hvad der gælder i tilfælde af udstationering og det førte til vedtagelsen af udstationeringsdirektivet så man kan sige at arbejdstagernes rettigheder er begrænset af udstationeringsdirektivet

grundlæggende arbejdstagerrettigheder så man kan sige at

vi er også af den klare overbevisning at det indre marked er til gavn

virksomheder og lønmodtagere men det er selvfølgelig fuldstændig afgørende vigtigt at det der foregår inden for rammerne af den frie bevægelighed

de grundlæggende rettigheder og at konkurrencen foregår på

udestår fortsat også her fordi vi netop kun har modtaget kommissionens forslag til en bedre

allerede nu udtalt sig negativt om monti

hvis der nogen sinde skulle komme gang i reelle forhandlinger på europæisk plan om forslaget

at sikre at der fortsat er en konfliktret

det er selvfølgelig i det lys man skal se den holdning der

det vi skal diskutere i dag er jo ikke kommissionens forslag til direktiv om håndhævelse af udstationeringsdirektivet det er kommissionens forslag til den såkaldte monti

om at regulere konfliktretten og der synes jeg

skylder at gå lidt dybere ind i hvad det forslag egentlig handler om jeg har jo refereret overskriften på det og argumenteret for at alene det at eu forsøger at regulere konfliktretten burde gøre at en dansk regering med det samme og uden

spørge nogen herhjemme tager klart og tydeligt afstand fra det der vil jeg gerne citere den danske regerings indlæg i lavalsagen dateret den tredivete januar to tusind og seks og jeg citerer det er grundlæggende regeringens opfattelse at fællesskabet hverken direkte eller indirekte har kompetence til at regulere fagforeningers ret til at konflikte for at opnå overenskomst med en arbejdsgiver citat slut

siden nitten to og halvfjerds og også før afstemningen om dansk medlemskab af eu og derfor kræver det ikke de store studiekredse at finde ud af at sådan et forslag som her kommer fra kommissionen

dræbes lige med det samme hvis jeg må have lov at

et sådant billedsprog det kræver efter min mening heller ikke nogen forespørgsler

om nærhedsprincippet er overholdt det har kommissionen taget stilling til hvis man læser forslaget og kommissionen

forunderligt nok til den opfattelse at nærhedsprincippet er overholdt fordi vi her har

gøre med noget som kommissionen ikke mener at medlemslandene selv kan finde ud af en afvisning af det her forslag er så meget mere nødvendigt når man ser på det øvrige indhold kommissionen henviser selv til domstolens afgørelser som ministeren også var inde på og til den efterfølgende voldsomme debat som viste at arbejdsgiverne generelt var tilfredse med disse domme hvorimod den europæiske fagbevægelse tog skarpt afstand fra dem problemet med disse domme er jo at de er et dybt indgreb i fagforeningernes konfliktret og i medlemslandenes ret til at beskytte sig imod social dumping fordi det ikke længere er tilladt at stille samme krav til udenlandske virksomheder som til hjemlandets

forordningen tager klart parti for arbejdsgivernes opfattelse den ophøjede domstolens afgørelse til lovgivning som gælder umiddelbart i alle medlemslande og ikke nok med det kommissionen

op til en regulering af alle former for konflikter i forbindelse med enhver omstrukturering ogeller flytning af virksomheder og tjenesteydelser inden for eu og det er jo langt mere vidtgående den blander sig også i landenes arbejdsmarkedssystemer og så vil kommissionen have indført en varslingsbestemmelse når der er tale om konflikter eller alvorlige handlinger eller forhold der kan forårsage alvorlige forstyrrelser i det indre markeds funktion eller som kan

forvolde alvorlig skade for landenes arbejdsmarkedsordninger eller skabe alvorlig social uro hvis der er optræk til sådanne konflikter

skal man omgående varsle kommissionen og

der står ikke noget om at kommissionen kan gribe ind i sådanne konflikter men vedtagelsen af

at kommissionen kan rejse en sag ved eu domstolen mod

der ikke lever op til varslingsbestemmelsen og dermed

er denne varslingsbestemmelse en åben ladeport for indgreb i konflikter der kan fortolkes som alvorlige forstyrrelser af det indre marked eller de andre forhold jeg nævnte herunder faren for at skabe alvorlig social uro kun fantasien sætter grænser for i hvilke konflikter og situationer denne forordning kan bruges det kan være strejker for at forhindre flytning af

et andet det kan være omfattende transportstrejker konflikter for at forny overenskomster politiske strejker og så videre det vil alt sammen kunne påstås at medføre begrænsninger i den fri bevægelighed for virksomheder og tjenesteydelser det burde ikke være svært for en dansk regering og det danske folketing

nå til den konklusion at dette forslag er fuldstændig i strid med den danske holdning og at forslaget åbner op for endnu mere eu regulering af konfliktretten og det danske arbejdsmarkedssystem end vi allerede er blevet udsat for forslaget kaldes jo populært for monti

forordningen fordi den tidligere kommissær monti har formuleret en sætning om at forslaget på ingen måde berører landenes arbejdsmarkedssystemer eller retten til kollektive aftaler og konfliktret som man kan se er det ikke rigtigt og derfor

bør vi jo følge los og ftfs og parternes holdning om at dette forslag skal afvises jeg vil afslutte med at læse et forslag til vedtagelse

kommissionen den enogtyvende marts to tusind og tolv har fremsat forslag til forordning om regulering af konfliktretten inden for rammerne af det indre markeds regler folketinget finder at der er tale om et helt uacceptabelt forsøg på indblanding i medlemslandenes arbejdsmarkedssystemer folketinget fastholder den danske holdning som siden dansk medlemskab af

har været at eu ikke skal blande sig i det danske overenskomstsystem og anvendelsen af konfliktretten folketinget pålægger derfor regeringen at tage klar afstand fra kommissionens forslag aktivt at søge at overbevise de andre medlemslande om de skadelige virkninger af forslaget og om fornødent at nedlægge veto for at forhindre dets

otte

berører et for eu landene meget følsomt emne nemlig retten til at tage kollektive skridt og at eu ikke har nogen egentlig lovgivningskompetence på området farer kommissionen da også

vil herre finn sørensen tolke det vil det ikke betyde at

er den måde man måske kan

er der ingen grund til at de sidder og arbejder med det nede i eu når de ikke har lovgivningskompetence

i eus retsgrundlag som det er i dag for at regulere konfliktretten det erkender kommissionen højt og tydeligt så må man jo prøve på en anden måde hvis man gerne vil have lov til at regulere konfliktretten

så laver vi en forordning som så skal vedtages i henhold til den artikel der hedder tre hundrede og to og halvtreds som også kaldes gummiparagraffen det er en artikel

er lavet lavet for at gennemføre retsakter

i eu så kan man gennemføre dem i henhold til den artikel hvis de ellers ligger inden for en fortolkning af hvad unionens målsætning er

sådan en forordning kræver enstemmighed men problemet ved den forordning er jo at den har umiddelbar retsvirkning i alle medlemslande der er ikke noget med at implementere eller tillempe eller noget

hensyn til debatten prøvede

skal jeg hermed oplæse ordførerens tale enhedslisten spørger

hvad regeringen vil gøre for at forhindre europa kommissionens forsøg på at regulere konfliktretten i venstre lægger vi stor vægt på at fastholde det fleksible danske arbejdsmarked i danmark regulerer arbejdsmarkedets parter i høj grad selv forholdene på arbejdsmarkedet denne særlige arbejdsmarkedsmodel er en af de vigtigste årsager til at vi har et konkurrencedygtigt og fleksibelt arbejdsmarked retten til kollektive forhandlinger og retten til at strejke er helt grundlæggende i denne danske model derfor vil venstre selvfølgelig stå fast på arbejdsmarkedsmodellen heldigvis anerkender eu da også aftalesystemet

den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder her står der at arbejdstagere har ret til kollektive forhandlinger og ret til at tage kollektive skridt samtidig er venstre også tilhænger af arbejdskraftens fri bevægelighed

fri bevægelighed for arbejdskraften er et helt grundlæggende princip i eu som har været med til at styrke de europæiske økonomier og det europæiske samarbejde det vil få enorme negative konsekvenser for danmark hvis den fri bevægelighed af ydelser serviceydelser personer og kapital på det indre marked bliver alvorligt begrænset opgaven består altså i at finde en social balance mellem den frie bevægelighed og den danske arbejdsmarkedsmodel det havde venstre stor succes med da vi havde regeringsmagten som eksempel kan man nævne lavaldommen i lavaldommen rykkede ef domstolen på balancen på arbejdsmarkedet på en måde som oprindelig ikke var ønskværdig fra dansk side derfor var det op til den tidligere regering i fællesskab med arbejdsmarkedets parter at genoprette balancen samarbejdet resulterede i et lovforslag der bevarer den danske model sikrer danmark mod social dumping og

konkurrence og lever op til gældende eu ret det viste sig altså at der ikke var et større og uløseligt modsætningsforhold mellem den danske model og eu retten derfor er venstre heller ikke bekymret for at

kommissionen generelt arbejder på at undergrave den danske arbejdsmarkedsmodel for det første har eu ofte rost den danske arbejdsmarkedsmodel herunder de kollektive forhandlinger eu har endda fremhævet modellen som et forbillede for de andre medlemslande det ville være sært hvis kommissionen så samtidig ønskede at undergrave denne model for det andet understreger kommissionen

forordningen at retten til de kollektive skridt ikke må underordnes den frie bevægelighed det er vigtigt for venstre at den danske arbejdsmarkedsmodel fastholdes i det hele taget er det vigtigt for venstre at eu respekterer at medlemslandene har forskellige modeller for arbejdsmarkedet det er ikke eus opgave at blande sig i detaljerne

de forskellige modeller som medlemslandene har valgt til at sikre borgernes arbejdsvilkår det er altså med dette udgangspunkt at venstre betragter problematikken omkring konfliktretten så er jeg vidende om fra min ordfører at

også på venstres vegne vil oplæse et forslag vedtagelse sluttelig

på vegne af det konservative folkeparti meddele

arbejdsmarkedets parter gennem dialog og forpligtende aftaler opnår en regulering af arbejdsmarkedet det har historisk set betydet gode løn og arbejdsvilkår ligesom det generelt set har betydet et fredeligt arbejdsmarked konflikt og strejkeretten er en integreret del af aftalemodellen der giver parterne mulighed for sætte magt bag ordene

en ret og det er en ret vi skal værne om den danske model er

ikke alene i verden samhandel med omkringliggende lande multinationale virksomheder og flytbare arbejdstagere er jo en del af virkeligheden i dag derfor er den danske model nødt til at spille sammen med eu reglerne og det kan som bekendt

til at snakke om godt give enkelte vanskeligheder det har vi ikke mindst kunne konstatere med lavaldommen hvori eu domstolen gjorde det klart at fagbevægelsen ikke har en ubegrænset konfliktret

problematisk at konfliktretten blev udfordret men også positivt at arbejdsmarkedets parter kunne sætte sig sammen med christiansborg og finde en god

at der ikke gennemføres eu tiltag

formål at udfordre konfliktretten

indgå og håndhæve kollektive aftaler den holdning mener socialdemokraterne skal ligge til grund for vores holdning til nuværende og fremtidige

jeg vil nu på vegne af socialdemokratiet sf

det danske aftalesystem på arbejdsmarkedet har haft stor betydning for udviklingen af det danske samfund med fleksible vilkår for lønmodtagere og virksomheder folketinget vil derfor vende sig mod eu tiltag der er i modstrid med det danske aftalesystem eller begrænser retten til at forhandle indgå og håndhæve kollektive aftaler i det videre arbejde med udviklingen af eus indre marked der skal skabe vækst og beskæftigelse finder folketinget det afgørende at de nationale arbejdsmarkedsmodeller respekteres folketinget noterer sig europa kommissionens netop fremsatte forslag om udstationering folketinget opfordrer regeringen til i arbejdet med fastlæggelsen af dansk forhandlingslinje

han enig i at kommissionen dér lægger op til vidtgående indgreb i reguleringen af konfliktretten

forstyrrelse af det indre markeds funktion

som også vedrører konflikter der kan

true et lands arbejdsmarkedssystem eller skabe alvorlig social uro

enig i at kommissionen dermed lægger op til et dybt indgreb

og at man vil vende sig imod forslag

at det forsøg på at regulere

konfliktretten

skal tages af bordet det skal stoppes det skal væk hvorfor siger herre leif lahn jensen ikke det med det samme

det i europaudvalget jeg ved at man kommer med en udtalelse og jeg ved at ministrene skal sidde og diskutere det med med andre ministre i eu og så ved

dem jeg har snakket med fra folketingets partier

og jeg vil høre om ordføreren er enig i

danske aftalesystem eller begrænser retten til at forhandle indgå og håndhæve kollektive aftaler det synes jeg er

diskutere er der noget at diskutere overhovedet og for så at spørge lidt mere præcist skal regeringen stemme imod monti

som den foreligger nu hvis det

jeg må holde fast i at sige at nu kører vi den her linje vi er kommet

jeg må minde ordføreren om at vi har nogenlunde

og det tror jeg godt herre henning hyllested er klar over

det er jo også derfor jeg igen og igen siger

folketinget til at sige vi vil værne om den danske model og hvis der i

enhedslisten og herre henning hyllested ved at ved at vi vil gøre

talerstolen at det kunne gøres meget kort

sige til ministeren gå ned i eu og

alt det her med deres ønske om at lave en monti

kan vi ikke støtte og så kunne jeg

vi skal også lige have lidt debat om

jeg egentlig heller ikke i tvivl om

fri bevægelighed

er årsag til at vi har social dumping og underbetalt arbejdskraft i dag så det er sådan set

sagt at man også vil kæmpe mod social dumping og underbetalt arbejdskraft

uforstående

have været nede og sige til europa kommissionen

enige og som det er blevet sagt er

misvisende at man ikke får en klar melding om hvad regeringen vil

der må jo ligge en en bagtanke fra regeringen

har jeg da misforstået regeringen noget så grueligt for så kunne man jo netop som jeg sagde før

fået noget endeligt at vide om hvad danmark gør i den her forbindelse altså om man er for eller imod den her forordning

arbejde på at få en forordning igennem nu har danmark jo formandskabet

tilgodese europa kommissionen og få den forordning igennem i dansk folkeparti er vi helt indstillet på at eu overhovedet

diskutere konfliktretten her i danmark

være forskellige holdninger til hvordan konfliktretten skal udøves det er så ikke en del af den her debat

uenige men det kommer ikke eu

det er sådan lidt lidt kedeligt

for langt hold lige nallerne lidt for jer selv

efter den her debat men det er for sent nu

sagt lidt af det som jeg måske burde

men man skal også skrive i et pænt sprog

det danske aftalesystem på arbejdsmarkedet har haft stor betydning for udviklingen af det danske samfund med fleksible vilkår for lønmodtagere og virksomheder folketinget skal derfor vende sig mod eu tiltag der er i modstrid med det danske aftalesystem eller begrænser retten til at forhandle indgå og håndhæve kollektive aftaler i det videre arbejde med udviklingen af eus indre marked finder folketinget det afgørende at de nationale arbejdsmarkeders modeller respekteres folketinget konstaterer at europa kommissionen netop har fremsat forslag om udstationering der kan have betydning for den danske model folketinget pålægger regeringen

i arbejdet med fastlæggelsen af dansk forhandlingslinje at sikre

jeg skulle have sagt meget skarpere fra starten

vedtagelse her men det har jeg så ikke gjort man kan altid fortryde

er uenige om hvordan konfliktretten anvendes herhjemme men at det diskuterer vi herhjemme det skal eu ikke blande sig i og den korte indledning med budskabet til regeringen om at droppe det var jo fin men så kom

foran mig så det kan være lidt svært men jeg hørte at det sluttede med

derfor pålægger folketinget regeringen at sørge for at forslaget ikke får betydning for den danske model sådan hørte

det må jo betyde at arbejdet skal stoppes fuldstændigt

meget skarpere og det kunne sagtens være indgået i

at der kommer nogle krasse ord i nogle vedtagelse det tror jeg ikke det jeg tror er vigtigt og

at angribe det her spørgsmål med venlighed hvis venligheden omfatter en mulighed for en forhandling ud fra kommissionens

så vil jeg sige at hvis nu herre bent bøgsted fortryder sit

vedtagelse lidt det er jo sådan jeg hører det

været skarpere så kan jeg da anbefale herre bent bøgsted at tilslutte sig enhedslistens forslag for der står det nemlig knivskarpt og klart at man pålægger regeringen at nedlægge veto mod det her det er sådan et latinsk ord for drop det

vedtagelse så kunne vi have snakket sammen inden vi stod her i dag

vedtagelse men det er jo ikke sket

at hverken enhedslistens eller dansk folkepartis

hverken enhedslistens eller dansk folkepartis forslag til vedtagelse kommer til afstemning

skal jo ikke til afstemning i aften så der er trods alt en mulighed for inden det kommer til

det skulle være sådan at enhedslistens forslag kom til afstemning så kunne man

den unikke danske arbejdsmarkedsmodel er ikke en ny opfindelse det er normalt altid svært at tidsfastsætte samfundsmæssige modeller bagudrettede men den danske arbejdsmarkedsmodel er vel egentlig grundlagt med septemberforliget i atten ni og halvfems efter en

lønmodtagerne og derefter en lockout foranstaltet af arbejdsgiverne landede man dengang en løsning på det man dengang kaldte for den store krig det endte med arbejdsmarkedsgrundloven fra atten ni og halvfems den hviler

og arbejdsgivernes anerkendelse af lønmodtagernes ret til at organisere sig i fagforeninger sidenhen er den danske arbejdsmarkedsmodel

udviklet og kendes i dag under betegnelsen flexicuritymodellen i denne model indgår i dag en treenighed af elementer som et generøst dagpengeniveau eller dagpengesystem i det hele taget stor fleksibilitet

samt endelig en aktiv arbejdsmarkedspolitik

god og robust model det betyder at vi har et stabilt dynamisk og relativt fredeligt arbejdsmarked det er der bred opbakning til det betyder ikke at den danske model er givet én gang for alle den danske model

være udfordret og vil altid befinde sig i et spændingsfelt mellem de ting vi nu prioriterer højt i danmark og for eksempel

jo vigtigt at vi værner om den måde vi har indrettet vores velfærds og arbejdsmarkedssystem på jeg anerkender og støtter fuldt ud den frie bevægelighed inden for eus indre marked den er med til

skabe vækst og velstand samt job til gavn for danskerne i almindelighed men vi må også samtidig på den anden side sikre at konflikt og strejkeretten forbliver krumtappen i den danske model konfliktretten er en integreret del af den danske model

som det også er blevet sagt

her mener radikale venstre at regeringen i forbindelse med fastlæggelsen af den danske forhandlingslinje bør tage højde for

indledende bemærkninger til det her som jeg gerne vil høre ordførerens mening om formålet med dette

er at præcisere de generelle principper og regler på eu niveau med hensyn til udøvelsen af den grundlæggende ret til at tage kollektive skridt inden for rammerne af den fri udveksling af tjenesteydelser og den fri etableringsret herunder behovet for i praksis at forene dem i grænseoverskridende situationer dets anvendelsesområde altså forordningens omfatter ikke blot den midlertidige udstationering af arbejdstagere til en anden medlemsstat med henblik på grænseoverskridende udveksling af tjenesteydelser

ogeller flytning

der involverer mere end én medlemsstat er ordføreren enig

regulere konfliktretten sådan så den passer med om man så må sige

om de ting der kendetegner den danske model

en meget vidtgående regulering af konfliktretten som oven i købet går ud over de rammer som eu domstolen har lagt gennem sine afgørelser i lavalsagen

det forslag til vedtagelse som regeringspartierne er enige om at vi vil gøre alt hvad vi kan for

de basale rettigheder som lønmodtagerne har

mine kollegaer fra regeringspartierne har sagt indtil videre det er den linje

fast og det er også den linje

er det det ordføreren mener og

er i modstrid med det danske aftalesystem eller begrænser retten til at forhandle indgå og håndhæve kollektive aftaler er monti ii så i modstrid med det danske aftalesystem eller begrænser monti

retten til at forhandle indgå og håndtere

er i modstrid med det danske aftalesystem

også dem jeg nævnte nemlig på den ene side

inden for eus grænser og på den anden side

rettigheder for lønmodtagerne

udstationeringsdirektivet jo sætter nogle

sætter det også nogle begrænsninger for den frie bevægelighed og det

så man kommer i en situation i regeringen hvor man skal tage stilling til om det enten er det ene princip der skal være fuldt ud gældende eller det andet princip

så forsvare den frie bevægelighed eller retten til at konflikte vil ordføreren nedlægge veto imod monti

prioriterer vækstskabelse og jobskabelse som kunne ske inden for rammerne af eu særlig højt og

det jeg siger er at vi vil sikre den frie bevægelighed også fremadrettet

det skal ske i forening med retten til at konflikte og så kan man jo kalde det

det forenes eller at man kan finde en balance eller

et spændingsfelt jeg mener at vi kan prioritere begge dele i en balance

kommissionen er kommet med i forslaget til en ny forordning populært kaldet monti

konsekvensen vil være at retten til at strejke bliver begrænset

dermed truer forslaget den danske arbejdsmarkedsmodel det

er uacceptabelt og et sådant indgreb i strejkeretten må danmark selvfølgelig afvise heldigvis har vi som

i debatten vetoret når den her forordning skal behandles da jeg var en ung mand skulle vi stemme om hvorvidt danmark skulle være medlem af ef som nu hedder eu det var i nitten

der var en heftig debat om hvad vi skulle stemme for at berolige folk

havde arbejdsmarkedets parter lo og dansk arbejdsgiverforening indrykket nogle meget store annoncer i aviserne den daværende formand for dansk arbejdsgiverforening leif hartwell og daværende formand for lo den navnkundige thomas nielsen sad meget hyggeligt nærmest som et makkerpar på billedet i annoncen

nødderne knækker vi selv jeg er lidt i tvivl om om de eventuelt sagde at nødderne knækker vi stadig selv men meningen er den samme

det stadig væk være arbejdsmarkedets parter arbejdsgiverforeningerne over for fagforbundene der forhandlede overenskomster det vil sige

selv bestemmer hvordan man behandler indgår og håndhæver overenskomsterne det betyder

gennem aftaler på arbejdsmarkedet og nogle steder også med national lovgivning

for strejker og tilsvarende for lockout fra arbejdsgiverens side derfor vil jeg runde det her indlæg af med at sige

det nikker ordføreren til så det har jeg forstået rigtigt

meddele de andre medlemslande at danmark

det er vi helt enige om med hensyn til hvad der så skal

bliver behandlet mellem de tre regeringspartier indbyrdes

i europaudvalget hvor der bliver givet et forhandlingsmandat og den fase er vi ikke nået frem til endnu

jeg synes det må fremgå meget tydeligt at vores holdning er negativ over for et sådant indgreb i strejkeretten

mente at det var muligt at tage hensyn både til den fri bevægelighed og til retten til at konflikte

blev taget hensyn til i en balance er sfs ordfører enig i at det vil kunne lade sig gøre

jeg vil da i hvert fald sige at

det balancekrav der bliver stillet her

bliver den fri bevægelighed og så videre eus

blåt er som regel noget flygtigt noget

samtidig siger herre eigil andersen at

den undrende befolkning og især de aktive er i fagbevægelsen hvad man mener konkret og hvor man vil stille sig i

hvor langt er herre eigil andersen kommet i sine overvejelser med at tage stilling til hvad han i

bliver der også et møde i europaudvalget på ganske normal vis hvor der bliver formuleret et mandat og de drøftelser om hvad sf så mener der skal gøres konkret i den her sag

en diskussion om makrelkrigen

om det skyldes at man er kommet i regering

at det her forslag vil skabe en ny usikkerhed omkring brugen af kollektive kampskridt i hele eu

af meget centrale dele i den danske model det er jo som bekendt hvis man kender sit historiske stof septemberforliget atten ni og halvfems og hovedaftalen i nitten tres simpelt hen i modstrid med den fordeling af lovgivningsmagten og parternes rolle som

også afspejles i eu traktaten

eu skal koncentrere sig om at sikre samarbejdet landene imellem det er naturligvis vigtigt at fastholde arbejdskraftens fri bevægelighed det indre marked og de økonomiske friheder generelt det er for os at se en kilde til øget velstand og det synes vi man skal holde fast i det betyder ikke at eu skal kunne pålægge de enkelte medlemslande en pligt til gennem et såkaldt tidligt varslingssystem at melde til kommissionen om en konflikt hvorfor i alverden skulle vi

være i modstrid med det forhold mellem lovgiverne og arbejdsmarkedets parter som vi har en lang

i den anden grøft som som fagbevægelsen tilsyneladende ønsker

slå fast at de faglige og sociale rettigheder altid skal have forrang for det indre markeds økonomiske friheder vi mener med andre ord at det er vigtigt at man fortsat står på to ben

og en mulighed for på sigt at gribe ind

ønsker vi heller ikke et eu som altid og på alle områder ubetinget sætter faglige og sociale rettigheder før økonomiske friheder

liberal alliance som det eneste

for de har jo tidligere udtalt sig om de ting og

at det er nogle gode domme som domstolen har afsagt

er jo nogle domme der betyder

man kigger fremad som jeg sagde i min ordførertale

finder vi det meget meget vigtigt at man finder balancen mellem de to ben

økonomiske friheder som ligger i det indre markeds regulering og på den anden side at fastholde at vi har et arbejdsmarked som de enkelte lande selv må finde ud af at regulere og hvor vi

kommer fordi vi synes man skal bevare den her balance og den balance er jo

det ene ben eller det andet ben får forrang

forholde os kritisk

som vil forringe de goder

står over for at skulle diskutere i dag og hvor man vil gå ind og regulere og faktisk rive tæppet væk under

hvad ordføreren mente om de domme

er jo at der har været en konflikt imellem de økonomiske friheder på den ene side og de faglige og sociale rettigheder på den anden side henholdsvis konfliktret eller landenes lovgivning luxembourgdommen og så

er dommene faldet ud til fordel for de økonomiske friheder

er en værdi som man i allerhøjeste grad skal værne om

at selv om vi går ind for økonomisk frihed som en af de aller allervæsentligste værdier

hælene i når vi når til et forslag som det her som skal gribe ind i

ordføreren at de nævnte domme

alle har forsvaret den økonomiske frihed er gode domme

en juridisk bindende protokol ved

ordføreren problematiserede de der juridisk bindende protokoller og så monti

og jo også kan konstatere at det her er et spørgsmål der ligger

vi har en unik arbejdsmarkedsmodel i danmark det glæder mig at

af både politiske partier ideologiske afsæt og

kan finde sammen om at konstatere at det er vigtigt at vi understøtter at den danske model også er levedygtig i

i mine øjne er det en helt naturlig følge deraf at der fortsat vil være en ret til at konflikte i forbindelse med vores overenskomstsystem og vores danske model

det er værd at huske på i diskussionen om

set har været et stort ønske fra blandt andet den europæiske fagbevægelse at man skulle forsøge at afdække forholdet mellem den frie bevægelighed på den ene side og grundlæggende arbejdstagerrettigheder på den anden

man skal konstatere at der nu både på europæisk plan og på dansk plan fra parterne lyder en betydelig kritik af den forordning der er kommet fra kommissionen den kritik lytter jeg til som beskæftigelsesminister den kritik lytter vi til som regering

understrege at den normale procedure i demokratiets hellige navn i respekt for folketinget jo altså er sådan at inden vi fastlægger en officiel

går vi altså til folketingets europaudvalg

skal gives det betyder at skulle vi nå derhen hvor det er nødvendigt med en mandatgivning i spørgsmålet om monti

vil vi jo altså anmode om et mandat i folketingets europaudvalg jeg siger det her som et svar på nogle af de spørgsmål jeg lyttede

der stilledes fra fra enhedslistens side nemlig

regeringen ikke bare har indtaget en holdning

vil vi bede om et mandat i folketingets europaudvalg jeg startede

det parti der står bag forespørgslen i dag og

folketingets europaudvalg og ved andre lejligheder at det at vi har en konfliktret i danmark betragter regeringen som en grundlæggende værdi og den ønsker vi

er ladesiggørligt synes jeg bare at der er grund til at minde om at jeg

få kommissionens vurdering af om nærhedsprincippet overhovedet er overholdt

det selvfølgelig fordi vi har en formodning om at det ikke nødvendigvis gør sig gældende overholder man ikke nærhedsprincippet i den her diskussion giver sagen sig selv

som repræsentant for regeringen også ordførerne der repræsenterer regeringspartierne har sagt det meget klart vi ønsker en stærk dansk model også i fremtiden og den indebærer en ret

det er det udgangspunkt hvormed vi møder monti

er overholdt det har kommissionen jo forholdt sig til og jeg

det er citeret i grundnotatet så hvorfor spørger man kommissionen om noget man har fået svaret på det står jo i forordningen der har kommissionen jo forholdt

og den mener at nærhedsprincippet er overholdt og at det er nødvendigt at lave en sådan forordning for det er noget medlemslandene ikke selv kan finde ud af

spørgsmål det andet spørgsmål relaterer sig til noget som ministeren sagde i sin indledende

på den måde og så vil jeg gerne have aflivet en misforståelse

som vi overholder hvad angår om der skal være en eu regulering

konstaterer jeg at der er faldet domme hvad dette angår jeg konstaterer også at der nødvendigvis må være en sammenhæng mellem de spilleregler der gælder for at det indre marked kan fungere og konfliktretten forstået på den måde at en konfliktret i mine øjne aldrig kan være helt ubegrænset det er den heller ikke i dansk anliggende men vi ønsker ikke at eu skal regulere konfliktretten i nogen lande herunder heller ikke danmark

det kommissionen har svaret den mener at nærhedsprincippet er overholdt

at domstolen allerede har grebet ind i konfliktretten

nødvendigt med en eller anden form for yderligere regulering af konfliktretten eller er det ikke hvis det er hvilken form tænker ministeren så

regulering skal have hvis det ikke er hvorfor konkluderer man så ikke bare nu og her at det udkast til forordning

ønsker en situation hvor en dansk regering kan tilkendegive en dansk holdning i en europæisk sammenhæng uden om europaudvalget

set til grund at der er bred enighed om at den procedure er den

undskyld det er der også grund til

ville ministeren så anmode om

skal jeg nok komme med den indstilling som regeringen mener er den rigtige

lagt frem jeg har ikke endnu hørt om et eneste land der bakker op om forordningen som

tværtimod har vi allerede nu hørt i hvert fald ét land melde

og tyve som en opfordring til at sige nej til monti

alle lande på nær frankrig måske havde sagt ja til monti

bedt om for et mandat

vegne at vi ikke ønsker en regulering i den danske konfliktret

vedtagelser der er lagt frem med med varierende politisk styrke repræsenterer

det samme jeg jeg mener at det vil være

vi begynder at fastlægge en dansk eu position i folketingssalen når vi har nogle meget klare spilleregler der vedrører

folketingets europaudvalg som det sted hvor den danske position

i europa kommissionen ok når der er et land

vedtages enstemmigt

også diskutere de to

forslag fremlagt af kommissionen herunder

fordi reaktionerne er ret skarpe og opbakningen ganske lille så vi ved endnu ikke om monti

godkendes i en politisk sammenhæng

typiske spilleregler det vil altså sige at den dag

skal afgive den danske position

op til det ministeren siger at regeringspartierne venstre og konservative også vil give ministeren det mandat der skal til

hvor vi kommer til at stå i forbindelse med mandatafgivelsen

jeg jeg synes bare at det er lidt uklart når der allerede er et land

har et lovforslag som den gerne vil igennem med

den situation at danmark har formandskabet og

jeg efter at have lyttet til diskussionen i dag

ikke er noget der tyder på at folketingets europaudvalg vil afgive et mandat at en dansk regering skal acceptere monti

som den foreligger nu jeg har i hvert fald lyttet mig til at det er den position folketinget

der står i den forbindelse må der efter regeringens opfattelse lægges afgørende vægt på at konfliktretten er en anerkendt grundrettighed som blandt andet er udviklet i den europæiske menneskerettighedsdomstols praksis det fremgår af eu traktatens artikel seks stykke to at eu udtrykkeligt respekterer en sådan grundrettighed på den baggrund finder regeringen at reglerne om den fri udveksling af tjenesteydelser bør vige for retten til at konflikte i den konkrete sag må jeg spørge er det stadig væk ministerens og den danske regerings opfattelse at reglerne om den fri udveksling af tjenesteydelser bør

at få ministeren ud af busken i forhold til monti

som ikke passer sammen hvis man virkelig mener

man gør her der er da ikke nogen i regeringspartierne der har ladet det her stå som et åbent spørgsmål det har jeg hverken hørt ordførerne eller undertegnede

sige tværtimod har vores udgangspunkt for hele debatten i dag været at konfliktretten er en fundamental del af den danske model og sådan ønsker vi at det fortsat skal være så er der en

ikke gået i gang med for vi ved ikke om

det forslag til forordning der ligger fra europa kommissionen overhovedet kommer til behandling i og med at opbakningen dertil synes ganske

jo selvfølgelig ikke om debatten fortsætter efter

nogle meget klare synspunkter i virkeligheden også en vis udvikling i debatten i forhold til kritikken af den her monti

forordning jeg vil gerne hæfte mig ved at

kunne forestille sig at en debat i europaudvalget ville munde ud i at

synes at det her forslag fra kommissionen

skulle nyde fremme måske har jeg ikke ramt det helt præcist men så må ministeren jo

det er sådan set også det jeg har hørt men det er jo fremsat

af sådan lidt forskellige og mere eller mindre

utydelige meldinger ikke mindst fra de tre regeringspartiers

og måske mere end nuancer imellem herre eigil andersens

opfattelse som jo er meget klar

de to andre regeringspartiers men det er godt at ministeren har lyttet sig til det jeg synes også det er meget glædeligt at ministeren

den danske regerings svar

den danske regerings svar som er dateret tredivete januar to tusind og seks jeg vil sådan set sige at alle medlemmer af beskæftigelsesudvalget

alle nye folketingsmedlemmer

det her stykke papir for det er det klareste og

det korteste og mest præcise og skarpeste forsvar for den danske model jeg nogen sinde har læst og jeg har læst et par sider om det der det er et fremragende stykke papir og når jeg roser det

er det jo så meget mere fordi det er blevet skrevet under en borgerlig regering der gik hundrede procent i brechen for konfliktretten og mit inderlige ønske er jo at nu hvor vi har fået en regering

leve op til de holdninger og det har jeg da så en vis optimisme med hensyn til på baggrund af ministerens svar på

hyllesteds spørgsmål så

diskussion om procedurer hvor

blevet belært om at vi har grebet det hele

godt følge hvis der var tale om et helt nyt spørgsmål som den danske regering og det danske folketing og det danske

men det er jo ikke det der er tilfældet

at man læser hvad den danske regering svarede i forbindelse med lavaldommen

ud fra og jeg har citeret en anden del af det tidligere i min forelæggelse det er derfor jeg synes det havde været helt naturligt hvis ministeren i dag havde meldt klart og tydeligt ud ja vi vil gøre hvad vi overhovedet kan for at forhindre at monti

godt som minister melde ud at det er ens holdning at man så også derudover afventer en formel behandling i europaudvalget

helt fint men der er jo ikke noget nyt i sagen når det drejer sig om at forholde sig til kommissionens forslag der med herre eigil andersens ord er et skarpt eller stærkt eller groft

at ministeren ikke kommer med en meget klar melding i forhold til det og jeg kan ikke se

i uoverensstemmelse med procedurerne her i folketinget at ministeren havde en mening

kommissionen som så helt tydeligt bør

det skal være mine afsluttende bemærkninger

klokken er også mange så jeg tror i og for sig at debatten